i dag er der følgende anmeldelse morten bødskov ole sohn morten østergaard og christian h hansen

så kan jeg oplyse at punkt tre på dagsordenen og det er første behandling af forslag til folketingsbeslutning om en uvildig undersøgelse af penkowasagen

som meddelt ordførerne udgår af dagsordenen efter ønske fra forslagsstillerne der samtidig

de ønsker at tage forslaget tilbage ønsker nogen at optage dette beslutningsforslag

et resultat af den store aftale der blev indgået for nylig mellem regeringen dansk folkeparti

element men det er

trygheden i vores samfund

videreføre en markant og fast men retfærdig retspolitik hvor vi gør en forstærket indsats mod de kriminelle både med hensyn til forebyggelse med hensyn til opklaring

med hensyn til strafudmåling

hjemmerøveri og organiseret indbrudskriminalitet som er det

i det lovforslag vi har til behandling er en meget meget

er stærkt intimiderende og det er noget som for langt de fleste mennesker som udsættes for den her form for kriminalitet

følelsesmæssig påvirkning som man først meget sent bliver helt fri af

kan være truende ja direkte voldelig over for personer der eventuelt ligger og sover

en stærkt stærkt krænkende oplevelse

de nuværende omkring to en halv år

og at vi for organiseret indbrudskriminalitet hæver den nuværende strafudmåling med omkring en tredjedel i forhold til det nuværende strafniveau det synes vi er rimeligt det er med

til at understrege at vi har en markant retspolitik som slår hårdt ned over for på de kriminelle der er også i aftalen fra maj måned

ressourcer både i forhold til

og i forhold til personale i kriminalforsorgen og

merforbrug er vi helt bevidste om og det vil så indgå om jeg så må sige forlods i de forhandlinger om en fornyelse af kriminalforsorgens fire års aftale som jo skal indledes til efteråret i den forbindelse skal man altså også huske

det merforbrug der vil være af pladser i kriminalforsorgen

forbrug der indtræffer

et betragteligt stykke tid det er jo sager som

skal opstå det er sager der først skal

og så vil den forlængede strafudmåling falde bagest i enden af den straf der

i forvejen ville være blevet udmålt så det er

et her og nu merforbrug per første juli når loven træder i kraft eller per første januar to tusind og tolv det vil komme langt senere men vi skal naturligvis tage højde for det i den fire års aftale der skal forhandles og og gennemføres til til efteråret

det er vi helt opmærksomme på og det fremgår altså også af aftaleteksten jeg vil også gerne her sige at vi taler om normalstraffe og fremhæve det udtryk og jeg vil også gerne fremhæve udtrykket som udgangspunkt der er ikke tale om at vi indfører minimumsstraffe det vil stadig væk være sådan at det er den enkelte domstol der

myndigheden retten og forpligtelsen til at foretage den konkrete udmåling og det kan jo så være i formildende eller i skærpende retning med alle de nuancer der er i den enkelte sag

af det her lovforslag vi tilsiger det vores fulde støtte og vil gøre hvad vi kan for at det får en ordentlig men også hurtig

årsagen til at man har udvalgt

sidste år som mål for en strafskærpelse men ikke tager den del med hvor der er et indbrud og

udvikler sig til et hjemmerøveri hvorfor har man valgt at udvælge én gruppe men ikke tage andre med

de første to domme jeg slog op i rigsadvokatens undersøgelse er udmålt til henholdsvis fem og otte år så hvordan forventer ordføreren for venstre at de strafudmålinger kommer til at ligge i fremtiden

er en form for kriminalitet som er meget meget grov og som er

særdeles krænkende i forhold til det menneske eller de mennesker som udsættes for den derfor har vi ønsket at skærpe straffen på det her område og markere at vi altså anser det for at være en meget grov og krænkende form for kriminalitet som vi gerne vil slå hårdt ned på

at komme hjem og blive udsat for et røveri i sit eget hjem når det er en indbrudstyv der pludselig hiver en pistol frem og truer sig til nogle værdier det tror jeg

vil blive udmålt meget meget mildere

er rimelig vi har også tidligere haft igangsat et arbejde herom jeg vil meget gerne være med til at se på om der er noget der skal forbedres på det område

behandles ordentligt og hæderligt af samfundet med hensyn til de allerallergroveste former for hjemmerøverier

de sager som ordføreren her nævner stadig væk er noget af strafferammen tilbage om jeg så må sige der kunne være givet strengere straffe

allermest bestialske og forfærdelige eksempler

form for røveri hvor man kommer hjem og

jeg da ikke afvise at det er en form for indbrud med så megen magt og voldsanvendelse

grovhed og bestialsk karakter

benævnes som et hjemmerøveri men det må vi jo i givet fald prøve at stille nogle spørgsmål

i udvalget og det forstår jeg også at ordføreren har gjort for at få en helt klar

hvordan hjemmerøveri defineres jeg vil tro at der er en glidende overgang og jeg vil tro

er det netop meningen at det kun skal være de tilfælde hvor gerningsmanden fra

der skal være omfattet af det her og ikke de tilfælde som fru karina lorentzen dehnhardt nævnte

nogle i sit hjem der så bruger våben

venstres ordfører kan forklare hvorfor

forskellige typer hjemmerøveri derfor forstår jeg heller ikke hvorfor

lave en afvejning af hvor hård en straf der skal gives alt efter hvor grov forbrydelsen er hvad er det konkret for nogle sager som har gjort at venstre finder at det er nødvendigt at lave de her strafskærpelser

ikke overhovedet forstår eller accepterer strafskærpelser vi ved jo kun alt for godt at enhedslisten dybest set er fuldstændig imod den konsekvente retspolitik som vk regeringen står for og har stået for gennem alle årene vi ved jo godt fra enhedslistens ageren og de mange forslag her i salen at enhedslisten dybest set er med de kriminelle det er jo det der karakteriserer enhedslistens politik forslag og retorik når vi snakker

derfor undrer spørgsmålet mig i og for sig ikke spor enhedslisten ville jo helst lade retspolitikken dalre og derfor er det også vanskeligt at se hvordan der overhovedet

et alternativ til den nuværende

jeg er af den overbevisning at der er brug for en strafskærpelse på området og

tror jeg at det vil blive afklaret ved domsafsigelsen det klart at de sager hvor man kommer hjem og overrasker

og truet og måske skudt som fru line barfod her nævner

for min skyld også meget gerne blive omfattet af strafskærpelsen

nu har jeg jo den opfattelse at man skal vælge en retspolitik der virker det er derfor jeg blandt andet har været meget glad for at få resten af oppositionen med på en handlingsplan mod bandekriminalitet som har nogle forslag der rent faktisk ville virke jeg kan forstå at venstre

det skal bare se pænt ud derfor forstår jeg

heller ikke at venstres ordfører kan stå her og sige at man ikke har sat sig ind i

med et lovforslag som kun omfatter én slags hjemmerøverier og ikke den

ene spørgsmål jeg stadig gerne svar på det andet spørgsmål er hvad er det konkret for nogle sager eller ny viden der er kommet til venstre siden rigsadvokatens redegørelse for få måneder siden som viste at domstolene godt er i stand til at give forskellige straffe for de forskellige typer hjemmerøveri afhængigt af hvor grov forbrydelsen er

strengere straffe men vi synes ikke at de for den her form for kriminalitet er blevet skrappe nok og derfor er vi tilhænger af det forslag vi her har til behandling vi vil meget gerne have en markant forøgelse af straffen for den her meget meget grove

vi er i venstre meget optaget af hvordan retspolitikken virker vi er på borgernes side vi er imod de kriminelle og forbryderne

det ses også ganske klart af at den retspolitik som regeringen og regeringspartierne har ført gennem de seneste otte ti år slår meget markant igennem vi får flere kriminelle både fra rocker

og bandemiljøet bag tremmer vi har en statistik som på mange områder viser at vi er

at få bugt med kriminaliteten og får knækket kurven vi har også lavet vores mange tiltag til forebyggelse og sat nye penge af ude i kommunerne til forebyggelse af ungdomskriminalitet og der er overhovedet ingen tvivl om at det virker og har en effekt det her er en mangesidet indsats det er

også straf og det er det vi ser resultatet

er det fru karen hækkerup som ordfører for socialdemokratiet

læst lovforslaget igennem var det virkelig

blandt andet sørgede for at også hjemmerøvere nu kan komme ud

halv tid hvis de opfører sig ordentligt i fængslet så man giver halv tid med det ene lovforslag og fordobler straffen med det andet

skal snakke hjemmerøverier fordi man åbenbart synes at

socialdemokraterne støtter lovforslaget vi støtter lovforslaget for

bliver udsat for den her ganske ganske grove type af hjemmerøverier

er krænkelsen virkelig ekstrem

at når vi kigger på antallet af hjemmerøverier

dansk folkeparti har turneret i pressen med nogle tal som var meget meget høje og det viser sig jo så

røverier der går under betegnelsen hjemmerøverier

ældre som er svagelig og som bliver overfaldet og udsat for et

foregår over halvdelen af vores hjemmerøverier i etageejendomme det er ganske ofte misbrugere unge mænd der render rundt og stjæler hos hinanden det er tit gæld der skal inddrives eller andet det vil sige at af hjemmerøverier som vi

ser det skrækkelige eksempel for os med nogle pensionister der fuldstændig krænkende og nedværdigende bliver overfaldet

der er typiske men det er dem der bliver berørt med den her strafændring og derfor

støtter socialdemokraterne lovforslaget når det drejer sig om skærpelse af straffen for hjemmerøverier

at op til at det skal være en normalstraf det skal stadig være

om straffen skal være højere eller lavere det vil sige er en konkret vurdering som skal foretages af domstolene og det kommer

at handle om de ganske grove sager alle de andre sager er ikke omfattet af den her lovændring

det er ufattelig krænkende når man bor i et lokalområde i

den ene gang efter den anden oplever at der kommer bander som organiserer

den aftale der er lavet at man nu vil forsøge at lave en central indbrudsenhed og

efter de her indbrudstyve det kan vi selvfølgelig kun bakke op om og også at der bliver sat penge af til det

er det altså ikke det der kommer til at virke præventivt det virker heller ikke som en hård og

at deres gerningsmænd går fri fordi politiet aldrig nogen sinde får fat i dem

at der er nogle der gerne vil tale retspolitik fordi de ved at

og halvfjerds at hjemmerøvere nu også kan komme ud efter halv tid vi ved at situationen er at vores fængsler er overfyldte der ligger

man har inddraget muligheder for beskæftigelse

hele kriminalforsorgen sejler når venstres retsordfører i sit ordførerindlæg siger at det her

er et forbrug der kommer efterfølgende

ekstra ressourcer i kriminalforsorgen allerede nu har man jo mange flere fanger som man skal

og som man altså ender med at løslade efter halv tid fordi man ikke har plads til dem det synes jeg problem man burde

lovforslaget det var da rart at høre at man støtter at der netop kommer et konsekvent initiativ over for forbrydere i det her samfund

så

derfor støtter vi lovforslaget

indbrud og hjemmerøverier som det her skal omfatte og hjemmerøverier og ikke om det tilfælde hvor

det tilfælde ville jeg ikke synes det var rimeligt

er gerningsmænd bevidst har planlagt at gå ind et sted hvor de ved

hjemmerøveri

at de grove hjemmerøverier der rammer mennesker som ikke har haft relationer eksempelvis kriminelle der skylder hinanden penge

meget sjælden forbrydelse folk skal ikke være bekymrede for det men selvfølgelig skal der sættes ind

den forebyggende indsats og indsatsen mod de overfyldte fængsler

at koble det her lovforslag l to hundrede og ni sammen med l en hundrede og fire og halvfjerds

sidde minimum to måneder i fængsel men der er vel ikke

straffe eller hvad

som også blev gentaget da vi behandlede

hvis man har afsonet halvdelen af sin straf dog minimum to måneder

er en grænse på otte måneder det betyder

er blevet delegeret kompetencen til at træffe beslutning om hvorvidt den

et andet element som handler om uledsaget udgang der har reglerne tidligere været sådan at

komme på uledsaget udgang for straffe op til otte år har man

hundrede og fire og halvfjerds omfatter egentlige hjemmerøverier

får væsentlig hårdere straffe end det som l en hundrede og fire og halvfjerds omtaler nemlig det nede i den milde

kun fordi fru karen hækkerup selv inddrager

hensynet til retshåndhævelsen

hjemmerøvere og organiserede indbrudstyve fra at blive omfattet af ordningen derfor er det faktuelt forkert at stå og give det indtryk

her tilfælde og i den her sag men der er ikke nogen garanti for at hjemmerøvere ikke kan komme ud efter halv tid det synes jeg at de konservative skulle tage

lang tid vi skal straffe folk hvis man spurgte mig hvad målet egentlig

at sige til den danske befolkning i kan være trygge og rolige ved at der er styr på det at kriminalitet bliver opklaret at forbrydere kommer i fængsel og

behandling de modtager undervisning de bliver hjulpet videre til et liv uden kriminalitet

så som ikke bliver fulgt op af den resocialiserende indsats der er behov for i fængslerne vi har fængsler med et belæg

vores fængsler er ganske grotesk volden i fængslerne er stigende regeringen burde med det her lovforslag også

ordførers indlæg her

af l to hundrede og ni der var mange kritikpunkter der var mange forbehold og der var i det hele taget meget sådan snak frem og tilbage

få klemt ud mellem sidebenene at socialdemokraterne

det er rart når regeringen får

kritikpunkter og besværgelser inden man sådan lige kunne få klemt ud

været umådelig mange meldinger

det hele taget står inde for den stramning af retspolitikken som vi her taler om der har været meget

folk med forsæt har planlagt at overfalde uskyldige mennesker fordi de har

havde værdier i deres eget hjem vi synes i socialdemokraterne er fair at det bliver straffet hårdt

bekymrede i forhold til regeringens udmelding var

for nogle hjemmerøverier eller røverier i hjemmet der

eller er det eksempelvis som jeg også nævnte tidligere niecen der truer sin onkel fordi hun er afhængig af stoffer og skal have nogle penge

nemmere at tage stilling til hvad man læser derfor jeg selvfølgelig også give en samlet melding socialdemokraterne står bag det her lovforslag

også at sf er meget i tvivl med sig selv og

det altså hvordan man skal danne sig et indtryk af hvad der egentlig er

er det sådan en lidt diffus linje som vi kender

forsvarede kriminaliteten og forbryderne eller er det

en mere konsekvent hård retspolitisk linje som den vk regeringen står for jeg må indrømme

de signaler der kommer fra socialdemokratiet fra sf og fra enhedslisten som jo tonser frem i meningsmålingerne og åbenbart

meget stor indflydelse på en eventuel anden regerings politiske indhold

man vil køre og jeg synes også at meldingerne om l to hundrede og ni i dag

at den borgerlige regering har haft ansvaret for vores retspolitik i ti år

opklaringsprocenten er forsvindende lav

fængsler fordi man den ene gang efter den anden kun

se på den resocialiserende indsats som handler om hvad der bliver gjort med de indsatte der rent faktisk kommer ind i vores fængsler vi har stigende vold i vores fængsler vi har stigende bandeproblemer i vores fængsler vi har et arbejdsmiljø i vores fængsler som slider vores medarbejdere ned

om at for at lette kapacitetspresset på vores fængsler skal folk ud på halv tid altså

har præsteret i de sidste ti år det vil derimod være det man vil få når en ny regering forhåbentlig kommer til

vores blik vil være på hvordan vi forhindrer at

vil følge op på på de lovændringer som ellers

det fru marlene harpsøe som ordfører for dansk folkeparti

en tryghedspakke der er rigtig mange gode elementer i i netop denne pakke hvis

straffen for overfaldsvoldtægt bliver skærpet

som det jo hedder gøres permanent og det bliver nemmere at udvise kriminelle udlændinge fremover kan kriminelle udlændinge altså kun få én betinget udvisningsdom

bliver denne udvist af danmark så bliver straffen for hjemmerøverier skærpet straffen for organiseret indbrudskriminalitet

straffen for at sælge og besidde

der bliver lavet en indbrudsenhed under rigspolitiet og der bliver lavet en særlig restriktiv arrestafdeling i vestdanmark

med det her lovforslag vedtager vi følgende fra tryghedspakken nemlig 1 at straffen for hjemmerøverier fordobles så normalstraffen som udgangspunkt er fem års fængsel og fængsel i op til ti år

at straffen for organiseret indbrudskriminalitet hæves med en tredjedel i forhold til det nuværende niveau det kan man kun være tilfreds med for det er enormt ubehageligt at være den der bliver udsat for et hjemmerøveri og det skal være tilsvarende ubehageligt for den der begår hjemmerøveriet ens private hjem er

og derfor er det også ekstremt grænseoverskridende når man pludselig står ansigt til ansigt

og tryghed bliver til frygt og så i ens eget hjem tryghed bliver nogle gange omtalt som en størrelse

synes holdningen nogle gange at være

skal tages meget alvorligt ikke kun fordi frygten i sig selv er særdeles ubehagelig men også fordi angsten kan være totalt invaliderende for den der bliver ramt af den og skulle vi ikke tage frygten alvorligt

er tale om følelser jo selvfølgelig skal vi det uanset uanset om vi som politikere

og i to tusind og ni blev der registreret tre hundrede og ni og halvtreds hjemmerøverier på grund af disse mange hjemmerøverier er almindelige danskere nu bange i deres eget hjem i det hjem der ellers skulle være en zone af tryghed og ro

længe kæmpet for at skærpe straffen for hjemmerøverier

ovenud tilfredse med at det nu lykkes at skærpe straffen for denne ekstremt ubehagelige og utryghedsskabende

gået målrettet efter hjem eller steder hvor de har kunnet forsyne sig med dyre designermøbler på krogerup højskole der ligger i humlebæk i nordsjælland

to gange i år oplevet indbrud hvor designermøbler for over en million kroner er blevet stjålet og det skete endda mens eleverne og lærerne lå på skolen og sov disse indbrudstyve har ingen hæmninger og derfor skal straffen også være markant og særdeles mærkbar i dansk folkeparti er vi derfor også glade for at vi har kunnet nå til enighed med regeringen om at skærpe straffen for

selvfølgelig lovforslaget

vi vil gøre landet trygt for borgerne og utrygt

mennesker i dette land har arbejdet hårdt i en tryg forvisning om

kunne de faktisk trække sig tilbage og stadig væk have nogle gode år hvor de kunne nå at være sammen med deres familie og nyde livet og nå at

dansk folkeparti nu fra de her mennesker

der er ikke tale om at man nedbringer antallet af hjemmerøverier bare at dem der bliver taget for at begå hjemmerøverier kommer til at sidde

ændre efterlønsordningen men når det så er sagt sætter det jo ikke nogen personer i et tomrum fordi vi blandt andet også indfører det gør vi i hvert fald efter et valg hvis vi stadig har flertal en seniorførtidspensionsordning så det vil stadig væk give tryghed og

velfærdssamfundet at man netop indfører den her seniorførtidspensionsordning så man kan ikke

den reelle betaling handler om

indtil år to tusind og tyve og betaler vi ikke den regning

kan vores velfærdssamfund slet ikke løbe rundt så den egentlige

har fået strafskærpelser igennem den handler om om beløbet passer og om vi kan sætte to streger under facit i år to tusind og tyve

der udfører deres arbejde hver dag det er ikke har tømt statskassen

regeringen har givet masser af skattelettelser til de rigeste men i forhold til tryghed

her var betalingen og at man ville have de her lovforslag vedtaget inden sommerferien det er jo derfor vi har ekstraordinære møder her i juni måned

havde regnet med at de kunne trække sig tilbage og nå at have en ordentlig pensionisttilværelse inden de var så syge og så nedslidte

de ikke længere kunne få særlig meget ud af pensionisttilværelsen og så det at man ikke får

folk længere tid i fængsel

være en efterlønsordning og der vil stadig væk være tryghed også for dem som engang betaler til en efterlønsordning men som enten psykisk eller fysisk bliver nedslidt på arbejdsmarkedet så de kan trække sig tidligere tilbage

når det er at vi efter et valg gennemfører den efterlønsreform

fru line barfod igen og igen kommer med nogle postulater som bare ikke har hold i virkeligheden altså jeg synes at

sket rundtomkring i verden for

og der har været penge som desværre skulle betales

økonomiske kriser efterlader regninger

betales og pengene skal stemme overens med det vi har i statskassen jeg ved godt at man fra

fru marlene harpsøe som jeg formoder har et tæt samarbejde

i mange medier og sige at det

for de mange hjemmerøverier da tv avisen konfronterer ham med at

to og tyve hjemmerøverier om året

er af regeringen

skulle jo ligesom kunne fremvise et eller andet troværdigt tal

i forhold til at vi har medvirket til at forringe efterløn og pension for en halv million danskere

i mange og de store og de flere

hjemmerøverier men virkeligheden er at det her

hæve både pensionsalderen og efterlønsalderen

i forhold til det her med antallet af hjemmerøverier

en mærkelig debat det her med hvornår der er tale om et egentligt hjemmerøveri altså om det er en person som kommer hjem mens der er indbrudstyve i

og bliver truet eller om

og hvor der altså er nogen som bryder ind hos dem truer dem og får udleveret kontanter

befolkningen er hamrende ligeglad med om det

tre hundrede og ni og halvtreds hjemmerøverier

er lige ubehageligt

to tusind og seks

fru marlene harpsøe taler jo også om indbrud der udvikler sig til hjemmerøverier men fakta er jo at

og undskyld mig men for mig ser

som om man har taget sig umanerlig

for at forringe efterløn og pension for rigtig mange danskere det er det der er virkeligheden her mit sidste spørgsmål skal være

kun i halvdelen af tilfældene lykkes det rent faktisk

gerningsmændene og det vil sige at der er rigtig mange ofre som aldrig nogen sinde vil

betyde at ofrene kan få bedre adgang til erstatning en mulighed som

ofrene alvorligt men jeg står her på talerstolen

stilling til det i forhold til at sf ikke var med

at s og sf jo har fremlagt en

man netop går ind og støtter at efterlønsalderen og pensionsalderen

jeg skulle have sagt i stedet for så kritiserer socialistisk

skulle være blevet billigt betalt for at forringe efterlønsordningen

at afskaffe efterlønnen det er der nogle partier i den gruppe vi har siddet og

en social balance sådan at

vi efter et valg forhåbentlig får flertal igen kan indføre blandt andet en seniorførtidspensionsordning

jeg bare interesseret

skulle sikre at skoler institutioner med skulle få færre indbrud det har jeg da utrolig svært ved at se at

højskole men i forhold til strafskærpelsen

ikke i tvivl om at det selvfølgelig vil have en afskrækkende effekt i forhold til om man

lysten viljen selv om det er forfærdeligt krænkende at gå ind i andre menneskers private hjem eller på en højskole og stjæle andre menneskers værdier jeg må sige at

det som er problemet er jo i virkeligheden

for nemt at begå forbrydelsen uden

folkeparti har jo medvirket til en politiaftale der sørger for at få mindre

at opklare forbrydelserne

af den politiaftale man har indgået

politiske overbevisning at risikoen for at

for at få antallet af røverier til at falde end om man får

set også henvendt sig til justitsministeren om netop det

til hele den her debat om kriminalitetsbekæmpelse ikke kun fordi det netop vil virke effektivt over for forbryderne men også sikre tryghed rundtomkring

sikret at der bliver optaget langt flere politielever

får sikret en meget større politistyrke som også kan gribe effektivt ind over for de forbrydere der er rundtomkring i landet

vi gør

at blive lottomillionær end at blive udsat

at der er større risiko for

der er chancer for at blive lottomillionær

sandsynligheden for at blive udsat for det er ganske lille

at betale til efterlønsordningen det er jo

altså også en social sikring så det er positivt

det her alvorligt tre hundrede og ni og halvtreds hjemmerøverier i to tusind og ni er næsten ét om

er at vi tager tingene alvorligt vi ser helt

af grænsen her i sommervarmen tak til fru marlene harpsøe så er det fru karina lorentzen dehnhardt som ordfører for socialistisk folkeparti

suseme betyder alene ved jeg ikke men

eneste der en gang imellem bevæger sig lidt på kanten der er ingen

tvivl om at det kan være en meget krænkende oplevelse at blive udsat for et angreb i sit eget hjem

meget krænkende oplevelse bare at blive udsat for indbrudstyveri i sit eget hjem det at komme hjem til et hjem som er smadret som er gennemrodet

ud over regeringen har jo ikke formået at knække indbrudskurven og det synes jeg er stærkt beklageligt for de mange borgere som netop må opleve at deres hjem bliver gennemrodet og tømt for værdier og til forskel for indbrudstyveri begået af enkeltpersoner fra misbrugsmiljøet synes jeg at

organiseret indbrudskriminalitet er planlagt ud fra en meget kynisk kalkulation om en økonomisk gevinst

ser vi endda også at det foregår på bestilling derfor finder jeg faktisk også at straffen bør skærpes

og jeg er ligesom herre simon emil ammitzbøll også meget optaget af at vi har politi nok til at løfte opgaven

opklaringsprocenten er uhyggelig lav i forhold til hjemmerøverier har sf faktisk tidligere støttet at det blev en skærpende omstændighed at et røveri bliver begået i et privat hjem men det her forslag

her fra talerstolen prøver at gøre det til et spørgsmål om tre hundrede og ni og tres hjemmerøverier

forslaget ved den måde det er skruet sammen på er udtryk for noget sjusk fordi det lægger op til en ret stor forskelsbehandling

ofre der er udsat for en ukendt gerningsmand som bryder ind i hjemmet

som kommer hjem hvor der er et igangværende indbrud og hvor det så senere udvikler sig til et røveri jeg er sikker på at oplevelsen af ubehag og det voldsomme overgreb er meget ens for dem som oplever det her og jeg synes ikke at det det her forslag udviser den helt store sammenhæng i forhold til de to grupper

jeg slog op på i rigsadvokatens undersøgelse

i forhold til at normalstraffen nu bliver udmålt til fem år for dem tror jeg

formindskes

meget frem til at få nogle svar på

det her er at vi støtter intentionen om

men det her forslag er udformet på en måde så det er udtryk for en ringe

som jeg ikke synes at danskerne og ofrene kan være tjent med og på den baggrund

jeg faktisk også at såfremt

sætte straffelovrådet til at undersøge hele røveriområdet for der skal altså være en form for proportionalitet og sammenhæng i hele røveriområdet så vi kan sikre retfærdighed og rimelighed for alle ofre og ikke kun én gruppe af ofre som regeringen her har udvalgt nemlig i de to og tyve domme der falder om året i

så synes jeg at der skal gøres langt mere for at få opklaringsprocenten

og det må være smertefuldt for dem som ikke kan få stillet deres gerningsmand til ansvar det kræver selvfølgelig at vi har noget politi som

der skal flyttes rigtig rigtig mange

politimænd og kvinder til indendørs kontorarbejde og det vil sige

sikre at vi får færre hjemmerøverier der er også behov for at sikre ofrene noget mere anerkendelse særlig de ofre som ikke får stillet deres gerningsmand til ansvar derfor stiller vi et ændringsforslag til det her lovforslag så der bliver en mulighed for

sikre ofrene en tortgodtgørelse det er et meget lille men meget rimeligt beløb som blandt andet kan dække den psykologhjælp som

og pension for rigtig mange danskere en fjernelse af den tryghed de havde i forhold til at at kunne vælge selv hvornår de ville gå fra

jeg synes ikke at det står mål

indstilling til det her lovforslag

regering efter næste valg

om de tre hundrede og ni og halvtreds hjemmerøverier som dansk folkeparti gerne vil have det til at handle om det her handler om de cirka to og tyve hjemmerøverier der var sidste år så lad os nu bare kalde en spade for en spade og konstatere at dansk folkeparti taler om et ude i offentligheden og prøver at give indtryk af at det her virkelig er en meget meget stor sag men virkeligheden her i folketingssalen

det her jo ikke om noget særligt når man sådan går det efter i sømmene i hvert fald

jeg kan bare sige at vi skal have straffelovrådet til at kigge hele røveriområdet igennem vi synes det er dybt urimeligt og uretfærdigt over for de ofre som

at en forbrydelse der i virkeligheden kan vise sig at være grovere end et hjemmerøveri som udmåles til fem år efter det her forslag faktisk vil blive takseret meget billigere der er behov for sammenhæng og proportionalitet i det her vi støtter hårdere straffe for hjemmerøverier og derfor har vi også tidligere støttet at det blev en skærpende omstændighed

at man

får magt

tale om det lige nu og tage stilling til om man vil

at bekæmpe kriminaliteten

end at hun ikke kunne tage stilling til om der skulle

noget mere i erstatning til ofrene for hjemmerøverier

er det i hvert fald på plads i forhold til straffelovrådet

skal ind over for at sikre at der er sammenhæng og proportionalitet i straffene

vil lægge en strafskærpelse ind og så giver man en lang næse til en anden gruppe ofre nemlig dem som har været udsat for nøjagtig den samme oplevelse

det der er formålet med straffelovrådet

om at det her skal opleves som retfærdigt og rimeligt for den samlede gruppe af ofre

korte bemærkninger så er det herre tom behnke som ordfører for det konservative folkeparti

og flere andre partiers side har et ønske om at vi skærper straffen for organiseret indbrudskriminalitet

hjemmerøverier og hvorfor gør vi så det ja det gør vi af flere forskellige grunde altså for mit vedkommende skal det ikke være nogen hemmelighed at når jeg sidder og kigger på

er en rimelig straf i forhold til den forbrydelse man begår

er en rimelig straf i forhold til grovheden

er en rimelig straf i forhold til den skade man påfører ofrene både fysisk og psykisk

straf og det mener jeg faktisk er en væsentlig opgave for mig

der er en rimelig straf vi overlader så selvfølgelig til domstolene

i det konkrete tilfælde at vurdere den konkrete forbrydelse og omstændighederne

omkring gerningsmanden og så videre det overlader vi trygt til domstolene

det her punkt har jeg den opfattelse at det ville være hensigtsmæssigt

vi fik skærpet straffene for jeg synes at de straffe der bliver udmålt når vi taler om egentlige hjemmerøverier

derfor er jeg meget tilfreds med og derfor er vi fra konservatives side meget tilfredse med at vi nu fordobler straffen for egentlige hjemmerøverier og tager udgangspunkt i at normalstraffen skal være fem års fængsel derudover

straf rent faktisk virker jeg ved godt at vi igen og igen

taler sit eget klare og tydelige sprog den her regering har

finde os i den personfarlige kriminalitet og resultatet

at den personfarlige kriminalitet falder

og voldsmænd er det laveste i fyrre år så selvfølgelig hjælper det at man sætter markant

hvad vil vi ikke finde os i

den præventive indsats men også den politimæssige den opklarende indsats og hvad er det for straffe vi giver

for signaler vi sender til dem som sidder og overvejer om de skal

rent statistisk bliver det noget tyndt i kanten i forhold til

til for at vi kan sige at det har en effekt men jeg tror bestemt at der er nogle der sidder enten her i landet eller andre steder og overvejer hvilke typer forbrydelser de vil begå for at berige sig

overveje og vurdere hvad kan betale sig hvor kan man lave en forbrydelse og der tror jeg nok at det her vil sende nogle klare signaler om at egentlige hjemmerøverier

der sættes markant fokus på området vi satser på at komme det til livs

får nogle meget markante straffe

senere på året bliver det sådan at hvis man kommer fra et andet land

at sidde i et dansk fængsel og afsone sin straf nej så skal man hjem

handler også om tryghed og sikkerhed for ofrene for det betyder rigtig meget for os konservative at vi tager hånd om ofrene og deres tryghed og deres sikkerhed og har det så ændret

mens den her regering har siddet ja det har det i allerhøjeste grad

at frygten for at blive udsat for en forbrydelse

under tredive procent hvis vi spoler

den her regering tilbage til en socialdemokratisk ledet regering

så synes jeg også man skal huske på at det her forslag jo ikke kan stå alene det skal selvfølgelig ses i sammenhæng

at vi er i fuld gang med at lave nogle indbrudspakker

ind i fængslerne det hele hænger sammen og vi er meget tilfredse med lovforslaget her som vi støtter fuldt ud

her normalstraffen for et hjemmerøveri fem års fængsel

jeg mener ikke at der nødvendigvis er tale om en ubalance for i det omfang at der skulle være tale om en ubalance

der hvor man ligger trygt og rart i sin seng i sit eget hjem natten er faldet på børnene ligger og sover

pludselig nogle der sparker døren ind eller på anden måde bryder ind i ens hjem og med vold eller trusler om vold måske endda bevæbnede tager en som gidsel

eget hjem og stjæler ens værdier man bliver måske endda oven i købet udsat for vold eller frihedsberøvelse mens det står på og børnene skal se på det

med at det bliver straffet med fem års fængsel eller mere overhovedet ikke

strafskærpelser kan vi godt gøre det har jeg ikke umiddelbart tænkt mig at gøre i forhold til det her men det kunne man godt gøre

hundredtusinde almindelige mennesker oplever utryghed i

spiller ikke nogen rolle for mig det lovforslag vi står

er en idé jeg har haft liggende på mit skrivebord i lang tid

nogle af de tiltag er allerede sket og jeg havde også et ønske om at vi lavede nogle strafskærpelser i forhold til de organiserede indbrud det er kommet med nu jeg har længe haft et ønske om at vi i forhold til de egentlige hjemmerøverier

jeg at det er så grov en krænkelse så det forslag har længe ligget på mit bord det er ikke noget der er poppet op i forbindelse med nogle aftaler om

har jeg længe ønsket og jeg er så glad for at det nu kommer igennem uanset årsagen til

at det har ligget længe på herre tom behnkes bord

rigsadvokaten har konstateret at der ikke har været behov for strafskærpelser og det har justitsministeren i hvert fald indtil for nylig

sagde at

sende et signal til gerningsmændene for egentlige hjemmerøverier om at det skal man holde sig fra

som det sender til gerningsmændene

de andre røverier som ikke er omfattet

sig selv handler om de egentlige hjemmerøverier men strafferammen er ti års fængsel også for andre typer hjemmerøverier også indbrud der udvikler sig til at være hjemmerøverier

er grov nok så vil de blive omfattet af § to hundrede og otte og firs stykke to

når vi i folketinget sender det klare signal at lige præcis i forhold til de egentlige hjemmerøverier ønsker vi en markant strafskærpelse kan domstolene jo også i andre røverisager for at opnå proportionalitet

helt op til ti år det kan de gøre det står domstolene fuldstændig frit for så længe det ikke strider mod en anden lov det er klart det må det

men proportionaliteten kan kan opnås så derfor tror jeg faktisk på at det her lovforslag vil have en afsmittende effekt i forhold til andre hjemmerøverier

er jo at den her strafferamme sådan set altid har været tilgængelig og det regeringen vælger at stramme for

er de to og tyve egentlige hjemmerøverier

det sender et uheldigt signal til de andre ofre som også står i en meget meget ubehagelig situation og det sender et signal til

til at betale sig fra end hvis det er et egentligt hjemmerøveri så handler det jo bare om at planlægge det så

jeg mener at der er behov for noget mere sammenhæng

i den måde vi har indrettet det her på et sidste spørgsmål

det konservative folkeparti sig til at

ofre for hjemmerøverier for der er mange af dem som aldrig vil kunne få stillet deres gerningsmænd til regnskab hvordan forholder det konservative folkeparti sig til

om at sikre at der kan udbetales en tortgodtgørelse

lang diskussion som bliver meget faglig og en minut til spørgsmål og

svar giver ikke rammerne for det men alligevel vil

det der gør sig gældende er jo at der er forskel på de forskellige typer af røverier der er forskel på de forskellige typer af hjemmerøverier nogle gange er der tale om at narkomaner opsøger hinanden på bopælen fordi de har et økonomisk mellemværende det mener jeg er en helt anden situation end et egentligt hjemmerøveri

også den situation hvor der er en der har lavet et indbrud og bliver overrasket og på vej ud derfra for at sikre sig

tale om et hjemmerøveri men jeg mener

og det vil man også komme til at se i strafudmålingen selvfølgelig vil man det i forhold til

synes jeg det er et meget interessant emne der bliver bragt op jeg havde egentlig den opfattelse at de

mennesker var omfattet af de erstatningsregler vi havde så det er et område jeg mener vi skal dykke dybere

gå positivt ind i uden at love noget på forhånd for der kan være nogle årsager til at man gør det man gør

lone dybkjær som ordfører for det radikale venstre

som sædvanlig er jeg meget glad for herre tom behnkes tale denne gang også fordi det virker meget afklarende og det kan jo godt være nødvendigt i forbindelse med det her lovforslag for noget af det interessante ved det her lovforslag

ikke står det er jo forbløffende mange ting der ikke står i bemærkningerne

er vedlagt et par redegørelser men i selve lovforslaget står

ikke særlig meget andet end en henvisning til en aftale

lidt mere og det skal jeg komme ind på men

bilag en og to er jo nyttige at have og de kan selvfølgelig også vise lidt om hvordan situationen er

hvorfor man tror det her vil

i det her lovforslag havde det helt og uden videre åbenbare at det her vil virke det er det som herre tom behnke er kommet frem med og derfor synes jeg også det kunne være interessant at få justitsministerens kommentarer til herre tom behnkes tale i forbindelse med udvalgsarbejdet

officielt hold der står heller ikke noget om hvor mange

man regner med det kommer til at at koste i forskellige sammenhænge der står

antal som man opererer med nu skal jeg lade være med at

jeg har forsøgt men jeg er ikke sikker på at jeg kommer frem til det rigtige og jeg tænker også

noget for noget ordningen og den type ting

men men der står jo ikke noget om hvor

en hundrede og halvtreds årspladser der står heller ikke

der tilsvarende med de halvtreds årspladser

hvor mange er der tale om

og hvordan har man regnet sig frem til de her ting så er der anlægsudgifterne det skal jeg

justitsministeren om at afklare også set i lyset af den diskussion vi har haft handler det her om to og tyve handler det om tre hundrede og ni og halvtreds eller hvad drejer det sig egentlig om

justitsministeren vil afklare når han nu går op og svarer på indlæggene

på det her vi har selvfølgelig stillet spørgsmål

har ikke fået nogen svar til trods for at vi faktisk har bedt om at få de her oplysninger frem inden førstebehandlingen

bliver i forhold til andre strafferammer det er selvfølgelig også interessant at herre tom behnke mener at det bliver helt fint og at der nok skal komme et afløb i forhold til andre straffe det gør jo også at man må spørge sig selv om

kommentar fra justitsministeren

som sagt er der virkelig mange ting der ikke står i det her forslags bemærkninger og det synes jeg er interessant og selvfølgelig uansvarligt

vil det komme til at virke som man tror eller vil det ikke komme til at virke som man tror

det vil komme til at virke som man tror det er også det det kriminalpræventive råd siger

være bedre

være meget mere effektivt end det man laver på den her måde og ville det ikke også være rimeligt der er jeg da glad for de positive

tilsagn der har været at man sikrede at ofrene fik

godt være at det i virkeligheden ville være det bedste

ikke modstander af straf men vi vil bare gerne have et strafniveau der virker og er proportionalt med andre ting og derfor går vi imod

er det radikale venstre

sige til socialdemokratiet og

også af hensyn til landet men men bortset fra det

opklaringsprocenterne er og så vil vi

med en vurdering af om man har

ordentlig proportionalitet i det her

strafskærpelserne for hjemmerøveri

her i foråret som det radikale venstre i allerhøjeste grad er med i men det som det radikale venstre går imod både nu og i fremtiden er hovsapolitik og symbolpolitik derfor vil vi ikke fare

ny hovsapolitik og ny symbolpolitik selv om flertallet skifter vi vil foretage en ordentlig vurdering af den udvikling der har fundet sted de sidste ti år både med hensyn til forbrydelser og med hensyn til opklaringsprocenter

år har dansk folkeparti venstre og konservative den ene gang efter den anden givet skattelettelser til de rigeste samtidig med at man har skåret

fagforeningerne og dermed muligheden for at opnå nogle gode rettigheder på arbejdsmarkedet det vi ser her er at dansk folkeparti fjerner den tryghed som mange tusinde

danske samfund en væsentlig grund til at man har efterlønnen er jo at man kan se at de mennesker der går på efterløn

to år kortere end dem der ikke går på efterløn det vil sige at de med efterlønnen har haft en mulighed for at få en reel pensionisttilværelse

deltage i fritidsaktiviteter og så videre det fjerner dansk folkeparti og den betaling man får

nogen virkning det er ren symbolpolitik som betaling til dansk folkeparti for at de fjerner trygheden for mange tusinde mennesker der ikke længere kan få efterløn

andre ordførere har også været inde på det besynderlige i den måde

i forslaget her skelner mellem de forskellige typer hjemmerøverier

at foretage den konkrete afvejning af

en helt så lang straf der har ikke været noget som helst sagligt der antyder at den længere straf skulle gøre at nogen skulle afholde sig fra at begå et hjemmerøveri det kriminalpræventive råd anfører i deres høringssvar at gennemsnitsudbyttet ved et hjemmerøveri er titusind

hvis der er

det svært at forestille sig at de mener at titusind kroner skulle stå i et rimeligt forhold til en fængselsstraf på to en halv

gør nogen forskel for dem om det i stedet for hedder fem år jeg tror som det også

og som fru lone dybkjær blandt andet var inde på

man bliver opdaget om der er risiko for at man bliver fanget og kommer i fængsel

er afgørende for om man begår røveriet eller ej derfor tror jeg det er der vi skal sætte ind det er der man skal bruge ressourcerne

på at sætte folk længere tid i fængsel som ikke har nogen som helst effekt når vi kommer op i den ende selvfølgelig har straf en effekt og selvfølgelig kan man også i nogle tilfælde se at strafskærpelser har en effekt men der er intet der i den

type sager peger på at det skulle have en effekt det eneste formål der er med at sende de her mennesker længere tid i fængsel er at dansk folkeparti kan gå ud og sige at de så har fået noget i stedet

forklare både sosuerne jord og betonarbejderne og alle de andre der knokler hver eneste dag hvorfor man mener at det at de ikke længere kan gå på efterløn det at de ikke længere kan regne med at have ret til en pensionisttilværelse skulle opvejes af at der er nogle forbrydere der kommer til at sidde nogle flere år i fængsel

har altså meget meget svært ved at se hvordan man har foretaget den afvejning og det har vi heller ikke fået frem her under debatten

vælgere hvordan det hænger sammen vi kan i hvert fald ikke støtte det her forslag

fanges så skal de straffes så skal de resocialiseres og så skal der komme mindre kriminalitet

de fleste partier er tilhængere af på forskellig vis

straffen for nogle grove hjemmerøverier

i udgangspunktet være positiv

men

nogle ting der komplicerer spørgsmålet

bare kan sige at der nogle lidt hårdere straffe for nogle grove forbrydelser og så er livet dejligt vi har lagt mærke til to høringssvar det

dommerforeningen som taler

mellem de forskellige forbrydelser det andet er høringssvaret fra det kriminalpræventive råd som meget godt

mere effektiv i forhold til at påvirke omfanget af kriminaliteten det tror jeg ikke at der er nogen tvivl om er korrekt derfor er det jo også interessant at vi så sent som i dag i medierne har fået gentaget den pointe som burde være slået fast med syvtommersøm at den politiaftale som regeringen har indgået med dansk folkeparti det radikale venstre socialdemokraterne

til at sikre at der er nok politi til

de forbrydelser der bliver begået her

jeg glæder mig til at vi skal have et samråd med justitsministeren den fireogtyvende

før dagens medieomtale fordi problemet jo allerede har har været der længe vi diskuterede det også i december måned derfor må jeg sige at liberal alliance

i kriminalforsorgen det tager man selvfølgelig højde for

er det hele jo et spørgsmål om prioritering

mere politi så opklaringsprocenten bliver højere så vil vi i liberal alliance vælge

finanskrise og meget mere åbenbart ikke har fået det ind i alle partiers

sted kan man ikke

det burde være gået op for de fleste herinde når

års økonomiske problemer men det er det åbenbart

en prioritering der hedder at vi satser på at forbrydelserne forbrydelserne ikke bliver opklaret

lave symbolpolitiske forslag som det her

jeg vil gerne sige tak for en

modtagelse af forslaget selv om der jo er forskellige opfattelser af sagen det har jeg noteret mig det er jo sådan at

for at beskytte ofre med videre har besluttet yderligere

styrke indsatsen for at borgerne skal kunne føle sig trygge i deres eget hjem den aftale

at straffen for hjemmerøverier bliver fordoblet så normalstraffen som

være fem års fængsel og at straffen for organiseret indbrudskriminalitet hæves med en tredjedel i forhold til det strafniveau vi kender nu strafskærpelserne bliver gennemført med det lovforslag der ligger her

inde på en række andre elementer det her forslag indebærer at straffen for organiseret indbrudstyveri der henføres under strafskærpelsesreglen i straffelovens § to

og seks og firs stykke en gennemgående forhøjes med en tredjedel i forhold til den straf der hidtil har været fastsat af

for eksempel tyvebander som målrettet og systematisk stjæler betydelige værdier ved indbrud eller som på professionaliseret vis stjæler designermøbler fra private hjem eller gennemfører rambuktyverier og anden form for grov indbrudskriminalitet forslaget indebærer desuden at egentlige

fremover som udgangspunkt skal anses for at være røveri af en sådan grov beskaffenhed at forholdet bliver henført under strafskærpelsesreglen i straffelovens § to hundrede og otte og firs stykke to

hvorefter strafferammen er fængsel i indtil ti år samtidig

strafniveauet i sager om egentlige hjemmerøverier bliver forhøjet til det dobbelte i forhold til den straf der hidtil har været fastsat af domstolene så straffen altså som udgangspunkt vil være fem års fængsel

er jo et røveri hvor gerningsmanden og offeret ikke har haft nogen forudgående personlige relationer

hvor motivet må anses for at være en formodning om værdier i offerets hjem og hvor gerningsmanden er trængt ind i det private hjem uanset at beboerne var hjemme uden for den tilsigtede strafskærpelse falder så

røveri i et privat hjem med motiv af hævn eller inddrivelse af en påstået gæld eller lignende og sager med indbrud som udvikler sig til et røveri for eksempel fordi husets ejer kommer hjem og tager indbrudstyven på fersk gerning

det vil være sådan at fastsættelsen af straffen i de enkelte tilfælde stadig væk vil bero på domstolens konkrete vurdering af samtlige omstændigheder i sagen og det angivne strafniveau vil kunne fraviges både i op og nedadgående retning hvis der er skærpende eller formildende omstændigheder forbundet med forbrydelsen

fornuftige tiltag vi gør her de skal som sagt ses i en sammenhæng med de andre elementer der er i tryghedspakken hvorunder vi også får

ny politienhed der på tværs af politikredsene vil kunne efterforske den slags forbrydelser altså organiserede tyvebander hjemmerøvere og andre øvrigt

får mulighed for i højere grad at kunne pågribe ved denne tværgående politienhed derfor stiger risikoen set fra forbrydernes synsvinkel for at blive pågrebet og dømt også med den skærpede politiindsats politiindsats vi gør over for disse former for

for borgerne det skaber utryghed at der er hjemmerøvere på færde det skaber utryghed at der er organiserede tyvebander på færde som kan slå ned hvor som helst så man ikke kan vide om der har været indbrud i ens hjem når man kommer hjem vi skal sørge for at der er så stor tryghed og sikkerhed i det danske samfund som muligt og det kommer vi et skridt nærmere ved den tryghedspakke

det her lovforslag altså er en del

så skal læse hele aftalen så nytter det ikke at man henholder sig til

oversigter det samme gælder når det

udmøntet til lovforslag så er det som regel endnu mere detaljeret

tale om den her aftale på en

skulle afsløre at nogle forskellige opfattelser af den jeg kender ikke de pågældende udtalelser som

der har været en god forståelse mellem aftaleparterne om hvad det her går ud på

ubalance

i typisk giver seks års fængsel

at fru marlene harpsøe har misforstået noget som helst jeg er sikker på at fru marlene harpsøe har forstået det her fuldstændig ligesom jeg har forstået det og at vi er enige om det men nogle gange

det der egentlig er hjemmerøverier

præciseres mere nøjagtigt i sådan en lovtekst her

som om vi læser op af karnovs lovsamling nogle gange anvender man

man gør hvis det skal udtrykkes i egentlige lovparagraffer

dommerforeningen har gjort opmærksom på

også derfor vi har straffelovrådet til løbende at vurdere det og vurdere konkrete problemstillinger jeg er ikke sikker på at

hjemmerøverier og nu sagde jeg også hjemmerøverier uden udtrykkeligt at sige egentlige hjemmerøverier men så siger

nok at det kommer til at ligge meget højt på skalaen

ministeren holdt en usædvanlig kort tale og ikke svarede på nogen af de spørgsmål der blev rejst her i salen blandt andet

de økonomiske beregninger af antallet af fængselspladser som man har

lovforslaget det må ministeren vel kunne svare på eftersom det er ham der har fremsat lovforslaget

det er næsten det samme som en minimumsstraf men jeg

hvordan ligger det her

og på hvilken basis har

lavet ud fra det kendskab man har til omfanget af den

til at betyde af ekstra kapacitetsbehov

det dommerforeningen siger jo at at strafniveauet nærmer sig udgangspunktet for straffen for for eksempel forsøg på manddrab der efter praksis er cirka seks års fængsel her siger

fem år og så siger dommerforeningen dette må give anledning til overvejelser om hvorvidt

lovforslaget ses ikke at indeholde overvejelser herom jeg synes det er helt i tråd med det

så må vi vurdere nærmere om

ubalance det er jo den samme forsigtige måde dommerforeningen udtrykker sig på

når jeg giver fru karen hækkerup medhold i at det må vi selvfølgelig

men det kan man jo have forskellige vurderinger af det jeg synes er fantastisk er at man ikke har bedt straffelovrådet om nogen som helst kommentarer inden man laver det her det viser jo useriøsiteten i det arbejde der foregår i den her aftale der er

må da være muligt at svare proportionalitet

det to og tyve egentlige hjemmerøverier eller er det tre hundrede og ni og halvtreds

og ni og halvtreds hjemmerøverier ikke indeholdes i det her

tale om et andet tal men et eller andet tal må der være som ministeren kan give et eller andet svar

ligesom ministeren burde kunne give et svar på hvad

grundlaget for tallene at det er det der hedder egentlige hjemmerøverier vi taler om og som ligger til grund for dem det er jo også det som vi har talt om

det som bliver straffet ekstra i den her sammenhæng så det er helt relevant at det er den sammenligning der er med hensyn til strafniveauet i forhold til andre

straffe for forskellige lovovertrædelser det ville føre for vidt her i et svar i folketingssalen at gøre rede for hvor

jeg forstår at fru lone dybkjær og jeg er uenige om hvor bastant udtrykt sig

vi lægger os på et fornuftigt niveau når man ser på den bestemmelse som de falder ind

som netop er grovere tilfælde

som ligger i den skærpede bestemmelse

karina lorentzen dehnhardt kan mene at der er misforståelser og jeg forstår slet ikke hvorfor jeg skal bekræfte noget som står i teksten i

når der står noget i lovforslaget så skal bekræfte at der står det der står i bemærkningerne selvfølgelig kan

jeg haft flere sammenstød med herre peter skaarup

formulering som herre peter skaarup anvender og

have en betydning for de andre jeg har nu ministerens ord for at det ikke er sådan det forholder sig

vil jeg også stille til ministeren det handler om den her tortgodtgørelse i retsplejeloven man kan få men som ikke omfatter ofre for hjemmerøverier det er en meget beskeden erstatning

har alle sammen fået en henvendelse fra hjælp voldsofre som siger

de kan få de her titusind kroner de foreslår så at man hæver det til det dobbelte jeg synes at det

at få omfattet de her ofre så ser ministeren velvilligt på at vi kan give den her tortgodtgørelse på titusind kroner eller tyvetusind

eller hvad vi nu kan blive enige om til de her ofre

får en mulighed for for eksempel at betale for psykologhjælp efter en meget grov og voldsom krænkelse

det her handler alene om tortgodtgørelsen for

kender jeg ikke nærmere til indholdet af den men jeg forstod at

bekræfter at det der står i teksten i

står i teksten i lovforslagets bemærkninger det er jo kun godt at jeg kan glæde fru karina lorentzen

der kan komme til at koste penge og der skal jeg jo så

sikre mig at der er penge i kassen til at vi kan gøre det men jeg synes da at det er værd at overveje om torterstatning i de her sammenhænge er fornuftigt balanceret

på alle måder meget ubehageligt for de pågældende mennesker der udsættes for den her slags forbrydelser derfor synes jeg da at det er værd at overveje om torterstatningerne ligger på et fornuftigt niveau så det

til var hvor ministeren

har fundet noget sagligt belæg for at det

og hvilken afvejning man har lavet af de ekstra ressourcer man bruger på at have nogle forbrydere siddende længere i fængsel i forhold til hvis man brugte de ekstra ressourcer på at sikre at politiet kunne gøre en større indsats

mulighederne for at det kan virke præventivt

bliver færre af de pågældende lovovertrædelser

set begge hensyn man

mener jeg i høj grad at det skal ses i sammenhæng med at vi jo også sætter ind med en større

den her slags lovovertrædelser sådan at risikoen for at at man bliver pågrebet og dømt også gerne skulle stige det er jo også det det kriminalpræventive råd peger på

synergieffekt at det virker i højere grad præventivt og det tror

at blive fanget og at sagen bliver opklaret og man bliver straffet har en langt større effekt end om man skal sidde tre eller fem år i fængsel det er derfor jeg gerne vil høre ministeren om de vurderinger der ligger til grund for at at det at bruge så mange ekstra penge på at sætte folk fem år fængsel i stedet for tre år i fængsel skulle have en effekt

råd peger på at gennemsnitsudbyttet for et hjemmerøveri er titusind kr hvad er det så for nogle undersøgelser eller anden viden der gør at justitsministeren mener at det at man kan risikere at få fem års fængsel i stedet for tre års fængsel for titusind kr skulle gøre at nogle afholdt sig fra det jeg kan sagtens se det med

er fornuftigt at bruge nogle ressourcer på at opklare sagerne så der er en høj opdagelsesrisiko men jeg har svært ved at se at overvejelsen om hvorvidt man får tre år eller fem år skulle

en betydning hvis man i forvejen er klar til at risikere tre års fængsel for et udbytte på titusind kr så tror jeg også man er klar til at risikere fem års fængsel det tror

rumme inde i hovedet i den situation

ikke én endelig videnskabelig afklaring af det spørgsmål som fru line barfod rejser her det det kriminalpræventive råd jo blandt andet siger

sammenholdes det med det nuværende strafniveau med fængsel i to og seks måneder til tre år for en hjemmerøver burde det efter rådets opfattelse uagtet at det ikke generelt kan afvises at strengere straffe kan have en generel præventiv virkning allerede være tilstrækkeligt til at afholde den kalkulerende forbryder fra at begå hjemmerøveri altså det kriminalpræventive råd afviser jo netop ikke at strengere straffe kan have en generel præventiv virkning jeg

strengere straffe kombineret med en større risiko for at blive pågrebet og dømt vil have en

præventiv virkning plus at det altså også er noget som er i overensstemmelse med retsfølelsen som vi jo hver for sig kan tolke som vi vil

optjent efter velfærdsaftalen i to tusind og syv først kan udbetales fra efterlønsalderen og ikke fem år før folkepensionsalderen som gælder for andre private pensionsordninger tilbagetrækningsaftalen fastholder endvidere princippet om at opdelingen mellem aldersgrænser før og efter velfærdsaftalen er mere restriktiv for ministerpensioner end for folketingspensioner og andre private pensionsordninger den mere restriktive behandling af ministerpensioner skyldes at aldersgrænser for udbetaling er baseret på funktionsperioder før og efter velfærdsaftalen mens det for folketingspensioner og andre private pensionsordninger er etableringstidspunktet der afgør aldersgrænser for

for så vidt angår funktionsperioder

vil jeg ikke afvise at se på det men hvis det der menes med beslutningsforslaget er at der skal ske et brud med princippet om at folketings og ministerpensioner kan sidestilles med andre private arbejdsmarkedspensionsordninger der er oprettet som led i et ansættelsesforhold er regeringen imod regeringen er tilfreds med aftalen med dansk folkeparti og det radikale venstre om om en tilbagetrækningsreform hvor aldersgrænser for pensionsordninger også for folketings og ministerpensioner er fastlagt vi synes at

fastlagt sunde og balancerede kriterier for aldersgrænser ved modtagelse af forskellige typer af pensioner

vi er tilfredse med at folkevalgtes pensionsvilkår er de samme som for andre danskere regeringen kan derfor ikke støtte det foreliggende beslutningsforslag men som sagt hvis folketinget ønsker at folketingsmedlemmers pensionsvilkår for så vidt angår funktionsperioder bliver lige så restriktive som ministres

der er en form for mikroskopisk åbning i det finansministeren siger og det skal man vil altid kvittere for

se at det er meget svært at

ordstrøm men sandheden er jo stadig

grund af de ordninger vi har herinde

diskutere det jeg har forholdt mig til

er sådan set de principper der blev aftalt i velfærdsaftalen i to tusind og syv og som jeg synes er

ministerpensionsordninger med andre af arbejdsmarkedets pensionsordninger så jeg ser

vi mener at det skulle følge henholdsvis efterløns og pensionsalderen

oprindelige regler det

så dér uenigheden er jeg synes bare at det er utrolig svært at skulle forsvare over for det danske folk at man dermed laver bedre tilbagetrækningstidspunkter for

vi synes der skal gælde det samme for folket

ambition vi har hvad man ellers ønsker i de enkelte partigrupper at lave af private arbejdsmarkedspensioner

andet end simon emil ammitzbølls

jeg betragter ikke efterlønnen som en pensionsordning det er jo en særlig arbejdsmarkedsordning der er lavet for nogle særlige mennesker der er medlem af en a kasse og som har tilsluttet sig en

redegøre for hvad indholdet

hele argumentationen for

har jo været det her gennemgående mantra raske og rørige mennesker skal ikke gå på pension for offentlige midler hvorfor gælder den argumentation ikke for raske og rørige tidligere folketingsmedlemmer og tidligere

arbejdsmarkedspensioner og dem har vi jo ikke berørt i vores aftaler

hele argumentationen har været at det offentlige ikke skal betale

for at gå på pension hvorfor gælder den argumentation så ikke for raske og rørige

ministre

de pensioner vi optjener her med arbejdsmarkedspensionerne og dem

venstre ønsker at der skal gælde rimelige vilkår for arbejdet som folkevalgt det gælder både vores praktiske rammer i folketinget og ministerier og det gælder også for vores vederlagsmodel herunder pensionsvilkårene jeg synes at meget tyder på at det

et helt klart sigte på hvad der ønskes

der henvises for eksempel til velfærdsaftalen fra to tusind og seks mens der siden er indgået en aftale om ændret pensions og efterlønsalder betyder det så at folketingsmedlemmerne

fra velfærdsaftalen i to tusind og seks mens resten af samfundet skal følge reglerne

tilbagetrækningsaftalen fra 2011 det er lidt uklart hvad

egentlig vil det er også allerede sådan at folketingsmedlemmers pensionsalder følger de generelle regler og vilkår for tilbagetrækning vores pensionsvilkår er nemlig ligestillet

folketinget ændrede således allerede i to tusind og syv pensionsreglerne for folketingsmedlemmer på samme vis som pensionsreglerne dengang blev ændret for tjenestemænd der er altså allerede i dag en ligestilling et særligt hjørne af pensionsreglerne for tjenestemænd er

ændringen bevarer de hidtidige regler og det gælder fortsat også for folketingsmedlemmer ændringen fra to tusind og syv betyder

det vil sige at pensionsalderen for folketingsmedlemmer gradvist bliver hævet fra to tusind og fjorten på præcis samme måde som aldersgrænsen

en hundrede og tre og fyrre præcis som ordlyden er nu ville forhøjelsen af pensionsalderen for

faktisk først begyndte i to tusind og nitten folketingets

har i slutningen af maj måned udarbejdet et notat om aftalepensioner

og bestemmelserne om ekspropriation notatet efterlader mig

gerne allerede nu sige at det er en del af det

belyst nærmere under udvalgsbehandlingen i venstre

i givet fald påvirker de folketingsmedlemmer der måtte have forladt folketinget men som endnu ikke er begyndt at modtage pension vi ser derfor frem til udvalgsarbejdet

sidste der bliver sagt tages sådan at at venstre er indstillet på at tilpasse pensionsforholdene for folketingsmedlemmer og ministre

øvrige mennesker i samfundet

at vi allerede i dag har tilpasset reglerne

præcis de samme regler som reglerne for hvornår man kan gå på efterløn der henvises

som regulerer aldersgrænsen for hvornår man kan få efterløn den eneste forskel

er at på samme måde som for tjenestemænd er en forskel på dem der er kommet ind i en aftale før ændringen i to tusind og syv

til at ændre det er der som jeg har forstået notatet fra folketingets

nogle juridiske spørgsmål som vi ønsker at afklare inden vi træffer beslutning men vi deltager selvfølgelig i udvalgsarbejdet om spørgsmålet

med om det gælder folketingsmedlemmer der er valgt før to tusind og syv

folk der har betalt ind til en efterløn i årtier

man må gerne ændre almindelige menneskers rettigheder til efterløn selv om de har betalt deres

kan nå dem alle sammen først og fremmest mener jeg præcis som finansministeren sagde at man ikke kan sammenligne den pension vi har med andet end muligvis en tjenestemandspension

betalt ind som en del af sit ansættelsesforhold det andet

i det er at vi altså allerede har ændret reglerne således at når alderen for

ændres den også for folketingsmedlemmer det tredje er jo vi kan sikkert lovgive for

har været medlem af folketinget men måtte have forladt det

men det er sådan set sådan at

stilling i venstre når vi kender svarene på de spørgsmål vi vil have rejst

på kong salomon og jørgen hattemager spørgsmålet er om der skal være det

set det vi diskuterer her i dag og det er derfor fuldstændig korrekt når herre kristian jensen taler om

stadig er under reglerne fra før to tusind og syv som den egentlige diskussion her handler om jeg vil sige at jeg synes der skal være overensstemmelse mellem de synspunkter

jo som at høre en socialdemokrat i efterlønsdebatten

det er ikke tid til berettigede forventninger det er tid til at der skal være de samme forhold for os selv

hvis det er så vigtigt for flertallet i folketinget her

have deres berettigede forventninger opfyldt

vedtaget noget andet ikke at jeg vil opfordre til det

at man har et sæt principper for dem der ikke sidder herinde eller har siddet herinde

holdning at der skal være lige vilkår for alle og præcis de samme aldersgrænser der gælder så er det undskyld udtrykket et elendigt beslutningsforslag der er skrevet

indgået en bred politisk aftale der lægger op til at ændre aldersgrænsen for hvornår man kan få efterløn

der er her og gennemfører den aftale som et bredt flertal i folketinget har indgået

må bruge det udtryk uden for christiansborg

at ændres i to tusind og nitten der er altså ikke lighed i det som liberal alliance foreslår så mit spørgsmål er egentlig er det bare et elendigt stykke arbejde

man skrev beslutningsforslaget eller mener liberal alliance at der

på den efterlønsalder der gælder når tilbagetrækningsaftalen er vedtaget og så den man lægger op til her

være de samme regler for befolkning og for folketingsmedlemmer også dem der er blevet valgt før to tusind og syv

kan det jo løses ved at venstre sammen med andre partier siger ja vi vil gerne lave en beretning

altså undertegnede her foreslog lige før

set løst det problem men jeg har på fornemmelsen

for at kigge på det her ud fra den betragtning at

vedtaget i to tusind og syv således at når man med tilbagetrækningsaftalen ændrer

herre simon emil ammitzbøll der med det her beslutningsforslag

lave en forskelsbehandling fordi folketingsmedlemmerne så skulle køre efter to tusind og syv aftalen

jeg synes bare at når herre simon emil ammitzbøll sådan svang sig op på de høje retoriske toner i forhold til hvad der var rimeligt og

vil gå mere ind i sagen

arbejde når man skriver sit beslutningsforslag men får rent

at der skal være en lighed mellem sammenlignelige pensioner

debat om et lignende

enhedslisten og man kan sige at det er som herre kristian jensen ordføreren for

at høste alle de populistiske roser på en gang uden at tænke det grundigt igennem for

er det jo ingen hemmelighed at socialdemokraterne ikke er tilhængere af den tilbagetrækningsreform som regeringen df og

tilhængere af det princip at den samme medicin som vi mener befolkningen skal smage hvor man med tilbagevirkende kraft regulerer på pension

bør vi også selv kunne

jeg godt sige efter et valg hvis der måtte være flertal for den tilbagetrækningsreform som regeringen har lagt op til sammen med

udredet de juridiske bindinger der måtte ligge i

til vores pensioner og og tilbagetrækningsvilkår således

det synes jeg er helt afgørende

sige at vi vil have lov til at kæmpe imod den tilbagetrækningsreform som regeringen har vedtaget

vil vi efter et valg meget gerne gå ind i det stykke arbejde hvis der måtte være

tilbagetrækningsvilkår og det er sådan set helt afgørende så summa summarum vi kan ikke gå ind for forslaget som det ligger vi kunne også gå ind i udvalgsarbejdet allerede nu og stille de spørgsmål

en juridisk udredning og samtidig kunne vi lave en beretning hvis der viser sig at være flertal det vil vi gerne medvirke til hvis ikke

tager vi den efter et valg

jeg kan udrede det hele om ikke andet kan det jo ende med at liberal alliance kan være med i det ene flertal

det bliver gennemført for befolkningen efter valget og

vil gøre det for folketingsmedlemmer efter valget

ni og halvfems jeg vil sige at det beviser helt klart at juristeri

hvis tilbagetrækningsreformen bliver en realitet hvad vi jo ikke håber og tror

vil vi gerne gå ind i det arbejde for mig er der det principielle spørgsmål

og ikke kun fremadrettet fra to tusind og syv der mener vi også at det skal gælde bagudrettet

men ikke er blevet pensionister endnu og som får eftervederlag og så videre alle de der spørgsmål skal

beslutningsforslag fra fra enhedslisten b to og halvtreds

fire og halvtreds omkring blandt andet ministres pensionsvilkår

meget siden da og det har dansk folkepartis holdning til det her

det som vi sagde ved behandlingen

set havde stor sympati for ideen om at vi selvfølgelig skulle lave en lovgivning som præciserer

tilbagetrækningsalderen og de aldersmæssige vilkår der skal være for lønmodtagere

de samme alderskriterier og krav som gælder for

bestrider en ministerpost

det som også er

i dag har her fra liberal alliance og jeg har måske også lidt en formodning om at liberal alliance har

en ekstra gang fordi man måske de sidste par måneder har

vi har kunnet behandle her i folketinget i dag men det gør sådan set ikke

intentionen dårlig overhovedet

er fair nok at vi får den her diskussion og den her debat i folketinget igen i dag for det er noget som vi også kan se mange borgere

har virket ganske besynderligt at man har kunnet lave ændringer

vi samtidig lidt smidigt og gelinde

grundigt op til genovervejelse

som kan blive til virkelighed

til den tid og selvfølgelig er det også sådan det skal være

konkrete vilkår som

de arbejdsvilkår som vi som politikere har synes vi også sagtens man kan tage

i folketingets præsidium og det glæder mig da at herre

interesseret i at få

stemt ud ved sidste valg eller forrige valg og så er der nogle

regler og krav til hvad de kan forvente den dag de eventuelt bliver tres

juridisk spørgsmål som man er nødt til at have belyst

befolkningsgrupper vi har i dag og som

forskellige ordninger

jo se at at der er mange tjenestemænd som har været ansat under specielle

har krav på at kunne trække sig tilbage før tid

det når vi kigger på på folketingets arbejde

på alle de andre som er ansat i det offentlige system vi har fængselsfunktionærer som kan gå på pension som tre og tres årige i dag vi har politibetjente vi har folk ansat i forsvaret

medarbejdere selvfølgelig skal have lov til at at gennemføre den sidste del af deres aktive virke på arbejdsmarkedet

at vi får kigget grundigt og seriøst på hele den her problematik

og det er uden nogen former for polemik vil jeg bare gerne sige

om hvorvidt man skal kigge

det og det er altså ikke for at være polemisk det er kun for at få

som to og tres årig mit spørgsmål

går frivilligt har man jo trods alt en formodning om

lønvilkår man har haft for eksempel retten til en eller for pension når man når en bestemt alder selvfølgelig også vil

set den eneste krølle på halen der er i den sag og det er noget af det som jeg er helt sikker på at man kan få

i forbindelse med med behandlingen af sådan et forslag som det her

jeg vil overhovedet ikke afvise at der kan være nogle

for mig er det mere hovedprincippet om

er valgt før to tusind og syv

at det er rimeligt at man så også sørger for at vi selv bliver ramt af det som

bare det hovedprincip jeg gerne vil have bekræftet at dansk folkeparti støtter ligesom jeg kan forstå

fire mandater gør det ikke alene sådan er vilkårene det kan altid ændres efter et valg men grundlæggende er

ud fra de givne forudsætninger som der var jeg betaler selv til min efterlønsordning og har sådan set også tænkt mig at blive ved med det men det er da selvfølgelig en form for tilvalg og

eller andre pensionstyper som man man tegner ved af siden

at det synes jeg vi skal jeg synes det er klar tale at sige at vores aldersbestemte tilbagetrækningsvilkår skal følge efterlønsalder pensionsalder

trække sig tilbage til sommerhuset i karrebæksminde og så videre det har de valgt ikke at gøre

mange politikere vil gøre fremover for det må og skal aldrig være den økonomisk

ønsker at stille op til et folketingsvalg eller ej det må være ambitionerne om at være en god og hæderlig politiker

jo en del af det flertal der måske er også efter valget for at

ville det være en forudsætning for dansk folkeparti for at stemme for

en justering af reglerne vedrørende

at følge enhedslistens udvikling i forhold til at

ser ud til at blive det parlamentariske grundlag for en eventuel rød regering i danmark jeg synes det er helt fair at man

gennemfører de her forhandlinger ved et forhandlingsbord frem for at man udstiller det hele for åben skærm her i folketinget

men jeg synes stadig væk at når man diskuterer forhandlingerne

da jeg ikke er er en af dem som sidder på de poster tilkommer det heller ikke mig at svare på de spørgsmål men der er indgået en aftale om

som herre kristian jensen redegjorde ganske fint for så på den måde er der ikke noget nyt under solen

situation men det jeg siger i dag

positive over for det her beslutningsforslag

enhedslisten fremsatte det og vi håber også på at præsidiet

vil indgå i en åben og konstruktiv dialog om at få de her ting harmoniseret sådan at det også er forståeligt for vælgerne uden for christiansborgs tykke mure

svar på et spørgsmål der i

som for øvrige borgere i det her samfund så vil det da være underligt hvis man går ind og laver en lov der kun gælder for dem der er uden for christiansborg

for dem der er på christiansborg

for dansk folkepartis medvirken til at forringe pension og efterløn for almindelige borgere at der sker en tilsvarende forandring af reglerne for folketingsmedlemmer og ministre

nej men jeg vil gerne anholde påstanden fra herre frank aaen om at der skulle være en pensionsforringelse i det her det er der sådan set ikke de pensionsforringelser der vil være

set allerede gældende i forbindelse med forliget i to tusind og seks som gjaldt

hvor man jo gik ind og kiggede på pensionsvilkårene med hensyn til den nye aftale

selve pensionsalderen der flytter sig det

mekanismer som blev vedtaget allerede tilbage i to tusind og seks

gældende i årene frem med større grad af indfasning

at herre frank aaen har tid til at lytte til det jeg sagde faktisk ganske klart

men det hindrer ikke at man tager en diskussion omkring de

beslutningsforslag eller initiativer der kommer løbende

i den her sag det kan jeg betrygge herre frank aaen

medlem af folketinget men jeg forstår simpelt hen ikke rigtig det her

at liberal alliance må erkende at man ikke kan stemme om et forslag der er så uklart og upræcist

komme videre

enighed om at der skal være en

parallelitet imellem de tilbagetrækningsmuligheder

set at der er bred enighed om og der er vi fuldstændig enige

ikke leve med påstande om at der er store skævheder i den måde som

nogle helt klare signaler på det her område

så påstå at den måde debatten har været ført på ikke

nogle fornuftige betragtninger om at vi

være fornuftigt nok at vi i udvalget for forretningsordenen får lavet en beretning om

vi mener om hele det her felt

ikke må være forskelsbehandling at der skal være parallelitet men at

vi naturligvis ikke kan få det her ændret før vi kender de fuldstændige

det i praksis betyder at det bliver en opgave

folketing derfor vil jeg sige

det er sådan set næsten ustemmeligt og det bør ikke komme til afstemning

uanset hvordan man har formuleret beslutningsforslaget

der er et ønske om fra forslagsstillernes side at der skal være ens vilkår for folketingsmedlemmer og andre borgere her i landet

er at hvis folketingsmedlemmer ønsker at gå på

sker det på det samme tidspunkt som for alle andre mennesker her i samfundet der er ingen forskel

kan gå på efterløn tidligere end andre

at folketingsmedlemmer kan gå på folkepension tidligere end andre mennesker her i samfundet der er fuldstændig parallelitet

folkepension gælder både for folketingsmedlemmer

hvad er det egentlig for en parallelitet man ønsker hvad er det man efterlyser

arbejdsmarkedspensioner

jo igen siges at præcis der har man lavet parallelitet for det er sådan at ligesom man ændrede spillereglerne for

arbejdsmarkedspensionerne alt efter

valgt før eller efter to tusind og syv det er oven i købet sådan at folketingsmedlemmer der er valgt efter to tusind og syv har dårligere pensionsvilkår end andre med en arbejdsmarkedspension fordi

er valgt fra to tusind og syv og fremefter kommer til at følge efterlønsalderen og ikke det

gælder for arbejdsmarkedspensioner nemlig folkepensionen minus fem år så hvad er det for en parallelitet

det der også er væsentligt at understrege er jo at ligesom med alle mulige andre

er folketingsmedlemmers pensionsmuligheder en del af de samlede ansættelses og pensionsvilkår det synes jeg

set er rimeligt nok ligesom hvis man havde været ansat i en anden virksomhed

man mulighed for at lave en aftale om at man har de og de ansættelsesvilkår herunder en eller anden pensionsordning og den gælder også i fremtiden ligesom den i fremtiden gælder

jeg har nævnt er paralleliteten netop opfyldt derfor finder vi fra konservativ side ingen grund til

tak det er mig fordi mit partis ordfører fru margrethe vestager ikke kan være til stede

jeg synes herre tom behnke det siger jeg tit ved forskellige forslag trækker tingene klart op denne gang

på mine vegne forstået på den måde at det er et uklart forslag som blander alle ting sammen og og det

men det betyder jo ikke at vi ikke godt kan diskutere nogle ting vedrørende folketingsmedlemmers pensionsvilkår

hvis man ikke synes at folketingsmedlemmer skal have pension så kan man jo vedtage det det er

det kan man jo gøre og man kan altid tage en diskussion om sine egne arbejdsvilkår og hvis man kan finde nogle ændringer i det og der er et flertal for det

det radikale venstre står altså ved de aftaler der er indgået

har vi altid været og det vil vi også være i fremtiden men det her forslag er bare så uklart at det ikke giver nogen reelt god diskussion men en diskussion hvor man blander alting sammen

i et parlament

at få diskussionen op igen

folketingsmedlemmer fra diverse partier ligesom har talt meget om det her også efter at man nedstemte enhedslistens beslutningsforslag før

at vi har diskussionen en gang til for man har givet indtryk af i offentligheden

men hvad mener det radikale venstre

det på linje med andre arbejdsmarkedspensioner og det var jo

jeg synes også at det er vigtigt når vi diskuterer de her ting at vi ikke foregøgler

arbejdsvilkårene herinde arbejdsvilkårene er jo en eller anden form for ansættelse

det fremgår ikke af forslaget hvad det er man vil hvad er de samme vilkår

at selv folketingsmedlemmer valgt helt tilbage i nitten tre og halvfjerds er begyndt at betragte sig som lønmodtagere ved at være folketingsmedlemmer så synes jeg at det forklarer meget om hvad det er der generelt er gået galt i dansk politik

er så en helt anden diskussion vi er ikke lønmodtagere her

den her diskussion at de partier der gerne i forhold til aldersgrænser

der skal gælde særlige favorable vilkår

det går ud på og tak for det til dem

hvis han har misforstået det eller jeg har udtrykt mig uklart det har jeg jo åbenbart vi er jo ikke lønmodtagere i traditionel forstand det ved jeg udmærket godt men det ændrer ikke ved at vi får en løn

ændringer man vil lave det synes jeg er vigtigt at snakke om

vi har jo ikke ændret her og nu på

arbejdsgiverbetalte private pensionsordninger så jeg vil bare gerne vide hvad er det for ændringer man vil lave vil man fratage

roligt sige det er jo det vi må diskutere hvad er det

det fremgår faktisk ikke af det beslutningsforslag så vil jeg gerne sige at

og det er også det der gør diskussionen besværlig men facit er

det radikale venstre altid er villige til at diskutere folketingsmedlemmers vilkår herunder hvordan de aflønnes og herunder hvad pensionsalderen skal være

går vi selvfølgelig ind i diskussionerne

her debat med at sige at vi i enhedslisten er totalt imod baggrunden for det her forslag nemlig forringelsen for ikke at sige fjernelsen af efterlønnen og hele den tilbagetrækningsreform som et

vko plus radikale venstre har vedtaget at ville prøve at få vedtaget efter folketingsvalget

den snak om at der kommer til at mangle arbejdskraft er helt hen i

der er tohundrede og fyrretusind ledige i det her land det

atten nemlig med halvtredstusind hvilket er ingenting i forhold til den arbejdsstyrke vi har og hvilket er ingenting i forhold til den arbejdsløshed vi vi har

at vide af vismændene at effekten

er at man får stigende ledighed altså det er jo ikke just mangel på arbejdskraft hvis det er sådan at ledigheden

vi kunne også få at vide af vismændene i et regneeksempel at de regnede med

hvad der ellers ville være sket af udvikling i

om tilbagetrækningsreform og dermed altså

også den debat vi har her i dag er efter vores opfattelse på et forløjet grundlag

gøre alt for at bekæmpe det for vi kan jo notere os at hvis der bliver et rent rødt flertal med

er det muligt at få tilbagevist tilbagetrækningsreformen og dermed få fastholdt efterlønnen som

der stadig væk er et flertal i folketinget for at

vil vi selvfølgelig have at man kigger på de regler og vilkår der gælder vedrørende medlemmer af folketinget og ministre så de følger de samme principper som man vil vedtage for resten af befolkningen

set enig med dem der har sagt heroppe fra talerstolen at liberal alliances forslag ikke er

anden tekst at blive enige om i stedet for bare at lave en afstemning om forslaget

vi havde problemstillingen oppe her i folketinget

var det kun liberal alliance og enhedslisten der stemte for at man skulle ændre på de her regler vedrørende folketingsmedlemmer og ministre parallelt med det

sker ude i samfundet nu kan vi jo høre i debatten at der er en langt bredere tilslutning til at se sådan på det så mon ikke resultatet bliver

også ske nogle forandringer for ministres og folketingsmedlemmers pensionsvilkår

først og fremmest skal jeg selvfølgelig beklage det dårligt formulerede og uklare beslutningsforslag som liberal alliance har

rigtig fin debat ud af det alligevel og det kan vi jo så

man også beklager at have rejst emnet for det er da sjældent at et emne har kunnet ophidse gemytterne

er sådan set at folketingsmedlemmer skal kunne gå på pension ved folkepensionsalderen og skal kunne trække sig tilbage tidligere så længe der er en efterlønsordning på samme tid som en efterlønsmodtager vi har hørt om folketingsmedlemmers berettigede forventninger til egen pension begreber vi normalt kun hører fra modstandere af efterlønnen når man taler om at man ikke kan reformere velfærdsordninger for den brede befolkning i liberal alliance mener vi

ikke kun på arbejdsmarkedet men sådan set også på en måde hvor de

jeg vil glæde mig over

en fejlformulering i dette forslag for havde vi

det samme som der skete for en måned siden

stemt ned af et bredt flertal i folketinget

fået en helt anden og meget mere spændende og bedre proces

at både socialdemokraterne dansk folkeparti og socialistisk folkeparti er interesseret i

har en proces i udvalget og laver en beretning det vil sige at er et flertal i folketinget som har gjort sig til

så nogle gange er der måske

for den utrolig positive tilbagemelding der trods alt kom fra s s

som har skabt en berettiget forventning hos befolkningen om at vi ville gøre netop det her

mente selv om

dermed skaber man altså en forventning som man så ikke er villig til

til stykket selvfølgelig skal det her ske på en ordentlig måde

den her problematik

vi ikke også kommer til at diskutere det i næste

i forhold og i forhold til folketingsmedlemmers pensions og tilbagetrækningsvilkår

stadig væk sådan at herre simon emil ammitzbøll mener at

mest udbredte problemer i folketingssalen nemlig at når man skal citere skal man citere korrekt jeg vil gerne have at herre carsten hansen læser op at jeg skulle have sagt noget som helst om

folketingsmedlemmer over tres med citat fra mig

det kunne være at jeg havde sagt noget i stil med

og ikke noget med aldersgrænser det kan jo sådan set både være folk på to og tyve

jeg synes der er mange skattede medlemmer i det her ting

står helt konkret at herre simon emil ammitzbøll udtaler den femtende

til citat jeg synes der er nogen der

lyttet til hvad jeg sagde i stedet for at skynde sig at finde en ny linje i samme artikel

som havde lyst til at gøre netop dette det har intet med alder at gøre jeg kan i den forbindelse sige at vi så sent som i sidste uge med glæde har modtaget vores nye folketingsmedlem herre niels

ni og tres år gammel og vi glæder os til den fremadrettede arbejdsstyrke som det har

og herre carsten hansen kan bare komme an

enklere grundlag for beskatning af fast ejendom vil jeg sige at jeg synes

støtter forslaget

sige mere men jeg vil alligevel tillade mig

begrunde regeringens holdning

tilvejebragt et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom i stedet for den eksisterende ordning med ejendomsvurderinger det centrale i forslaget er at vi skal afskaffe ejendomsvurderingerne i den form som vi igennem mange år og i stedet tilvejebringe et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom

fordi ejendomsvurderingerne ikke længere bruges som grundlag for beskatning af fast ejendom vi har jo et skattestop for ejendomsværdiskatten

vurderingsordning ressourcekrævende for skat

bedre mener forslagsstillerne og det er jeg ganske enig i der kan være god grund til at overveje om vi ikke kan finde på noget enklere end den eksisterende ordning jeg er enig med forslagsstillerne i at det ikke længere er nødvendigt at opretholde den nugældende ordning vi skal gøre tingene så enkelt som muligt vi skal også

ressourcerne de steder hvor vi kan vi skal ikke blive ved med at foretage ejendomsvurderinger hvis der ikke længere er grund til at gøre det i øjeblikket foretager vi med faste intervaller ejendomsvurderinger som vi på grund af skattestoppet ikke bruger til ret meget hvorfor skal vi dog blive ved med det jeg kan ligesom forslagsstillerne kun finde en eneste god grund til at opretholde den nuværende ordning og det er til gengæld et rigtig godt argument argumentet for

ejendomsvurderinger kan kun være

har man ikke ret meget at bruge de almindelige ejendomsvurderinger til regeringen ønsker ikke at sætte boligskatterne op og derfor er regeringen også enig i at vi kan undvære ejendomsvurderingerne som vi kender

et stort flertal i folketinget som er enig i at boligskatterne ikke skal sættes op

forventer jeg sådan set også at der vil være stor enighed om

finde en anden model for

vedtager et beslutningsforslag der pålægger regeringen at finde en anden model for ejendomsvurderingerne og at det bliver bakket op af alle de partier som har tilkendegivet at de ikke ønsker

det at der vil være en række partier der er uenige i det er jeg meget spændt på at høre

at vi ikke skal foretage ejendomsvurderinger for ejendomsvurderingernes egen skyld de må skulle bruges til et eller andet men til hvad jeg ser også frem til at vi i den kommende folketingssamling kan føre b en hundrede og fyrre ud i livet der er mange tekniske spørgsmål der skal løses og regeringen må selvfølgelig forbeholde sig den fornødne grad af kunstnerisk frihed

den nærmere udformning af den lovgivning der skal udmønte beslutningsforslaget og med de bemærkninger vil jeg gentage at regeringen kan støtte beslutningsforslaget

hørt fra finansministeren at

til min overraskelse ikke bare støtter

for hvis man læser regeringens egne publikationer opererer regeringen kun med et skattestop frem til to tusind og tyve efter to tusind og tyve er der ikke i regeringens økonomiske fremskrivninger indregnet et skattestop det kan

godtgjort at hvis man ønsker en varig finansiering af skattestoppet skal der laves en

reform i et omfang som mindst matcher den i øvrigt udmærkede tilbagetrækningsreform som vi netop

ud fra regeringens nye synspunkt om

at det ikke som hidtil antaget er indtil to tusind og tyve

også enten må have en varig finansiering eller erkende at man lige har slået et endog meget stort hul

at skatterne på boligen stiger det radikale venstre

at man ville give boligejerne skattestigninger

set både i forhold til to tusind og ti planen to tusind og femten planen og også den seneste vi har vedtaget nemlig to tusind og tyve planen haft den tilgang at når vi laver

går vi også ind og viser hvordan vi skaber

indtægter og udgifter det vil vi også gøre når vi

lave en to tusind og tredive plan

nu anerkender jeg at vi er ved at være meget langt ude i i fremtiden og regeringen vil vinde et valg ad gangen men det ændrer ikke ved at vores tænkning omkring det her er

finde svarene på hvordan vi får holdbarhed

fremskrivningerne hver gang vi laver en ny plan

besluttet sig for ikke varigt at finansiere skattestoppet men derimod at trække en streg i sandet

disponerer man efter at man derefter har en udvikling hvor skatterne følger prisudviklingen

videreføres skattestoppet i sin nuværende form efter to tusind og tyve uden en senere overgang til neutrale beregningsprincipper skønnes det at den finanspolitiske holdbarhed svækkes

så siger skatteministeren her nonchalant

sin politik varigt

politiske polemik erkender skatteministeren at

melding der er kommet fra regeringen folketingets talerstol i dag

om der skulle være skattestop det gjorde vi i forhold til to tusind og femten planen og det betyder sådan set oversat til dansk at hvis jeg skulle følge

fremgik ikke af to tusind og femten planen

retten til at finde finansieringen at sikre at der er en sund økonomi det har vi gjort i to tusind og tyve planen og mit svar var netop at det vil vi også gøre når vi fremlægger

radikal optik vil man gerne have skat på boligen man vil gerne have at boligejerne kommer til at betale højere skatter det er jo helt rimeligt men vi har ikke den holdning og jeg kan forstå på den politiske debat

er flere og flere partier der deler med os og så er det sådan set fornuftigt lige at standse op se på de systemer vi har og konstatere at vi bruger mange også administrative ressourcer

tallene ikke bliver brugt til noget derfor er det

man bruger kræfterne i i administrationen det er jeg enig

som jo kun handler om ejendomsværdiskat

og det kan måske så også forklare hvorfor regeringen

gennemføres altså der må være et eller andet de andre steder

en række lovgivninger som også refererer til de her vurderinger vi ser vurderingerne inden for den kommunale grundskyld vi ser dem inden for dækningsafgift tinglysningsafgift

en lang række ændringer som som følgelovgivning

det her men det afgørende er at for langt langt de fleste huse og boliger

og de tal bruges ikke til noget fordi det er låst fast i forhold til to tusind og et niveau plus de her fem procent så det vil sige at den skat danskerne betaler

deres bolig er i forhold til to tusind og et

er tiden sådan set inde til at finde på nogle nye modeller

jo inde på noget af det saglige her jeg tager det derfor så også med det svar som en forudsætning for den

at man har en løsning på alle de andre steder hvor man faktisk bruger den offentlige ejendomsvurdering til noget

er nødt til at have en løsning på andelsboligmarkedet for hvordan man undgår svig i

komme videre er det fordi løsningen på de ting mangler at regeringen to gange har måttet tage et lignende lovforslag af

tror

forbundet med det her men det synes jeg sådan set er fornuftigt at kaste sig over når man også kan høre at der er så stor opbakning til

nogle af de ressourcer vi i dag bruger på ejendomsvurderinger til andre og mere fornuftige ting

der der skal findes løsninger på de spørgsmål der måtte blive rejst

helt overbevist om at når vi har fået kigget på

så vil vi også have fundet

vurderinger på i fremtiden

rost skattestoppet vedrørende ejendomsværdiskatten

er ministeren ikke enig i at den del af skattestoppet er indrettet på en sådan måde at jo rigere du er i form af at du har et dyrt hus jo større skattelettelse

får

herre frank aaen gennem årene og

ved derfor allerede på forhånd at vi ikke bliver enige

og tage folks penge jeg synes sådan set at det der var det bekymrende før den her regering kom til og lavede tryghed for skatteyderne var at der var indbygget så mange automatiske skattestigninger i vores lovgivning lige præcis boligen var jo et af de

helt uden at der skulle foretages

kørte der for milliarder af kroner skattestigninger år efter år det fik vi gjort op med

herre frank aaen det er jo korrekt

er det begrænset hvor meget herre frank aaen kan tage

skatten på det her område skal indrettes og det er ikke det skræmmebillede som ministeren prøver

op her men kan man ikke få et ganske enkelt svar altså jo større hus man har jo større skattelettelse jo mindre hus man har jo mindre skattelettelse og har man ikke noget hus

er interessant at hver eneste gang jeg bliver angrebet for at regeringen har et skattestop

og så påpeger at det angreb jo bunder i at

egen politik stå ved den og sige ja

skatten på boligerne og det skal være med en procentsats sådan at

udmærket at der igennem alle årene har

mod skattestoppet fordi den fratager politikere den automatik i

øge skatten som har ligget i alle årene

netop det vi gerne ville skattestoppet binder politikere jeg kan hilse og sige at det

øge skatterne men det er jo det gode

i ti år

som regering kan have et skattestop samtidig med at have en sund offentlig økonomi vi har vist at vi også har konkrete bud

de er fremlagt

de næste ti år kan have en sund økonomi med balance mellem udgifter og indtægter uden at sætte skatterne op så

de skattestigninger der var i forårspakke

statskassen har haft glæde af men det har skatteyderne så synes jeg godt nok

begynder at blive spøjs

have at vide hvordan vi vil sikre holdbarhed i økonomien efter to tusind og tyve når det samme parti ikke har villet give et eneste svar på

skaffe holdbarhed frem til to tusind og tyve skulle vi ikke mødes lidt på den virkelige bane

give et eneste svar og nu skal jeg stå og svare på hvad vi vil efter to tusind og tyve det er

herre mads rørvig som ordfører for venstre

tak for det det hænder en

gang imellem at folk kommer hen og spørger mig om jeg om jeg kan forklare hvad skattestoppet betyder

det betyder tryghed omkring borgernes økonomi tryghed for at man ikke fra den ene dag til den anden vil opleve at skatten

skal betale hvis nogle politikere lige pludselig får den idé at de skal dele flere gaver ud og tryghed for at ejendomsværdiskatten ikke slår store huller i familiernes økonomi for skattestoppet er ensbetydende med tryghed omkring boligskatten huspriser stiger men det giver jo ikke nødvendigvis flere penge i hånden år efter år

se deres ejendomsværdiskat stige og stige i takt med den offentlige ejendomsvurdering en vurdering som på papiret gjorde dem rigere og rigere men som i virkeligheden gjorde dem fattigere og fattigere

år voksede ejendomsværdiskatten og gjorde dermed et større indhug i familiernes økonomi og dermed kunne familierne naturligvis ikke bruge den del af deres økonomi på mad tøj med videre

fra da af kunne boligejerne ånde lettet op skattestoppet gav dem tryghed for at en højere ejendomsvurdering ikke skulle komme som en tyv om natten og slå bunden ud af deres økonomi fra da af kunne boligejerne sove trygt om natten

kerer sig det fjerneste om boligejernes økonomi en række udmeldinger i pressen fra topfolk i oppositionen peger umiskendeligt i retning af skattestoppets snarlige død de radikale har tonet rent flag og allerede underskrevet dødsdommen socialistisk

en økonomisk plan der er notorisk fuld af huller er det oplagt at rød blok kan blive nødt til at lade ejendomsværdiskatten stige derfor kan det ikke komme som nogen overraskelse at oppositionen er meget kritisk

så hvorfor ikke afskaffe et forældet system og i stedet bruge pengene på langt mere relevante områder hvorfor skulle vi dog opretholde et dyrt system når vi ikke har behov for det afskaffer man dødsstraffen afskaffer man også guillotinen og kæmper man med næb og kløer for at beholde guillotinen hvem kan så sige sig fri for at frygte dødsstraffens genindførrelse set i det lys kan jeg ikke fortænke vælgerne i

ejendomsskatten igen skal flyde frit i venstre står vi vagt om skattestoppet vi ønsker tryghed omkring familiernes økonomi og vi ser ingen grund til at opretholde et stort set utidssvarende system

vished for at de igen på sigt kan vide sig sikre på at ejendomsværdiskatten ikke vil rive tæppet væk under deres økonomi venstre kan

nu alt det der polemik og mærkelige påstande om en boligskattekommission der ikke findes det er jo en kommission om finanskrisen

herre mads rørvig ikke bare kort forklare hvorfor regeringen ikke for lang tid siden har gjort det her med

hvis det nu er så

at mads rørvig synes vi trods alt skal have med i

man man nævner politikken får er skræmmekampagne men jeg kan bekræfte at det er skræmmende læsning i forhold til om man har afskaffet det før eller siden

jeg synes at det er et rigtig fornuftigt forslag som dansk folkeparti har fremsat som skatteministeren også redegjorde for medfører det en række lovændringer

skal rodes lidt i lovmaskinen

på den baggrund agter man at fremsætte lovforslag i næste samling og det kan jeg

andelsboligmarkedet og på hvordan man undgår svig

to gange

og har så alligevel

følger nogle eftervirkninger med på andre lovområder og det har man eller

kommer i efteråret lige nu skal vi tage stilling til

er fornuftigt at afskaffe ejendomsvurderingen og det kan venstre

både regeringen og i sagens natur så også venstre nu klart siger at

for bestandig for hidtil når der har været en diskussion også i medierne

vi har taget stilling indtil to tusind og tyve og der har vi finansieret skattestoppet

procent af bnp og altså godt og vel det vi fik ud af den seneste

omfanget af den melding der kommer fra

økonomien holdbar og det handler om hvorvidt man har varigt finansieret sin politik

venstre i dag skylder man en forklaring på at man

hvordan skal den melding der kommer i dag

gøre det helt klart at vi ønsker et skattestop også på den anden side af og tyve da vi lavede en to tusind og femten plan finansierede vi den fuldt ud da vi lavede en

vi den fuldt ud og det vil man selvfølgelig også gøre når man skal lave

og fem og tyve plan det vi diskuterer i dag er jo en afskaffelse af ejendomsvurderingen

at afskaffe ejendomsvurderingen blokerer jo ikke for at man kan afskaffe skattestoppet ikke at vi har nogen intentioner om det

som herre morten østergaard argumenterer for

at bede sine ministre om at udarbejde lovforslag hvis man havde nogle nye spændende ideer

som herre mads rørvig kalder vrøvl er det som finansministeren så har svaret til folketinget nemlig at hvis skattestoppet videreføres i sin nuværende form efter to tusind og tyve og uden en senere overgang til neutrale beregningsprincipper skønnes det at den finanspolitiske holdbarhed svækkes

set bare et svar man skal give er man enig i at prisen på det synspunkt som herre mads rørvig og som skatteministeren før ham

netop har forbedret dansk økonomi med det er bare fordi det

på toppen ruller man den ned igen

debatter fuldstændig sammen men vi kan godt tage debatten vi ønsker et skattestop også på den anden side

og tyve plan fuldt ud og vi vil også finansiere

og fem og tyve plan fuldt ud men det her har jo ikke noget med skattestoppet

afskaffet vurderingen man kan jo godt afskaffe

fremskrive på basis af de tal man kender i forvejen det er ikke det vi har som intention vi ønsker at holde dem i ro så herre morten østergaard blander

hvor mange tekniske skattereguleringer vi

vi har jo lavet historiens største skattereform og det har bevirket en række tekniske ændringer dem behandler vi jo hele tiden hernede i folketingssalen er det virkelig alt et tal på hvor mange gange vi har reguleret skattelovgivningen i danmark det handler jo om tal det handler om skattetryk og hvilke ambitioner man har for skattestoppet og skattepolitikken i danmark

jeg jo bare konstatere at socialdemokraterne og sf vil hæve skatten med tredive milliarder det står lidt i kontrast til regeringens politik der vil holde skatter og afgifter i ro

jo ikke at gøre med en analyse her som herre klaus hækkerup siger folketinget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag i den kommende folketingssamling er ordlyden af det beslutningsforslag vi behandler

af en gang og så gå ud i virkeligheden og spørge hvad der er sket med familiernes disponible indkomst på grund af skattestoppet siden to tusind

man kan jo ikke på den ene side sige at regeringen sætter skatter op hele tiden for at få flere penge i statskassen

side sige at regeringen laver ufinansierede skattelettelser

tal to hundrede og fem og firs skattestigninger gennemført af den her regering er bare tal på den anden side

af står der nogle helt almindelige hårdtarbejdende mennesker som må se at de her to hundrede og fem og firs skattestigninger

har gennemført i høj grad rammer dem mens lettelserne i høj grad er tildelt dem som

ikke bekræfte at der er gennemført to hundrede og fem og firs skattestigninger

bekræfte at for helt almindelige mennesker er det altså den hverdag som de lever i

nick hækkerup lever i men hvis man kigger på tallene og kigger på hvad den her regering har gjort

de lavestlønnede til gode

af deres løn det er da utroligt

man bliver anklaget af socialdemokraterne for at sætte skatten op når man selv fører en politik som vil sætte skatterne op med tredive milliard kroner det er da lidt paradoksalt

er jo fordi det ikke er ligegyldigt hvilke skatter man

overrigeligt mens helt almindelige hårdtarbejdende mennesker i det store og hele af den her regering har fået en lang næse så når skatteordføreren fra venstre snakker om

jo ikke bare er et tal det er den hverdag som almindelige mennesker lever i de kan ikke se at der er et skattestop når der er gennemført to hundrede og fem og firs to hundrede og fem og firs skattestigninger

på trettentusinde og ottehundrede kroner er da noget der kan mærkes specielt i i de familier med med de laveste indkomster en boligjobordning der giver op til et fradrag på femtentusind kroner årligt

det kendetegner meget godt den her regerings skattepolitik nemlig at pengene ligger bedst i borgernes lommer og vi ønsker at holde skatten i ro

man ikke mener at en aktieomsætningsafgift vil ramme familierne men det vil den naturligvis det vil have en indflydelse på familiernes pensionsopsparing

det vil da ramme almindelige mennesker at man sætter lønsumsafgiften op på bankerne det vil afspejle sig i bankernes produkter det er fint nok at camouflere skatter og prøve at gemme dem lidt men skattestigninger på banker og andet rammer altså

det beslutningsforslag som vi står med nu sigter mod som det hedder at afskaffe det nuværende ejendomsvurderingssystem

forslag til afbureaukratisering og simplere regler er det altid værd at tage positivt imod jeg noterede mig at skatteministeren også konstaterede at skal man gøre det

og det bekræfter jo lige præcis

er væsentlig lettere sagt end gjort og der er måske oven i købet en risiko for at

hvis vi ikke tænker os rigtig godt om kommer til at smide barnet ud med badevandet lad mig tage et konkret eksempel se

låse ejendomsværdiskatten til præcis den skat som betales i dag og som er den laveste af ejendomsværdien i to tusind og et plus fem plus fem procent eller ejendomsværdien i to tusind og to eller en lavere vurdering foretaget siden hen det skulle så være et værn mod at boligskatterne stiger det er det muligvis også

en situation med et yderst skrøbeligt boligmarked priserne har siden to tusind og et

at stigningerne har været markant store men også udviklet sig sådan over det seneste par år har været et knæk fra to tusind og otte og frem er der så langt fra at vi står i en situation hvor man risikerer at komme ned under to tusind og et

betydelige variationer ud over landet men hvilke områder i landet risikerer at blive ramt af det her ja det gør de områder som i forvejen har det svært det gør de områder som i forvejen er presset det gør de områder hvor arbejdsløsheden i forvejen er høj det gør de områder som vi i øvrigt kalder udkantsdanmark med et knap så fint ord så her står vi altså med et forslag som skulle tilgodese en sikkerhed om skatten og må konstatere at forslaget risikerer at føre til at nogle af dem som man faktisk

sige burde have en håndsrækning her når deres boligværdier falder under to tusind og et niveauet plus fem

for vi har nogle andre vi vil sikre med det her forslag det bliver vi selvfølgelig nødt til at forholde os til i behandlingen af forslaget altså om det virkelig kan være meningen at dansk folkeparti støttet af venstre og konservative vil fratage mennesker der bor i boliger i det såkaldte udkantsdanmark

at den bliver brugt på en lang række områder dækningsafgiften hvor den i øvrigt efter forslaget skal bevares og så kan man ikke fjerne administrationen ved det beskatningen af fri bolig eller sommerhus

i forbindelse med beregning af tinglysningsafgiften så

altså en lang række områder hvor man må konstatere at her bliver den fortsat brugt og hvad skal vi så gøre i stedet hvordan skal vi indrette reguleringen i stedet efter forslaget

skal ejendomsvurderingen afskaffes som vi kender den men det er ikke helt præcist angivet hvordan

vurdere væsentlige ombygninger og så videre

som det er nødvendigt at man forholder sig til i forbindelse med behandlingen af

også at skatteministeren brugte formuleringen det her

vil være forbundet med det her jeg synes at når vi behandler det her forslag

den tid navnlig os der i regering og derfor nu har mulighed for at få indflydelse på hvad det er der sker til at bede om at skatteministeren kommer i samråd i skatteudvalget så vi kan få en snak om hvad det er for nogle elementer der i øvrigt er i spil her så vi kan få en snak om hvor mange lovgivningsområder

berørt af det her så vi kan se hvad det er for nogle elementer som det kan være fornuftigt

er i hvert fald problematisk at presse udkantsdanmark yderligere

risikerer at blive den umiddelbare konsekvens hvis forslaget gennemføres som

ejendomsvurderingerne og det tolker jeg jo sådan at man på sigt gerne vil sætte ejendomsværdibeskatningen op en tanke som er blevet luftet flere gange både af herre ole sohn her i folketinget

fællesskabet tilbage i to tusind og

at værdisætningen af ejerboliger vil komme under to tusind og et niveau er det den eneste grund til at man ikke kan støtte det her

forslag som vi vil arbejde positivt videre med hvorefter venstres ordfører fortæller at det er vi imod det er vi ikke vi har bare sagt lad os nu arbejde seriøst med det lad os bruge den tid det tager også i udvalgssammenhæng til at arbejde med det her

hvis der er gode forslag til afbureaukratisering hvis der er gode forslag til bedre måder at gøre tingene på så lad os dog se positivt på dem men det kræver jo at man åbner for en dialog og det kræver at vi fordomsfrit diskuterer hvordan det her i øvrigt bliver brugt

med løsninger på de udfordringer det giver på nogle andre områder den debat tager vi jo når

og så finde en løsning på alt det andet

i dag og stemme om senere så det er det

at venstres ordfører ikke nødvendigvis har læst beslutningsforslaget til ende det er jo på mere end en side jeg bliver bare nødt til at sige at det venstres ordfører siger er noget sludder det vi diskuterer er ikke det principielle det vi diskuterer

det beslutningsforslag vi står med og hvis venstres ordfører havde læst det ville venstres ordfører

er en lang række beskrivelser af hvordan man mener det skal implementeres når vi skal diskutere det

til at diskutere hvordan kommer det så til at virke hvilke svagheder er der hvilke problemer er der hvordan kan vi håndtere dem

det jeg konstaterede var bare at sådan som den regulering vi har haft indtil videre har virket har det været sådan at hvis der var boliger hvis værdi kom under niveauet for to tusind og et plus fem procent eller to tusind og to niveauet

ville man være berettiget til at få nedsat sin ejendomsskat jeg konstaterede også at der er en række boliger rundtomkring i landet hvor den situation ser ud til at nærme sig og jeg konstaterede at vi står med et meget meget skrøbeligt boligmarked

og at hvis forslaget bliver gennemført med det der

til at diskutere om det er rimeligt eller

ikke også rigtigt at konkludere at socialdemokraterne hellere ser at vi letter skatten på boliger end at vi gør det det radikale venstre vil

hæve boligbeskatningen er det ikke den fuldstændig krystalklare

til valg på at boligbeskatningen i danmark

set tilfreds med den reguleringsmekanisme der er

set til valg på at fastholde den det gør vi fordi vi jo synes at vi kan konstatere at der over de seneste år er en række unge familier

vil være problematisk og rykke på deres livsgrundlag og deres muligheder for at indrette sig i hverdagen familier som har været i banken og fået lov til at låne til drømmehuset og nu sidder der med alle de udgifter der i øvrigt er og familier hvem man bør passe på at give den nødvendige tryghed som det er rimeligt at give dem i en i øvrigt

er rigelig brug for de kræfter i skat der er jo massive problemer på en lang række områder efter at regeringen i en årrække har skåret voldsomt ned i organisationen

når det kommer til ligning indsatsområdet og toldområdet som vi har diskuteret meget på det sidste

meget berørt og beskåret af regeringens kurs

skat og kan man lave forenklinger

for vores muligheder for at bruge kræfterne bedre i skattevæsenet og få styrket området inddrivelse ligning indsatsområder toldindsats store selskaber

mest af alt handler det vist om at holde liv i en eller anden skræmmekampagne om at boligskatterne vil stige fuldstændig voldsomt men vi må bare konstatere at

stærkere tiltag end hvad regeringen har har formået

man har beskåret rentefradraget i forbindelse med skattereformen og på trods af at man sendte brev ud til flere hundredtusinde boligejere for at advare om sine modstandere

på boligbeskatningen bagefter det er ikke ret troværdigt og det forsøg på på nye skræmmekampagner der er her er heller ikke ret troværdigt efterhånden som vi arbejder os ind i diskussionen her

står det jo meget klart at

ikke er så nemt bare lige at afskaffe den offentlige ejendomsvurdering som det måske kan lyde

gjort klart i bemærkningerne til

to gange vi har ikke kunnet få den bekræftelse men

man ville afskaffe den offentlige ejendomsvurdering begge gange er det blevet taget af det rutter lidt med skatteministrene i den her regering men det må så være den sidste før den nuværende

så nemt som det lyder hvis det var så nemt forstår jeg simpelt hen ikke at regeringen ikke

komme igennem med det de par gange man har sat det på lovprogrammet eller har fået gjort det for længe siden

ministeren har også i dag været oppe

men hvor er forslaget fra regeringen selv

dele ønsket om forenkling og bruge kræfterne bedre

er der bare en lang række punkter hvor man bruger den offentlige ejendomsvurdering ud over ejendomsværdiskatten

grundskylden i kommunerne erhvervsejendomme hvor man

til at sætte niveauet for handler mellem interesseforbundne parter så man ikke kan

i forbindelse med tinglysning i forbindelse med gaver og beskatning af fri bolig

som oftest meget få gange at

man bevæger sig ind på ejerboligmarkedet og det kan være en jungle for folk og der er den offentlige ejendomsvurdering dog en

sammenligne forskellige ejendomme også der må der sættes noget i stedet for hvis man afskaffer den offentlige ejendomsvurdering på andelsboligmarkedet bliver priserne jo reguleret efter

endelig det problem der ville være hvis man tog for pålydende hvad der

hvad hvis der var ejendomme for hvilke priserne faldt til under niveauet for to tusind og et

i hvad gør man så skal man så blive ved med at betale den samme skat selv om ens ejendom nu er under værdien fra dengang sf har allerede fremsendt en række spørgsmål til forslaget vi ser frem til det samråd der er indkaldt til så vi kan få en ordentlig og saglig diskussion om

vil vi ikke afvise at man kan lave sådan en forenkling og bruge kræfterne bedre men vi vil forbeholde os retten til at vurdere et lovforslag når det rent faktisk foreligger efter vi har haft den her behandling af et beslutningsforslag som jo

ikke haster men som er sat i verden for at holde liv i en eller anden skræmmekampagne jeg håber at vi med debatten i dag får sagt at vi støtter forenkling men at der altså er en lang række meget vigtige hensyn at tage som vi

afklaret inden vi på en saglig måde kan komme videre med den her diskussion

sige fra folketingets talerstol

herre ole sohn jo tidligere har gjort hvis nu

at finde tekniske løsninger

nogen der bliver stillet dårligere er man så enig i

handler om at kommunerne bruger den til at opkræve dækningsafgift og grundskyld

skal have en måde at organisere prissætningen af andelsboliger

har den offentlige ejendomsvurdering

er der en lang række ting som vi er nødt til have en afklaring på men med

af spørgsmålet altså hvis vi finder en løsning på alle disse problemer vil vi så være med

jeg sige som jeg sagde i mit indlæg ja kan vi forenkle det kan vi bruge kræfterne bedre i skat end på at lave vurderinger der ikke bruges til noget jamen så er vi positivt indstillet over for det

jeg jo desværre ikke overrasket over jeg havde regnet med at der ville komme en

selv om man jo officielt går ind for at boligskatterne ikke

og så giver vi skatteministeren og hans folk hele sommeren

at der kan frigøres nogle kræfter i

kan bruge kræfterne bedre

så saglig tilgang til det at jeg siger at vi er nødt til

bruger den offentlige vurdering

fem og syv procent af alle boliger i danmark der er andelsboliger det mener herre mikkel dencker

bare kan sige ja og så tro at der ikke er nogen problemer ved det på det principielle plan er det

vi forbeholder os retten til at vurdere det når der måtte komme et lovforslag fra regeringen som åbenbart har meget svært ved at skrue det sammen

kan det lade sig gøre så lad os se på det

vil bevare muligheden for at hæve boligskatterne efter et valg

jeg sagde i min ordførertale nemlig at det her forslag er skabt til at holde liv i en eller anden

se om man kan vende skuden og alligevel vinde valget

dansk folkeparti ikke engang tager højde for for eksempel det med andelsboligmarkedet eller tager de forbrugerpolitiske hensyn der ligger i at der er noget gennemsigtighed i markedet

taletid og kan jo bare gentage at på det principielle plan

set åbne over for det det skal herre mikkel dencker ikke tage som en afvisning

som en opbakning jeg vil bare gerne se det på skrift før vi tager endelig stilling til hvordan sådan

tilsagn i at sige at når de forskellige løsningsmodeller

stilling til principperne det politiske synspunkt

det der er lagt op til i beslutningsforslaget en forenkling af grundlaget for beskatning af fast ejendom

vi åbne over for det det jeg bare stilfærdigt tillader mig at påpege er at det måske ikke er så nemt endda når den regering som herre mike legarth er en del af to gange har måttet tage ønsket om det her af lovprogrammet fordi man ikke kunne få det ført ud i livet fordi der er alle de andre steder end

men jeg vil godt have lov at se det lovforslag der skal komme ud af det her beslutningsforslag før jeg kan vurdere

man har lavet rigtige løsninger på andelsboligmarkedet for hvordan man undgår svig for hvordan kommunerne ikke mister indtægter og så videre

ret fair synspunkt at have at vi ikke skal føre politik i i det blinde men i den principielle stillingtagen siger jo vi vil gerne have forenklingen

og når de modeller er fundet så støtter når de modeller er fundet og vi sammen har sagt at det skal der findes løsninger på så

socialistisk folkeparti princippet om at bevare skattestoppet

intentioner om at ændre på boligskatten det svar giver jeg gerne igen fra talerstolen her

det bliver bare gjort til en enklere sag end

selv nogle af de steder hvor der er problemer med det jeg har peget på nogle flere som

opmærksomme på og der siger jeg bare i al stilfærdighed at

lov til at se om jeg rent faktisk synes at det er

mener er en løsning eller om det tager højde for hvad det vil gøre for andelsboligmarkedet hvad det vil gøre for

svig undgå

vi skal lige have herre mike legarth først som konservativ ordfører

at vi skal afskaffe ejendomsvurderingerne i den form som vi igennem mange år har kendt dem og i stedet tilvejebringe et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom og det skal man fordi ejendomsvurderingerne ikke længere bruges som grundlaget for beskatning af fast ejendom vi har jo et skattestop og vi har grundskatteloft

vurderingsordning er ressourcekrævende især for skat

jeg deler opfattelsen af og det gør vi konservative at der kun findes et godt argument for at opretholde opretholde den ordning vi kender

vi konservative vil ikke sætte boligskatterne op og derfor er vi også enige i at vi godt kan undvære ejendomsvurderingerne i den udgave

tro på det som socialdemokratiet og socialistisk folkeparti siger også i dag om boligskatterne falder det jo pænt sammen med det vi konservative og regeringen siger

jeg meget spændt på at høre hvad man så har tænkt sig

det svar skylder s og sf selvfølgelig befolkningen hvis vi måtte ende ud i det det må udvalgsarbejdet vise os

vi nok skal holde socialdemokratiet og socialistisk folkeparti til biddet

ejendomsvurderingerne altså det manuelle arbejde

med den

interesseret i det kan man på anden måde finde frem til det

det konservative folkepartis opfattelse i virkeligheden er

kommunale grundskyld skal være

der skal være den her årlige regulering inden for en given ramme

skal være så den her fastlåsningsdel gælder for ejendomsværdiskatten

hvis det her er et værn mod boligskattestigninger enig i det som herre mads rørvig sagde tidligere nemlig at man sagtens kan hæve ejendomsværdiskatten uafhængig af ejendomsvurderingen

på lovprogrammet men i

løbet af de sidste to folketingssamlinger

kan gennemføres og nu vil vi sætte handling bag ordene og sørge for at andre opgaver kommer til at vige for den her

det handler selvfølgelig om at det er noget mere kompliceret

om man ikke lige har prioriteret rigtigt inden for det enkelte år synes jeg bare

det skal holde liv i en

at man kan have fri bolig

noget det var et simpelt og ærligt svar på hvorfor det ikke tidligere er lykkedes os at levere et lovforslag på det her når nu vi har haft hensigt det er fordi der har været andre presserende opgaver som var nødt til at blive håndteret først og nu er vi i hvert fald i den position at nu ønsker vi at gennemføre det her og så bliver der tilført de ressourcer der skal til

så handler det jo også om at vi i folketinget sammen bliver enige om at gøre det her og sammen finde politiske løsninger på de udfordringer der er

ikke blevet præsenteret for nogen af de komplikationer der er som der ikke kan findes

herre mads rørvig

herre mads rørvig havde det synspunkt at det var helt forkert at blande finansieringen af skattestoppet ind i den her diskussion men jeg har forstået at både de konservative og venstre og

har det synspunkt at hvis man ikke ønsker at øge boligbeskatningen og beskatningen af fast ejendom i det hele taget så

og jeg citerer jeg har ikke taget stilling til om der skal være et skattestop der ser ud som det gør efter to tusind og tyve så vil jeg bare sige hvis man ønsker at støtte et

må antages at boligskatterne op hvordan kan det hænge sammen

meget dyrt at finansiere efter to tusind og tyve

skylder et klart svar har de konservative siden den tolvte maj to tusind og elleve

vi laver økonomisk planlægning frem i tiden først var der en to tusind og ti plan så var der en to tusind og femten plan nu er der en to tusind og tyve plan og i de planer vi præsenterer fortæller vi hvad vi vil politisk

finansierer det krone til krone både i ti 15 og tyve planen har vi sagt at skattestoppet står fast og det

regeringen har sagt er skattestop til to tusind og tyve og ikke længere det var sådan de økonomiske

sådan alle beregninger var lavet

sigte og med det klare argument at grunden til at det skal gennemføres er

at diskussionen fjerner sig fra det hypotetiske og går over i det konkrete

som det vil kræve med en varig finansiering af skattestoppet og som i sagens natur hvis man fører ansvarlig økonomisk politik må ledsage en støtte til et sådan beslutningsforslag med den argumentation hvor skal de penge komme fra

reform i efterlønsklassen

herre mike legarth og hvorfor agerer man sisyfos og laver først en

for så derefter at støtte et beslutningsforslag der trækker tæppet væk under den finanspolitiske holdbarhed i et omfang der svarer

man ellers kan kalde det om en meget simpel problemstilling

ved sine fulde fem allerede nu kan begynde

to tusind og tyve man er nødt til at kende sine udfordringer først og det ved vi

gøre når man kommer lidt længere frem men hvis tingene er

med hensyn til det det koster er det jo det vi prioriterer

at jeg arbejder på at lette skatterne og måske også på sigt lette beskatningen af boliger hvis det er muligt det kommer an på hvad virksomhederne tjener man skal huske at de tre

jeg skal sige til herre mike legarth altså det

tæppet væk under enhver diskussion om finanspolitisk holdbarhed hvis man ikke

hele begrebet falder jo til jorden hvis

herre mike legarth ikke ligesom vil anerkende at

har gjort i de seneste år hvor vi som bekendt har haft en vækst på niveau

bedst af at regeringen nu i to forsøg har

gennemføre en ordning hvor man fjerner den

er en særlig situation en regering der to gange på sit lovprogram har opført

af den karakter vi ser her uden at bringe det frem i folketingssalen

eksempler magen til på det sker indimellem at regeringen stemmer for beslutningsforslag det er som regel fordi der

fremsætte lovforslag på et område for så derefter at støtte et privat forslag i folketinget med det samme synspunkt det er en sjælden

til den konklusion at det at det er det ikke men det skyldes jo også at

igen bør lade

prisudviklingen forstået på den måde at ingen

deres hus stiger i værdi der er altså alene tale om at aflyse en skattelettelse som regeringen har lagt ind i sin to tusind og tyve plan

må vi lige diskutere hvad der er en skattelettelse men pointen er her at uanset om man læser regeringens publikationer og svar til folketinget de økonomiske vismænd

må det jo hænge sådan sammen at hvis noget skal finansieres

er det fordi det er en udgift og derfor er skattestoppet jo reelt set

redegørelser der er kommet på området det jeg så interesserer mig for er at regeringen jo har valgt at finansiere skattestoppet frem til to tusind og tyve

og derefter har indlagt i sine prognoser at der ikke er et skattestop

de fremskrivninger der er af den offentlige saldoudvikling af den offentlige gæld efter to tusind og tyve opererer man med et neutralt fremskrivningsprincip som betyder at afgifterne og ejendomsværdiskatten

den konservative formand justitsministeren til børsen

der skal være et skattestop der ser ud som det gør nu efter to tusind og tyve og finansministeren siger i et svar til min kollega herre niels helveg petersen

taget stilling at man

som indebærer at skatter og afgifter overordnet set udvikler sig i takt med økonomien som helhed der er dermed ikke taget stilling til de skattepolitiske prioriteringer efter to tusind og tyve men i dag argumenterer man for et beslutningsforslag med præcis den argumentation at nu har man taget stilling skattestoppet skal bevares

øge ejendomsværdiskatten og derfor er regeringen imod så er det bare jeg siger hvis man kigger i to tusind og tyve planen og ser hvad der beskrives der om begrebet finanspolitisk holdbarhed står der og jeg citerer finanspolitisk holdbarhed betyder overordnet at den politik der planlægges frem mod to tusind og tyve kan fastholdes i årene efter

regering der i dag siger vi vil have skattestop for tid og evighed

trettende maj to tusind og elleve til herre niels helveg petersen og der siger regeringen så at hvis man viderefører skattestoppet i sin nuværende form efter to tusind og tyve skønnes det at den finanspolitiske holdbarhed svækkes med tre

og netop der har herre mads rørvig herre mike legarth og skatteministeren

argument for hvorfor det interessante i den her diskussion er

skattestop også efter to tusind og tyve

derfor forventer vi at regeringen enten fortæller hvor finansieringen er eller i hvert fald ændrer sine fremskrivninger sådan at man kan se at det er afspejlet i den offentlige gæld og saldoudvikling

for han vrøvler om skattestop og finansiel holdbarhed men principielt set har det jo egentlig ikke noget med beslutningsforslaget at gøre

vælge at opsige skattestoppet på baggrund af

og to tusind og to det ønsker

hvis man er imod det

er det jo fordi man vil lave en ejendomsværdibeskatning efter hvad boligen er vurderet til i to tusind og elleve

ejendomsværdibeskatning efter de ejendomsværdier der er i to tusind og ti og 2011

finanspolitisk holdbarhed der fremgår af to tusind og tyve planen

i min økonomibog jeg står fuldstændig inde for

herre mads rørvig kan ikke løbe fra at det synspunkt han på venstres vegne har præsenteret i dag har svækket den finanspolitiske holdbarhed med tre

at ophæve skattestoppet fra to tusind og seksten altså ikke i

kan vænne sig til det det betyder alene at hvis ens hus stiger i værdi efter

der skal ikke ændres på procenten den vil

er helt i tråd med de anbefalinger som venstre de konservative og regeringen i øvrigt

vi vil bruge pengene på at sænke skatten på arbejde

ikke for at hive penge op af skatteydernes lommer det er for at sænke skatten på arbejde det troede jeg mads rørvig også er optaget af

vi er uenige om hvorvidt man skal hæve boligskatten eller ej

pris og lønstigninger derfra vil skulle beskattes hvorfor

jeg ikke man afskaffer jo fremtidige vurderinger

det argument man fremfører fra herre mads rørvig og konsorters side er at hvis man går ind for det her er

at regeringen med sine meldinger i dag

procent af bnp det er et interessant synspunkt

jeg mig til at vi får finansministeren i samråd i

svækket holdbarhed jo er lig med den kostpris som skattestoppet

at vi er enige om hvad finanspolitisk holdbarhed er nemlig som det fremgår af to tyve planen at den politik der planlægges frem mod to tusind og tyve kan fastholdes i årene efter og at herre mike legarth anerkender at det har en pris

procent af bnp det der er nyt i dag er

så klart og tydeligt at man siger fra regeringens side og fra regeringspartiernes side at den virkelighed vil der også være efter to tusind og tyve det er det man arbejder på det er man støtter det her forslag

derfor må jeg bare sige at så skylder man jo også enten at revidere sine fremskrivninger af den offentlige gæld og saldoudvikling

udgive den ene publikation efter den anden som ikke afspejler de politiske beslutninger man har truffet det er det jeg har forfulgt hele dagen i

påvirker den rigtig meget det kan man forvisse sig om hvis man bare kigger

og at der også vil være holdbarhed ingen tvivl om det men nu til den sag vi drøfter i dag hvorfor er det at herre morten østergaard og det radikale venstre synes at det er det helt rigtige

boliger når vi ved at vi er i en tid hvor mange især unge førstegangskøbere er teknisk insolvente og så skal opleve at de ikke kan betale terminerne

så at det er det vi diskuterer i dag men jeg er måske mest

vi hørte også herre mads rørvig tale meget om tryghed skattestoppet

mindre tryg periode for boligejere end de seneste år i

peger på at det er en af grundene til at vi har en bobleøkonomi på det danske boligmarked og alle de faktorer der udløste den seneste prisboble

er stadig væk til stede og kan gøre det igen så der er ikke tryghed i det

det gavner mest når man laver den skattelettelse

vi ønsker ikke at hente pengene ind i statskassen vi vil give dem som sænkelser i skatten på arbejde ved at hæve beskæftigelsesfradraget for alle det synes vi er en mere fair måde at gøre det på

fordi man ønsker at begunstige de rigeste boligejere i stedet for at gøre noget der kunne bidrage til at løse et af de problemer vi har i det her samfund nemlig at arbejdsudbuddet er for lavt

er ingen tvivl om at den tilbagetrækningsreform vi har lavet markant forbedrer den finanspolitiske holdbarhed

i forbindelse med med det vindue der åbner sig for i en periode i to tusind og tolv

midlertidig svækkelse af de offentlige finanser men ikke af holdbarheden holdbarheden forbedres markant med tilbagetrækningsreformen i modsætning til det forslag som vi

diskuterer i dag og de argumentationer som regeringen fører frem som

svækker den finanspolitiske holdbarhed det er jo altså paradoksalt at man siger at økonomien er det vigtigste

til at blive længere på arbejdsmarkedet og så er blækket knap nok tørt på aftalen før man annoncerer et et valgkampsegnet princip som altså

det der er bundlinjen er at i to tusind og tyve

og pensionsreformen et bidrag på atten milliard

til det samlede regnestykke som socialdemokraterne jo også anerkender med med en

leveres og så er der en forbedring af økonomien hvert år altså den varige effekt på cirka ti milliard kr hvilket svarer godt og vel til politiets

eneste år så samlet set

debatten at enhedslisten gik ind for at sætte ejendomsværdiskatten i vejret det er ikke tilfældet vi forestiller os et helt andet skattesystem på boligmarkedet hvor vi i stedet for at hæve de løbende beskatninger af ejerboliger ønsker

beskatte værdistigningerne når de realiseres

så længe man bor i sit hus så ønsker vi ikke at hæve skatten

sælger murstenene om jeg så må sige for at øge sit forbrug så mener vi selvfølgelig

tilfælde og som man kan bruge til forbrug

det er i øvrigt ret fjollet at vi i dag har et system hvor der genereres enormt store indkomster i form af arbejdsfri værdistigninger på

i øvrigt sige til alle dem der bekymrer sig meget om at vi skal have sat skatten på arbejde ned

at hvis man flytter fra et hus til et andet hus så kan værdistigningen man måtte have fået indefryses således at man har råd til at flytte for ellers

i forbindelse med flytning fra et hus der er blevet mere værd til et andet hus der sandsynligvis jo også

men når murstenene veksles til forbrug så skal skatten falde det vil også modvirke nogle af de boligbobler vi har set både i danmark og i andre lande

det er derfor vi har foreslået s og sf og de radikale

nedsætter en kommission der kigger på den samlede boligbeskatning

beskattet det er vores indstilling til det det vil altså sige

vi så også foreslået at i den periode der er indtil vi får lavet skattesystemet på boligområdet om

skattelettelse

en skattelettelse der især kommer de rigeste nord for københavn og i dele af aarhus og aalborg og odense

til gode hvorimod dem der bor i områder

i meget mindre grad får gavn af den skattelettelse så vi ønsker altså at eliminere den skattelettelse der ligger i det nuværende skattestop men vi ønsker altså ikke at hæve

altså de arbejdsfrie værdistigninger og ikke når man har forbedret sit hus

klart at så går vi også ind for at opretholde

værdistigninger bliver beskattet når de realiseres

hvis man vil kontrollere at der ikke sker proformasalg af ejendomme for en pris der er langt under vurderingen og dermed jo reelt giver en gave der så også bliver skattefri

ikke lige lykkedes at høre hele min ordførertale vi ønsker ikke en forhøjelse af ejendomsværdiskatten

så går vi videre i ordførerrækken og næste ordfører

det er herre simon emil ammitzbøll ellers er herre niels høiby krympet i vask i mellemtiden

jeg skal gøre det forholdsvis kort liberal alliance synes at det er et rigtig fint beslutningsforslag som dansk folkeparti her har

liberal alliance ser ikke nogen grund til

boligskattestoppet ikke har haft brug for det og da liberal alliance har den klare politik at ikke en skat ikke en afgift skal stige i i dette land så ser vi heller ingen grund til at bevare dette instrument

konkrete udgifter

vil man jo spare fremadrettet og det kan man jo så kun glæde sig over da færre offentlige udgifter ligger rigtig godt i tråd med den politik som liberal alliance har

i snart ti år

en succes for det har givet danskerne vished for at politikerne ikke pludselig opfinder en ny skat eller afgift som kommer til at belaste den enkeltes private økonomi med andre ord

er skattestop lig med tryghed for ejendomsskatterne betyder skattestoppet at det beløb man skal betale i ejendomsværdiskat er det samme kronebeløb over et år det er tryghed og det er sikkerhed i dansk folkeparti ønsker vi at skattestoppet også for ejendomsværdiskatten skal fortsætte

heldigvis også en del andre partier som ønsker

det også helt naturligt at vi ser på om det system vi bruger til at beregne ejendomsværdiskatten fra tiden før skattestoppet blev indført behøver at fortsætte nu hvor skattestoppet

med skattestoppet er ejendomsvurderingerne stort set overflødige og tjener kun ganske få sekundære formål

er der sund fornuft i at se på om ikke disse få eksisterende funktioner kan udføres på anden vis sådan at vi kan blive fri for at der skal bruges administrative ressourcer på at foretage ejendomsvurderinger hvert andet år

et dertilhørende klagesystem det er et alt for tungt og dyrt system at have med de få formål som det tjener det er det der er baggrunden for at dansk folkeparti har ønsket at afskaffe ejendomsvurderingerne og baggrunden for at vi har

som jeg har nævnt findes der mange gode grunde til at

faktisk kan jeg kun komme i tanker om en eneste grund til at bevare vurderingerne

vi skilt fårene fra bukkene i diskussionen om boligskatterne de som støtter

afskriver sig muligheden for at hæve boligskatterne mens de som er imod forslaget åbenbart vil bevare muligheden for at lade boligskatterne stige så enkelt kan det gøres op så ved danskerne hvem de kan stole på vi har fået tilkendegivelser fra regeringen

konservative og fra liberal alliance om at de støtter beslutningsforslaget vi har fået nogle lange bortforklaringer fra socialdemokratiet og sf om at de da synes at boligskatterne vistnok skal blive på samme niveau som de er på nu men de synes alligevel det er en dårlig idé at afskaffe systemet her fordi der er en masse problemer forbundet med det og tænk nu hvis det helt hypotetiske skulle ske at boligpriserne faldt til niveauet for ti år siden så

en masse mennesker der kom i klemme ja forklaringer er der mange af

regnestykket op er der åbenbart kun

boligskatterne skal bevares fastfrosset på det nuværende niveau så jeg vil sige tak for støtten til forslaget her til regeringspartierne regeringen og liberal alliance

og to niveau eller under to tusind og et niveau

ikke at sige ja sige ja til beslutningsforslaget her

det er jo en meget hypotetisk begrundelse der bliver brugt nemlig frygten for

boligpriserne falder til under to tusind og et niveauet det er en

vil kunne finde sted

udkantsdanmark ville herre mikkel dencker og dansk folkeparti kunne konstatere

i det såkaldte udkantsdanmark

det her relativt simple spørgsmål er det ikke rigtigt

bliver gennemført vil det i de områder af landet hvor boligpriserne måtte falde til under to tusind og to

det figenblad som man har i socialdemokratiet

sig gøre men men nu kommer der

arbejde som skatteministeriet går i gang med hvor man skal se på

i lovgivning der var det da en mulighed at

med i arbejdet og se på om man kunne indbygge en mekanisme

at skatten direkte blev sat ned hvis

meget hypotetiske omstændighed som

løsninger på de her andre ting og skuffer det så ikke herre mikkel dencker voldsomt

mikkel dencker voldsomt at regeringen to gange har

at gøre det noget tidligere

hvilke beslutninger der er taget af hvem og hvorfor i skatteministeriet

her principielle beslutning i folketinget om at afskaffe ejendomsvurderingerne så

at lade de dygtige mennesker i skatteministeriet udtænke løsninger på det men umiddelbart kunne et bud

det beløb man betaler i ejendomsværdiskat

være sådan men nu har herre jesper petersen fået det

og det lykkedes ikke det gennemført

et beslutningsforslag om at pålægge regeringen noget den i to omgange ikke

få det med inden sommerferien

satte

skatteministeriet ved tidligere lejligheder jeg kan bare sige at i dansk folkeparti har vi en politik som blandt andet går ud på at vi vil afskaffe ejendomsvurderingerne derfor har vi fremsat det her beslutningsforslag

der er opbakning til det desværre ikke fra herre jesper petersens parti men

lang tid på at forklare hvorfor man i dag ikke kunne

fordi der er en masse problemer forbundet med det men det er jo det vi sætter skatteministeriet i gang med at finde løsninger på og det undrer mig at sf ikke kan være med til at gøre det

primært at de ikke skal kunne sættes op det er det skattestoppet går ud på i min verden

kunne bevares men jeg betragter det absolut som hypotetisk at boligpriserne skulle kunne falde til under to tusind og et niveau det kan jeg ikke forestille mig skulle finde sted

socialdemokratiet begynder at kere sig om at give skattelettelser til boligejerne det plejer ikke

da der ikke er flere som har bedt om ordet er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

her er så et beslutningsforslag om en af de skatter vi har indført som et finansieringselement til at kunne

sætte skatten ned på arbejde

det der også var essensen i den tidligere diskussion

at forskellen på regeringen og oppositionen er at vi

lov til er at hæve skatterne så de kan finansiere nogle flere gaver for andres penge det her beslutningsforslag

har vi behandlet tidligere her i folketinget dengang var det

gør vi igen

pengene er brugt til at sænke skatten på arbejde

multimedieskatten en værdiansættelse på tre tusind kroner af det gode som består i at en arbejdsgiver betaler for en computer telefon internetforbindelse

andet multimedie som man også kan bruge privat man bliver derfor beskattet af

den private rådighed over telefon computer internetforbindelse og andre multimedier værdien på tre tusind kroner svarer til den gamle skattepligtige værdi af fri telefon det er et skatteretligt princip at løn skal beskattes uanset om den udbetales som kontanter

regeringen har med multimediebeskatningen indført en enkel og ensartet regel der er let for alle at forstå liberal alliance påpeger flere steder i bemærkningerne til

at multimediebeskatningen straffer fleksible medarbejdere der forsøger at finde en balance mellem et krævende arbejde og et velfungerende familieliv jeg synes det er vigtigt at huske at multimediebeskatningen ikke er en skat på arbejdsredskaber men en beskatning af et multimedie som man også kan bruge privat skatten straffer ikke fleksible medarbejdere men sørger for at det personalegode som et multimedie er bliver beskattet på en enkel og ensartet

at multimedieskatten kan undgås hvis man vælger at bruge sin egen private computer og internetforbindelse til at arbejde i hjemmet eller hvis man kun bruger de multimedier som arbejdsgiveren stiller til rådighed på arbejdspladsen det er et valg den enkelte må træffe sammen med sin arbejdsgiver jeg har bemærket at liberal alliance skriver at multimediebeskatningen skader den teknologiske udvikling i vores samfund

det mener jeg egentlig ikke er en rigtig påstand det skattepligtige beløb udgør omkring tre tusind

hvilket betyder at langt de fleste vil skulle betale

fem og tyve kroner i skat om året eller en hundrede og to kroner om måneden

telefon eller et andet multimedie til rådighed eller flere af dem for topskatteydere er skatten knap

hundrede kroner for de flestes vedkommende ligger beskatningen pænt under

multimedier og vi har tilmed indført rabat i beskatningen for ægtefæller det sammenholdt med det

blandt andet at fjerne mellemskatten skal man jo huske på at mellemskatten er kendetegnet ved at den indtrådte når folk gik fra passiv forsørgelse til arbejdsindkomst og dermed var mellemskatten en jobskat

at de borgere der har fået glæde af at vi har fjernet mellemskatten hovedsagelig

betaler multimedieskat men det regnestykke vil være til fordel for de mennesker som er på arbejdsmarkedet eller sagt

set danskerne om lige at regne efter om de er glade for den omlægning som vi har lavet eller ej for de har al mulig grund til at være glade de har nemlig haft en stor lettelse ud af

foran økonomiske udfordringer det er givet at der er udfordringer men med de aftaler vi har indgået her i foråret er der skabt grundlag for en holdbar genopretning af dansk økonomi samtidig er der klart og konkret anvist finansiering

som der i kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede for at få indtægter og udgifter til at balancere i to tusind og tyve danmarks velfærd kan ikke sikres ved at give ufinansierede skattelettelser og da slet ikke ved at fritage større personalegoder fra

jeg gerne gentage at regeringen heller ikke denne gang

fordi regeringen ønsker at holde fast i multimediebeskatningen

argumentationen men måske kom

den argumentation jeg havde regnet med

er afgørende i et velfærdssamfund er

at man kan finansiere det fælles og i den sammenhæng har vi været inde at kigge på om det var

klar på at det var vigtigt og derfor har vi sænket skatten på arbejde faktisk ad tre omgange

steder hvor det vil være mindre skadeligt at tage skatten

sådan set at princippet om at man beskatter goder der stilles til rådighed af en arbejdsgiver

sundt princip alene af den grund

via penge der beskattes med omkring halvtreds

skattefrie personalegoder uden beskatning eller loft overhovedet så skal man nok kunne regne ud hvordan mange vil blive aflønnet i fremtiden så hvis herre simon emil ammitzbøll spørger ind til om der kan være et sundt skattemæssigt princip i at beskatte personalegoder så er svaret ja

iphone eller hvad ved jeg altså

det næste at det også er en skovl eller en hammer

ved det snart ikke i virkeligheden synes jeg desværre at hele argumentationen

altså

man taler om ufinansierede skattelettelser

finder på nye skatter når man afskaffer gamle skatter man kunne jo også sætte de offentlige udgifter ned

lige nu er om den skatteomlægning regeringen lavede

kunne være finansieret

skære i den offentlige sektor frem for som vi gjorde

øge andre skatter og afgifter det er jo en noget mere virkelighedsnær diskussion end den man hører fra den røde del af oppositionen som gang på gang påstår at vores skatteomlægning ikke var finansieret det var den jo lige præcis vi er så ikke enige med liberal alliance i

vi mener at at det der har været afgørende har været at lave en skatteomlægning som i sig selv også vil medføre

nogle bedre incitamenter til at gå fra ledighed til arbejde nogle bedre incitamenter til at uddanne sig alt sammen noget som vil medføre at vi vil få en større vækst i det her samfund og dermed også en større mulighed for at finansiere det fælles så der er

forskellige tilgange til hvordan vi sætter vi sætter i hjulene i gang men det glæder mig som sagt at liberal alliance anerkender at selvfølgelig er skattereformen

herre mads rørvig venstre

et lignende beslutningsforslag her i folketingssalen i

gik også dengang ud på at afskaffe multimedieskatten og venstres holdning er den samme nemlig at vi ikke kan støtte forslaget

samme argumentation vi har jo gennemført en historisk skattereform en skattereform der gør det mere attraktivt at arbejde og en skattereform der

om året til velfærd og skattereformen er som skatteministeren også sagde fuldt finansieret det betyder at vi har måttet finde finansieringen på en række områder

jo at gøre den gamle beskatning af fri telefon

opnå et større provenu da flere multimedier bliver medtaget i en sådan beskatning før skattereformen

virvar med forskellige beskatningssatser alt efter

udstyr man havde noget udstyr blev betragtet som

skattefrit medarbejdergode mens andre andre multimedier skulle beskattes og foruden de forskellige

var hele den teknologiske udvikling løbet fra det regelsæt vi havde hvem kan sige om en iphone er en computer eller en telefon eller eller begge dele

var det hensigtsmæssigt en gang for alle at få skabt en ensartet beskatning på området og det fik vi gjort med en multimediebeskatning

lige vel modtaget alle steder og slet ikke hos liberal alliance men den bidrager til at vi har kunnet sænke marginalskatten så meget som som vi har gjort alt sammen fuldt finansieret jeg mener heller ikke det er rigtigt at en multimedieskat vil bremse den teknologiske udvikling og gøre danmark til et teknologisk uland for

at en skatteyder betaler

hundrede og halvtreds kroner ekstra i multimedieskat efter den gældende sats på værdiansættelsen af de tre tusind kroner så jeg vil henholde mig til den ordførertale

at venstre ikke kan støtte en afskaffelse af multimedieskatten også med den begrundelse at det jo koster seks hundrede og halvtreds million

ganske fint at man indførte multimediebeskatning og så fik man et større provenu altså at danskerne skulle betale mere det er sådan konceptet

jeg mads rørvig fortalte hvorfor det er at venstre synes det er en god idé at beskatte medarbejderes

yde en ekstra indsats

at medarbejderne står til rådighed

for os alle sammen i stedet for dette som gør det modsatte regeringen siger at den kæmper for hjemmearbejdspladser men hvordan går det mon med dem

men hvis man lige tager helikopterperspektivet og

afskaffede mellemskatten

til det der med at folk betaler mere

skal betale multimedieskat jo vist men man skal lige

jo i danmark et skatteretligt princip at løn skal beskattes uanset om det er løn man får af arbejdsgiveren

har vi forenklet de regler der hidtil var

holdning at personalegoder slet ikke skal beskattes men

aflønning i materielle goder og det er vi

telefoner er personalegoder eller arbejdsredskaber jeg troede at i to tusind og elleve var alle enige om at det må være helt naturlige

grad som intet andet folk belastet af verdens største offentlige sektor

til sverige hvor de borgerlige politikere ikke alene er det af navn men også af gavn

som ikke giver særlig meget i indtægt men som generer rigtig rigtig mange mennesker i deres hverdag og deres arbejdsliv og deres familieliv

set i

rene ingenting jeg deler simpelt hen ikke herre simon emil ammitzbølls

og jeg synes det er lidt fattigt at

et beslutningsforslag der medfører en meromkostning for staten på seks

at anvise finansiering dertil det er blandt andet på den baggrund at vi selvfølgelig

dagens beslutningsforslag det beslutningsforslag som det radikale venstre fremsatte i to tusind og ti og som vi havde til behandling her i salen den sjette maj to tusind og ti

dels havde liberal alliance ikke stunder at møde frem til behandling i salen og

socialdemokratiet fremførte i forbindelse med vores og i øvrigt sfs finanslov for to tusind og tolv at multimedieskatten bør ændres således at de der alene har et multimedie til rådighed fra arbejdsgiveren bør fritages for multimediebeskatning

det vil for eksempel gælde den skovarbejder der af sikkerhedsmæssige grunde har en mobiltelefon med i skoven eller hjemmehjælperen der har en elektronisk patientjournal med rundt på den håndholdte computer for dem og andre der kun har et multimedie til rådighed skal der ingen multimediebeskatning være så langt er vi enige i såvel det radikale venstres som liberal alliances forslag om at afskaffe multimedieskatten det vil være en håndsrækning til nogle af dem som virkelig knokler hårdt på arbejdsmarkedet uden at have de store lønninger og det vil have den fordel at vi slipper af med noget af det administrative bøvl som en lang række arbejdsgivere har klaget over i forbindelse med multimedieskatten men for dem der har flere multimedier til rådighed for eksempel folketingsmedlemmer som har iphone som har bærbar computer som måske har tv og for de særlig udvalgte folketingsmedlemmer oven i købet for øjeblikket

er fair nok at sige at der skal ske en multimediebeskatning det mener vi er et godt princip det var det samme princip som skatteministeren pegede på nemlig at man skal betale skat af sin løn uanset om den bliver udbetalt i bananer

kroner eller i multimedier hvis multimedier bliver fritaget helt for beskatning

er der den risiko at navnlig dem som er højtlønnede og som har stor indflydelse på deres egen løn vil være fristet til at tage en del af lønnen ud i bruttolønsordning eller som ekstra multimedier og på den måde undgå beskatning det kræver ikke stor fantasi at forestille sig hvad der

iphone eller en computer eller et tv hvorfor ikke en ekstra bærbar computer hjemme som børnene kan bruge og hvorfor ikke det store

tv med den store kanalpakke så man kan følge med i de udsendelser der nu er relevante og som man kan erklære relevante for arbejdet og hvorfor ikke det samme til sommerhuset det koster jo det samme nemlig ingenting hvis man bliver enige om det fordi det er alle andre der skal betale det vil være et gigantisk skattehul og det vil være helt urimeligt så er der nogle der

går det nok ikke i praksis men vi ved at det vil ske vi har allerede

set hvordan firmaer systematisk tilbyder omgåelse af de eksisterende regler blandt andet har det jo været oppe i pengemagasinet på dr

citat fra direktøren for it leverandøren atea som i december to tusind og ti

multimedieskatten har betydet alt vi forventer at vi har omsat for en halv milliard når vi slutter regnskabsåret for to tusind og ti den halve milliard havde vi ikke fået hvis der ikke havde været multimedieskat

socialdemokratiets holdning er altså at

er sagt indtil videre gør jeg mig ikke nogen illusioner om at vko på den her måde vil bidrage til at lette hverdagen for almindelige hårdtarbejdende mennesker men i virkeligheden kunne forslagsstillerne jo vælge at tage det her positivt op og så er der faktisk en reel mulighed for at vi kan få en ændring og få det her forslag i den ændrede form vedtaget

den store overraskelse eller det store chok ved at sige at dansk folkeparti vil stemme imod beslutningsforslaget hvis det kommer til en afstemning ved

andenbehandling multimedieskatten som

alliance ønsker at afskaffe

alene af den grund at dansk folkeparti har været med til at aftale multimedieskatten bakker vi selvfølgelig

op om at den skal eksistere og derfor afviser vi selvfølgelig også beslutningsforslaget her som går ud på at afskaffe den i dansk folkeparti finder vi det rimeligt at al form for løn beskattes også den løn der udbetales i form af naturalier ved at man får stillet et gode til rådighed som man har mulighed for at benytte privat og som derfor kan erstatte en udgift som man ellers skulle have afholdt af egen pengepung derfor finder vi det også rimeligt at vi har en multimedieskat som tager højde for de ting

fremgår det ikke af beslutningsforslaget hvad liberal alliance vil stille i stedet for multimedieskatten skal aflønning i naturalier være skattefrit for så er der da for alvor lukket op for spekulation i at konvertere aflønning i penge til aflønning i goder i stedet for det synes jeg liberal alliance skylder en forklaring på ligeså skylder liberal alliance en forklaring på hvordan forslaget skal finansieres i forslaget konstateres det alene at der vil være et provenutab på seks hundrede og halvtreds million kroner sådan ufinansierede skattelettelser eller hvad er det nu egentlig vi er ude i jeg glæder mig til at få en uddybning af det

andre ord ikke støtte beslutningsforslaget så liberal alliance må nok hente

jeg har ved tidligere lejligheder forstået på nogle af herre mikkel denckers kolleger fra dansk folkeparti

skulle have særlig gode vilkår der hvis man virkelig mener det bogstaveligt og ikke kun

ikke netop se på det her forslag om

at være en fleksibel medarbejder og kombinere arbejdsliv og familieliv arbejde og fritid så er pointen i virkeligheden at man

simon emil ammitzbølls indlæg var jeg enig i dansk folkeparti er et parti som vil gøre noget for at familierne skal have

men jeg mener ikke at det at

har en multimedieskat som dansk folkeparti også bakker op om er

det er der mange andre faktorer som har indvirkning på

at

en en gevinst ved at

den måde at hvis man er topskatteyder

hundrede kroner om året i multimedieskat og hvis man

ramme får stillet en bærbar computer til rådighed med internetforbindelse af sin arbejdsgiver tror

hundrede kroner er tjent ind så jeg

ikke hvorfor det skulle forhindre at have et godt familieliv

forklarer herre mikkel dencker så at der har været et markant fald i arbejdsgiverbetalte bredbåndsforbindelser til private

jeg kender ikke den statistik der skulle vise en markant tilbagegang i arbejdsgiverbetalte

jeg tvivler også på at det er ret mange mennesker her i landet som har fravalgt deres deres arbejdsgiverbetalte mobiltelefon computer eller internetforbindelse på grund af multimedieskatten det kan

det ville være en meget dårlig forretning for langt

beslutningsforslag fra det radikale venstre om at fjerne

forskellige samråd og ved andre lejligheder haft fornøjelsen af

sin arbejdsgiver af goder som man får i stedet for løn

som har en værdi for en på den måde at man ellers

eller ville anskaffe sig dem

multimediebeskatning eller en rimelig beskatning af

retfærdighed på den måde at det kun er dem der er på arbejdsmarkedet

en arbejdsgiver i stedet for at få udbetalt løn samtidig er der også en skævhed mellem

det medfører så også en kønsskævhed fordi kvinder jo er overrepræsenteret i den offentlige sektor og når man ser på fordelingen af frynsegoder

at kvinder ikke begunstiges i samme grad som som mænd af de regler der er og sådan

også være hvis der ikke fandtes en multimediebeskatning men det er selvfølgelig så en diskussion om

også besværlig at administrere og

evangelium vi vil gerne være

tilfælde af multimedieskatningen

man kan undtages fra multimedieskatning hvis man alene har fået stillet ét multimedie til rådighed af sin arbejdsgiver der kan man undgå bøvlet og ligesom have det som

bagatelgrænse

altså gennemføre det hvis vi kan komme til det vi har finansieringen til det i vores økonomiske plan men har ikke nok til og har heller ikke støtte til det at fjerne multimedieskatten fuldstændig men jeg synes at liberal alliance trods alt skal tage det sådan at vi

fornyet debat om om multimedieskatningen og muligheden for at lave en form for justering

om ikke nu men så til den tid hvor vi forhåbentlig har har et nyt flertal kan se på det

ikke støtte forslaget det kommer sikkert ikke bag på nogen det forholder sig

tusind og ni skabte vi et historisk resultat ved at sænke skatten på arbejde med syv procent i den forbindelse lyttede vi jo til skattekommissionen og mange af de anbefalinger der var

et finansieringselement til netop at kunne sænke skatten på arbejde med syv

det øger beskæftigelsen i danmark

at bevare det servicesamfund som vi så gerne vil have

appellere til at vi får et naturaliesamfund hvor man betaler løn med naturalieydelser og hvis

har fået af virksomheden så hvis der skal være en eller anden form for symmetri i i den beskatning vi har

den koster for dem der ikke betaler topskat

med egne midler kan købe en billigere løsning

købe en computer eller en mobiltelefon opkobling betaling af abonnement og taletid reparation modelskifte og så videre

så det her er en billigere løsning og det vi skal appellere til er at

har et samfund hvor man skal have både en arbejdsmobil og en privat mobil og en arbejdscomputer og en privat computer det ville da være det glade vanvid at man var nødt til at slæbe rundt på to modeller af hver fordi det nu engang kunne betale sig og hvis man betaler topskat er

man skal tale om måneden for at have det her

jo ingen skat der er behagelig i det konservative

at herre mike legarth og jeg

har en fælles aversion imod det høje danske skattetryk

tone rent flag hvis pointen er

en argumentation som i hvert fald jeg kan forstå

medarbejderes fleksibilitet overarbejde og så videre

at man skal sørge for at der er god konkurrenceevne og der skal også være fleksibilitet og det er der også med den her ordning

man ikke kan have hjemmearbejdspladser og forhindrer ingen form for fleksibilitet det er noget sludder fordi prisen er så lav men i den bedste verden

var mange skatter ikke til stede

skal også være symmetri der skal være lighed for loven tingene skal have en sammenhæng og og det er der

så er multimedieskatten jo i øvrigt

sådan at vi fuldstændig og i ethvert tilfælde har skabt en ordning hvor det er billigere at tage imod det her multimedie end at have et tilsvarende privat

af virksomhedsbetalte

om en multimediebeskatning

et fald i antallet

der kunne det her jo

det har medført og herregud…

giver og hvor mange mennesker den generer

og fast overbevist om at årsagen til at antallet er faldet jo er

det ikke kan betale sig at få stillet en virksomhedsbetalt internetopkobling til rådighed

det godt være at det ikke kan betale sig

valgt at have en privat i stedet for men det der jo er vigtigt er at alle har så meget it til rådighed

intet land er så velfunderet inden for it og opkoblingsmæssigt som vi er så det er ikke et billede af at det her virker negativt

nu er det konservative folkeparti optaget af at vi har så høj konkurrenceevne

så meget beskæftigelse gode rammevilkår og lav beskatning

liberal alliance om men da det virkelig gjaldt da vi forhandlede finanslov sidste gang og hvor vi jo gav herre simon emil ammitzbøll og liberal alliance en milliard kroner på en blankocheck hvor man kunne have valgt at slette multimedieskatten løb herre ammitzbøll og liberal alliance ud af døren så hurtigt så det røg fra skosålerne

det synes jeg var skuffende der kunne været blevet ved forhandlingsbordet og forhandlet nogle gode skattevilkår igennem i stedet for ikke at tage et ansvar

multimedieskatten stemt imod den

vi kan tilslutte os det her forslag som jo helt flugter med et forslag det radikale venstre tidligere har fremsat

er det herre frank aaen som ordfører for enhedslisten

tåbelig skat som ikke fungerer særlig godt og som rammer en hel del mennesker som ikke burde rammes af beskatning og derfor er vi helt indstillet på at

der kan blive et flertal for det efter

vi er dog ikke enige man bare skal afskaffe multimedieskatten og det er fordi der er nogle og særlig dem der er ansat i toppen af pyramiden tæt ved

får stillet enormt store medier til rådighed og der mener vi at

er tale om et frynsegode som burde beskattes i modsætning til

det er social og sundhedsassistenten der bare har et arbejdsredskab stillet til rådighed

en udnyttelse af lovgivningen der jo allerede sker i dag

det vil vi gerne have grebet ind over for men altså i sin grundstruktur er multimedieskatten dårlig og derfor bør det laves fuldstændig

med at takke ordførerne for deres indlæg jeg tror jeg vil sige det sådan

der er mest grund til tak til min tidligere partifælle herre niels helveg petersen som ikke spildte mange ord på forslaget men dog sagde det jeg ønskede at høre nemlig at det radikale venstres støtter det her forslag det er vi jo glade for så mangler vi

kun syv og halvfjerds mandater

afskaffe multimedieskatten jeg synes dog også

vil glæde os over de positive toner der var fra

mere konkret men jeg betragter det i hvert fald som positive tilkendegivelser jeg tror der skal lidt mere arkæologisk arbejde

for at finde ud af om jeg egentlig var

utilfreds med enhedslistens tilkendegivelse

så meget tror jeg vi kan blive enige om regeringen og dansk folkeparti har et forlig der gør at de føler sig bundet og det er jo så sådan det er

at verdens mest skatteplagede befolkning nemlig den danske ikke

som der var lagt op til her multimedieskatten er jo en del

indført de senere år de fire tåbelige skatter som er fedtskatten udligningsskatten på pensioner iværksætterskatten og multimedieskatten er

kortsigtede finansieringsbehov men som i virkeligheden har en kontraproduktiv effekt på dansk økonomi således er der ikke noget der tyder på at den måde man har indrettet fedtskatten på vil forbedre den danske folkesundhed man ved til gengæld at det

man ved det vil flytte arbejdspladser ud af danmark og dermed ikke gøre noget godt udligningsskatten på pensioner er et signal om at folk ikke skal spare op til deres egen pension sådan som vi ellers i årtier har opfordret dem til at gøre iværksætterskatten er en skat på nye virksomheder

endelig er der multimediebeskatningen som er en skat på overarbejde på medarbejderes fleksibilitet og på en øget sammenhæng mellem familie og arbejdsliv det fire tåbelige skatter hvoraf det her forslag kun drejer sig om en enkelt men vi kunne sådan set godt

it og telestyrelsens

seneste telestatistik fra andet halvår af to tusind og ti

man kunne se at antallet af bredbåndsforbindelser til private der er betalt af erhvervsvirksomheder er faldet med over tyve procent således var det i første halvår af to tusind og ni

på det tidspunkt hvor regeringen begynder at tale om at vi skal indføre en multimediebeskatning her

såkaldte hjemmearbejdspladsdage og det er sikkert også ganske ganske fornøjeligt for videnskabsministeren at rejse rundt med noget sådant også for andre der kan se at der bliver brugt offentlige kroner på at fejre at folk skal arbejde derhjemme men

der bliver lavet mindre i de danske virksomheder der er mindre konkurrencedygtige men

må man undre sig over at et stort flertal i folketinget så stædigt holder fast i at man skal genere danskerne med

som jeg sagde tidligere kunne man ligefrem være fristet af ikke at det er et forslag at

at have så mange computere og telefoner

kan stå til rådighed for deres arbejdsgiver og dermed være til gavn for produktiviteten

det er et medarbejdergode og et frynsegode og

folketingets talerstol når der sådan bliver stillet multimedier til rådighed desværre viser

åbenbart er nogle årtier bagud i

det der foregår på den anden side af denne borgs tykke mure hvor

arbejde i en moderne tid

jo men skal vi så bare lave ufinansierede skattelettelser

det er det udtryk man bruger om ufinansierede skattelettelser

og mangel på konkurrencedygtighed i forhold til andre lande i den vestlige del af verden

på skatten på arbejde men generelt også på vores skattetryk som er en af de kedelige verdensrekorder som

med til at holde fast i det vil blive værre med en s sf regering skylder jeg selvfølgelig at sige til dem der skulle tro

forholder sig anderledes

hvordan det skal finansieres

i flere år er blevet hånet spottet og latterliggjort af stort

at vi vil mindske den offentlige sektor mindske det offentlige bureaukrati have mere udlicitering og færre offentligt ansatte

hvor vi i forbindelse med indgåelse af en finanslovaftale for to tusind og tolv vil finde finansieringen til denne og andre skattelettelser danmark står i en svær situation det er blevet bedre med

jo det er da i hvert fald ikke blevet meget værre og det er da sikkert blevet en lillebitte smule bedre men det er slet slet slet ikke godt nok vi har brug for at gøre verdens største offentlige sektor mindre vi har brug for at sænke verdens højeste skattetryk hvis vi overhovedet skal have en chance for at være med i konkurrencen

som var vores og som man slet ikke

jeg skal gentage min tak til det radikale venstre for at være for forslaget og ærgre mig over at

regeringen og dansk folkeparti ikke ville være med

nogle af de øvrige partier som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

herre troels christensen venstre

herre troels christensen indledte med at sige at han ikke er ordfører på forslaget så skal man jo normalt ikke

bemærkninger men jeg vil gerne sige at jeg synes det er fuldstændig uacceptabelt

ikke er i stand til at stille med en ordfører på et forslag som

principiel betydning og rejser så afgørende spørgsmål om danmarks internationale forpligtelser det håber jeg

fuldstændig uacceptabelt at man blandt de mange medlemmer som venstre trods alt har i folketinget

vi kunne have en politisk debat med om det her væsentlige forslag jeg håber meget

spørge

skal udvises udvisningen kan dog undlades hvis udvisningen

på en konkret vurdering af en lang række omstændigheder der nævnt i udlændingelovens § seks og tyve

de internationale forpligtelser altid skal overholdes

være tvivl om rækkevidden af de internationale forpligtelser skal det være op til domstolene at foretage en konkret vurdering af om udvisning vil være mulig på side fem i høringsnotatet skriver integrationsministeriet at der med lovforslaget ikke foretages ændringer i de kriminalitetsformer der kan begrunde udvisning efter udlændingelovens § to og tyve til fire og tyve et af høringssvarene er fra red

men integrationsministeriets høringsnotat at børnekonventionen er en del af danmarks internationale forpligtelser

til udvisning hvis der er tale om organiseret kriminalitet og bandekriminalitet det støtter socialdemokraterne naturligvis bandekriminalitet

ulovlig våbenbesiddelse det kan være vold eller skyderier i

vi bor og lever

er lagt op til bliver der ikke ændret ved at danmark skal overholde de internationale forpligtelser det vil sige

menneskerettighedsdomstols praksis

det afhænger af den begåede kriminalitets art og grovhed varigheden af den

udvistes ophold i bopælslandet tiden efter den begåede kriminalitet og den pågældendes adfærd i denne periode den udvistes familiesituation

og mange andre ting det vil sige at proportionaliteten og den konkrete vurdering ved domstolene bliver opretholdt

når man vejer for og imod den her lovgivning

jeg synes det er vigtigt at understrege at når

om kriminelle udlændinge eksempelvis bandemedlemmer

ikke kan finde ud af at leve op til de

der er selvfølgelig forskel på hvor længe man har været her er forskel på hvilken beskyttelse man skal have men med det her lovforslag

man ikke har statsborgerskab i danmark og

kan man udvises og der er selvfølgelig også regler der

er vigtigt i den her sag at tage

bliver begået kriminalitet når folk står og hidser sig op

er flest er nogle værre banditter går det ud over

der ikke er konsekvenser og sanktioner for dem der rent faktisk ikke kan finde ud af at opføre sig

være rigtig fornuftigt at få afklaret inden vi sender lovforslaget til afstemning det er den bekymring der bliver

en del af lovforslaget minder om

en hovedregel og efterfølgende blev

integrationsministeren vil redegøre for det under sin tale og

bryder vi ikke med reglerne om godt lovarbejde

mig trods alt at socialdemokraternes ordfører gerne vil være sikker på at man holder sig inden for den højesteretsdom der ligger fra nitten ni og halvfems

ikke kunne opretholdes i danmark så vil det jo være absurd at gennemføre en sådan lov en gang til det var det ene spørgsmål

være med til en høring om det her spørgsmål

er at lovforslaget jo

med et helt grundlæggende retsprincip om at tvivlen skal komme den anklagede til gode vi plejer at sige at vi i en retsstat har et princip om at man hellere

at socialdemokraterne mener at man skal bryde med det retsprincip og fremover sige at hvis der er tvivl så skal den tvivl ikke komme den anklagede til gode og kun hvis man er fuldstændig sikker på at man er i strid med internationale konventioner

meget tillid til den danske dommerstand at jeg er helt sikker på at der ikke vil være nogen domstol der vil

medmindre man er sikker på at det er i orden det vil være en konkret vurdering der skal foretages i de enkelte sager

sikkerhed for at man ikke bryder de internationale konventioner men så lang tid en dommer ikke vil sige at

fuldstændig sikker så er der jo ikke længere det tvivlsspørgsmål som fru line barfod taler om der tror

at jeg har noteret mig at institut for menneskerettigheder i sit høringssvar skriver at selv om vi nærmer os sommerferien er man selvfølgelig villig og interesseret i at stille sig til rådighed

da være at integrationsministeren skulle foranledige at vi eventuelt kunne have en høring eller at vi kunne have et møde hvor vi kan få afklaret

socialdemokraterne i integrationsudvalget vil være med til at sikre at vi får en høring om

det her afgørende spørgsmål det andet var så spørgsmålet om de grundlæggende retsprincipper

dommerne ikke følger loven men i stedet gør som de plejer

at tvivlen kommer den anklagede til gode det helt fundamentale retsprincip om at hvis man er i tvivl om

i strid med internationale konventioner jamen så lader man være med at idømme en udvisning

med at udvise hvis de er fuldstændig sikre på at det vil være i strid med menneskerettighedskonventionerne derfor vil jeg gerne høre

til at ændre opfattelse af hvorvidt man skal følge de grundlæggende retsprincipper i

den proportionalitet at domstolene skal foretage en konkret vurdering jeg ser ikke for mig at der er nogen dommere der vil udvise folk medmindre de føler at den sikkerhed som de skal leve op til rent faktisk

jeg er sikker på at domstolene vil vide at granske de forskellige afgørelser der er for eksempel ved menneskerettighedsdomstolen og der ligger jo en meget velkendt praksis som man kan slå ned på

ikke i tvivl om at domstolene sagtens kan finde ud af at håndtere

at når der er partier som bringer et forslag om en høring i spil når der er en lovbehandling

det er der selvfølgelig ikke i den her sag jeg synes det vil fornuftigt hvis vi kan nå at arrangere et møde

et møde med alle interessenter for det kan vi måske dårligt nå men vi kan sagtens

nå at arrangere et møde og det vil jeg selvfølgelig bakke op om som vi altid gør det når der er partier der ønsker at få belyst særlige spørgsmål i forbindelse

ordførertale at socialdemokraterne er trygge ved domstolene og

hvori består fordelen ved den her lov hvis intet er ændret i forhold til den praksis

hvis ikke fru marianne jelved og det radikale venstre havde indgået en aftale om tilbagetrækningsreformen hvor man har frarøvet en hel masse mennesker den efterløn som de var stillet i udsigt det hundrede tusinde af mennesker som nu står og er usikre på hvad deres indkomst vil være

og dansk folkeparti med til at forringe muligheden for efterløn for hundredtusindvis af mennesker som nu står og føler sig usikre på hvad fremtiden vil bringe så var det her

jo aldrig blevet til noget når det så er sagt

ændring i forhold til hvor mange udvisningssager vi ser i dag for

udlændingestramninger stramninger af retspolitikken og den slags

at man gik med til at få df til at forringe efterlønnen svigte deres løfter

hundredtusindvis af mennesker mod at df så skulle have noget

sige amen hvis det er socialdemokraternes forklaringer fra nu af og

der er i det lovforslag vi behandler her

regler om udvisning

som det altid har været i fru karen hækkerups optik

behandle sagerne på nøjagtig samme

selvfølgelig gerne med til at sige at man skal skærpe

organiseret kriminalitet bander udlændinge der kommer hertil og som vil begå kriminalitet

nej vi vil søreme sørge for at man ikke skal kunne udvises hvis man begår kriminalitet

være med til at det skal gå ud over de almindelige indvandrere der

hver eneste gang der er en bandeleder som ikke kan udvises fordi der er alle mulige ting og sager der kommer

internationale konventioner det er der ingen tvivl om

se tilbage på hvad udkommet har været af den her lovgivning så vil det vise sig at det mest af

stor omgang fuldstændig kulsort snak

lovforslag ikke noget

siger at man kan begå kriminalitet i danmark uden at blive udvist så rammer det nogle mennesker

nogle som står og føler at der bliver set ned på dem fordi der er nogle andre der begår noget kriminalitet og det rammer

er der mulighed for at være og virke men der er selvfølgelig en kant kanten er at hvis man begår grov

risikere at falde en udvisningsdom der er så forskellige regler for hvor lang tid man skal have været her og hvor groft det skal

hvad det er domstolene skal tage stilling til skal man stadig leve op til den europæiske

når

skal udvises skal man være sikker på at der er proportionalitet imellem den begåede kriminalitets art og grovhed man skal tage hensyn til varigheden af den udvistes ophold i bopælslandet

berørte persons statsborgerskab den udvistes familiesituation herunder ægteskabets varighed og andre faktorer

plads til folk der er kun for at begå kriminalitet når det så er sagt

og det radikale venstre og enhedslisten og nok også dele af

rendt fra sine løfter om ikke at ville forringe efterlønnen og udskyde pensionsalderen

tusindvis af mennesker

berører ikke specielt mange men det sender nogle signaler og jeg synes det er vigtigt at sige at det

men der er også en kant når den kant overskrides kan man udvises hvis man ikke længere har ophold

i hellere vil tale om om udvisninger og om bandemedlemmer

hundredtusindvis af mennesker for

skulle trække sig tilbage om man var slidt eller nedslidt selv at kunne vurdere om man ikke længere kunne være på arbejdsmarkedet være sikker på at man havde noget at leve af også selv om

plads til en på arbejdsmarkedet er forsvundet for almindelige mennesker så

udvise omsorg over for socialdemokraterne men jeg siger tak

den sikkerhed og den tryghed til de mange mennesker der i dag står og er bekymrede

vi videre i ordførerrækken og det er herre martin henriksen

så kunne man jo nævne at en socialdemokratisk partiformand har sagt at hvis ikke danskerne er villige til at arbejde de her tolv minutter længere

diskuterer her

er jo kommet på baggrund af den aftale som der er blevet indgået om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering og

udmønter så den del der har at gøre med skærpede udvisningsregler

at udlændinge der misbruger deres ophold i danmark til at begå grov kriminalitet skal mødes med konsekvenser og selvfølgelig også når det kommer til

derfor er der jo allerede gennemført en lang række stramninger af udvisningsreglerne og det her

ligger i fin forlængelse af det

lagt op til at udlændinge der står til udvisning kun skal have mulighed for at blive her i landet hvis danmarks internationale forpligtelser med sikkerhed kræver det og det er en skærpelse af det der gælder

udvisning sted ved en lang række

forbrydelser blandt andet narkohandel voldtægt røveri med videre derudover lægger man også op til en skærpelse

betinget udvisning sådan at hvis en udlænding står til at blive udvist men danmarks internationale forpligtelser med sikkerhed siger at

en betinget udvisning og bliver der begået ny kriminalitet

det taler for at der i anden omgang kan finde en udvisning sted derudover lægger man op til at der som led i indsatsen mod banderelateret kriminalitet fremover ved udvisning ved dom skal lægges særlig vægt på at udvisningen må anses for særlig påkrævet på grund af at kriminaliteten er begået som led i organiseret kriminalitet som nævnt har dansk

for de seneste år udvist flere tusinde kriminelle udlændinge og det har været nødvendigt desværre har det vist sig trods de gode resultater at der fortsat er lang vej

disse konventioner beskytter i alt for høj grad forbrydere og indskrænker helt urimeligt danmarks handlemuligheder

indtil nu har beskeden været

lovforslag viser at det er muligt for nu går vi et stykke længere i forhold til konventionerne

velkommen i dansk folkeparti grundlæggende handler det jo ikke om danmarks internationale forpligtelser

det handler om noget helt andet det handler om folketingets forpligtelser og politikernes forpligtelser over for det danske folk hverken mere eller mindre når udlændinge som danmark har taget imod misbruger vores gæstfrihed så må det være sådan at de love som folketinget vedtager udstikker klare retningslinjer der lægger op til udvisning af disse udlændinge jeg er ufattelig træt af og jeg forstår oprigtig

ikke kan udvises med henvisning til

jeg fatter det simpelt hen ikke når en kriminel udlænding får lov til at blive krænker det danskernes retsbevidsthed og danskernes retsfølelse og det er urimeligt det har vi allerede gjort noget ved og nu gør vi det igen og på den baggrund

de økonomiske forhandlinger altså underforstået forhandlingerne om at afskaffe efterlønnen som vi kender den nu

lovforslag som vi behandler lige nu har at gøre

være i forbindelse med den her debat der handler om et udvisningslovforslag forklare hvordan det hænger sammen at man

spil at afskaffe efterlønnen sådan kunne man jo også godt stille det op

deltager i et forhandlingsforløb hvor der er mange forskellige ting i spil

nogle af de ting som vi synes er vigtige altså hvis vi ikke

det da først blive mærkværdigt for at sige det mildt

har vi fået det her lovforslag som vi diskuterer

om udlændingepolitikken har sf og venstrefløjen typisk brugt det argument at der enten var lovsjusk

en udlændingepolitisk debat i folketingssalen nu bruger man så tilbagetrækningsreformen som et argument for at man ikke ser sig i stand til at diskutere

det er jo trods alt et lovforslag der omhandler udlændingepolitik det omhandler ikke en tilbagetrækningsreform

var vigtigt at bevare efterlønnen

og den er bevaret det der er aftalt

kunne fru astrid krag måske komme lidt nærmere ind på hvad der er socialistisk folkepartis politiske holdninger i forhold til udlændingepolitikken taget

stå ved at man er løbet fra alle sine løfter om ikke at forringe efterlønnen men tværtimod stemmer for at efterlønnen bliver afskaffet stort set og det man får i stedet er så at man vil udvise nogle flere

at det at der er nogle flere mennesker der bliver smidt ud af danmark skulle hjælpe de sosuer og jord og betonarbejdere og andre der havde regnet med at de fik mulighed for at have nogle gode pensionistår dyrke deres familieliv fritidsaktiviteter

imødekomme nogle af de grupper og eksempler som fru line barfod er inde på det er det der ligger

man ønsker at beskæftige sig med fra blandt andet enhedslistens side

her lovforslag går ud på at udlændinge som begår grov kriminalitet

det lovforslaget handler om fru line barfod ryster på hovedet men fru line barfod

hvis man diskuterede det som lovforslaget handler om og når der på et tidspunkt kommer et lovforslag om

at diskutere det

om at man også kan blive udvist for ganske ganske lille kriminalitet men det der er relevant synes jeg er at det her lovforslag jo er blevet til som led i en studehandel dansk folkeparti har indgået en studehandel hvor man har sagt ja til stort set at afskaffe efterlønnen mod til gengæld at få lidt forskellige ting rundtomkring herunder

måske er født og opvokset i danmark skal smides ud også for ikke særlig alvorlig kriminalitet så er det bare jeg spørger

smide nogle mennesker ud af danmark skulle opveje at sosuer

jord og betonarbejdere gartnere og masser af andre mennesker med hårdt arbejde ikke længere har ret til at trække sig tilbage og få en ordentlig pensionisttilværelse men kan se frem til

at de skal blive ved med at arbejde indtil de er så nedslidte

de måske vil kunne få en førtidspension hvordan har man lavet den afvejning i dansk folkeparti at de to ting skulle kunne opveje hinanden

den afvejning at det er sund fornuft

der har sagt at hvis danskerne ikke arbejder tolv minutter mere

at afskaffe efterlønnen det jo også interessant hvilken afvejning der ligger bag det hos

lejlighed jeg vil anbefale at

arbejdsgrupper fordi de ikke

om seniorførtidspension

en tilbagetrækningsreform jeg deltager meget gerne i en debat om alle de forskellige elementer der er i tilbagetrækningsreformen men jeg synes det er rimeligt

socialdemokratiske ordfører et spørgsmål til et lovforslag der handler om udvisningsreglerne

en eneste ting om udvisningsreglerne jeg synes

at få svar på om socialdemokraterne agter at fastholde det her som en del af udlændingelovgivningen når og såfremt det radikale venstre

have mulighed for i de at det

lyst til at tale om er stramninger

hvor

at vi skal stramme udvisningsreglerne jeg tror ikke

har vurderet at der nok er nogle i den danske befolkning

meget gerne vi har været igennem et langt forhandlingsforløb hvor dansk folkeparti diskuteret det her hver dag i en lang periode også i masser af tv programmer jeg har set de fleste af dem og det har fru karen hækkerup måske ikke men man kan sikkert se dem

rigtig godt at man har en diskussion om de mange forskellige ting men i dag har vi jo et konkret lovforslag som handler om udvisningsreglerne i

når udlændinge begår grov kriminalitet og også mindre grov kriminalitet skal være nemmere

det lovforslaget handler om så har vi været inde i et forhandlingsforløb hvor der har været en masse partier

vi kommet ud med den aftale som vi nu engang er kommet ud med

næste ordfører er fru astrid krag socialistisk

vi behandler her i eftermiddag og aften er en del af dansk folkepartis betaling for at forringe forholdene for de tusindvis af kommende efterlønnere og folkepensionister i danmark der bliver ramt af den aftale man har indgået det er jo mennesker som ellers havde set frem til at kunne nyde et otium inden de var helt slidt

finder på at der er en sammenhæng det

medier blandt andet til politiken den femte maj

det er en usympatisk måde at lave politik på men ok det er så den måde

har valgt at gøre tingene på et historisk løftebrud omkring efterlønnen til gengæld for lidt indflydelse på andre områder men jeg tror at set frem til efterlønnen har svært ved at se sammenhængen mellem udvisningsdomme og de andre ting vi skal diskutere her i eftermiddag og så afskaffelse af efterlønnen som vi kender

uden rettergang og de har talt vidt og bredt om øget adgang til udvisningsdomme i forbindelse med de her forhandlinger

forringelser af efterlønnen men lovforslaget er jo landet et andet sted end dér man umiddelbart

tyve plan og de medfølgende aftaler det viser jo at man trods alt

regeringens side ikke kan se stort på om man vedtager lovgivning der vil kunne få danmark dømt ved internationale domstole så ser man bort fra al polemikken og de store armbevægelser i pressen og det er jo vores opgave her i folketingssalen ikke at lade os distrahere men faktisk forholde os til den konkrete lovgivning vi vedtager står vi tilbage med et lovforslag der indeholder tre forhold

med danmarks internationale forpligtelser man siger at betinget udvisning skal gives hvor udvisning ikke kan finde sted og bandekriminalitet bliver en skærpende omstændighed

skarpt imod hård organiseret kriminalitet der udkæmpes i disse år en benhård kamp mellem forskellige grupperinger og organiserede kriminelle om blandt andet narkotikamarkedet

helt almindelige borgere alt for mange gange endt i skudlinjen og vi har

se kvarterer lægge gader til opgøret der ikke burde finde sted og da slet ikke hvor mennesker bor og har deres familieliv og hverdag vi har efterlyst muligheden for at skærpe lovgivningen her og er tilfredse med at lovforslaget sikrer at kriminalitet der er særlig planlagt eller led i omfattende kriminalitet bliver anset som en skærpende omstændighed ved udvisning

element om betinget udvisning udvisning synes jeg egentlig at det er meget logisk at hvis internationale forhold alene forhindrer en kriminel i at blive udvist må der gives en betinget udvisning

mig til i aviserne stemmer den præcisering også ret godt overens med domstolenes praksis i forhold til betinget udvisning det helt afgørende er at vi ikke ender i en situation hvor ny kriminalitet begået af en person med en betinget udvisning vil kunne give udvisning uanset kriminalitetsformen vi må være helt sikre på at lovteksten indeholder den beskrivelse ministeren giver i noterne til lovforslaget nemlig at det forudsætter at også den ny kriminalitet skal være

der ellers ville være tale om en stærkt proportionalitetsforvrængende ændring af lovgivningen det kommer vi til at spørge ind til og det har vi allerede gjort i udvalgsarbejdet ligesom institut for menneskerettigheder rejser det relevante spørgsmål om hvorvidt den her del af lovforslaget potentielt er en udvanding

den del af lovforslaget der omhandler udlændingelovens §

forlængelse af de her ændringer fast at ikke bare overholdelsen af de internationale forpligtelser er uændret men også domstolenes pligt til at foretage konkrete vurderinger hvor der

være usikkerhed om rækkevidden af de internationale forpligtelser

i lovbemærkninger og høringsnotat

høringssvarene i hånd sige at der er usikkerhed omkring hvordan denne del af lovforslaget skal fortolkes sf

bedt om uddybninger i forhold til de forpligtelser danmark også fortsat vil have i relation til forhold der kan gøre udvisning umulig

de tilfælde hvor der ikke kan siges at være en praksis der giver grundlag for sikre konklusioner høringssvarene kan tyde på at

den her del af lovforslaget ikke er lovteknisk hensigtsmæssigt udformet ja faktisk er institut for menneskerettigheder jo gået så vidt at de har udarbejdet en alternativ formulering af udlændingelovens § seks og tyve med de politiske ønsker

lovforslaget her og vi vil meget gerne høre ministerens holdning til om denne nye formulering kunne være en ønskelig klargørelse rent lovteknisk tilsvarende efterlyses en oversigt over den europæiske menneskerettighedsdomstols praksis vedrørende udvisning på grund af kriminalitet og udarbejdelsen af andet relevant materiale til belysning af danmarks internationale forpligtelser så anklagemyndigheden kan opretholde en ensartet praksis det er konkrete forslag vi stiller os bag

man mener domstolen er gået for vidt i fortolkningen og anvendelsen af danmarks internationale forpligtelser og det samme har vi spurgt

som også den socialdemokratiske ordfører

er det også afgørende for os at få et svar på hvordan det her lovforslag stiller sig i forhold til det lovforslag som højesteret tidligere i slutningen af

at danmark med lovforslaget lever op til menneskerettighederne

en udvisningsdom må man udvises medmindre det

vi har tidligere efterlyst en skærpelse

hilser den del velkommen og vi vil ellers i udvalgsarbejdet forfølge de tvivlsspørgsmål der er om de andre dele og stiller os

hvis vi får tilfredsstillende svar samlet set positivt

vil være med til at se på problemet med tidligere højesteretsdomme

vi holder en høring hvor vi får det nærmere belyst det var det ene spørgsmål det andet spørgsmål er hvad er det der gør at sf vil lave så voldsom en ændring i sin retspolitik som at gå væk fra et grundlæggende retsprincip om at tvivlen skal komme den anklagede til gode

det er nødvendigt at ændre sin retspolitik så grundlæggende

meget voldsom kriminalitet begået af udlændinge er domstolene pludselig begyndt at dømme fuldstændig anderledes end tidligere

at sf så fundamentalt ændrer på sin retspolitik så man ikke længere holder fast i at tvivlen skal komme den anklagede til gode

institut for menneskerettigheder i deres høringssvar har sagt at de står til rådighed og også med kort varsel

vi må jo se hvad der kan lade sig gøre jeg synes i hvert fald det kunne være interessant at få institut for menneskerettigheders vurdering og så vil jeg sige at

noterer mig at der både i bemærkningerne til lovforslaget og i høringsnotatet bliver slået fast at domstolene stadig vil skulle tage hensyn til usikkerheden om rækkevidden af de internationale forpligtelser når de dømmer det er helt afgørende for mig

uddybende ind til også i forlængelse af de høringssvar

om domstolene stadig har den frihed til at vurdere de steder hvor man kan sige

er en usikkerhed og at der måske ikke er en helt klar praksis at lægge sig op ad det synes jeg er afgørende og derfor afventer

har stillet men jeg vil sige at det der står i bemærkningerne til lovforslaget og står i høringsnotatet

konkret ude i virkeligheden gør at sf ændrer så grundlæggende opfattelse i retspolitikken det har hidtil været

og det er altså et fundamentalt retsprincip

komme den anklagede til gode vi har hidtil haft det sådan i danmark og i andre retsstater at man hellere vil lade ti skyldige gå fri end at dømme en uskyldig det samme gælder når det kommer til spørgsmålet om straf

det sted man er født og opvokset er en meget voldsom straf og der har man altså hidtil sagt at man ikke må idømme udvisning

med de internationale forpligtelser det vender man nu på hovedet til at man kun må lade være med at udvise hvis man med sikkerhed ved at det er i strid med internationale forpligtelser

det helt konkret ude i virkeligheden der får sf til at ændre opfattelse af sin retspolitik

retspolitikken og det er jo præmissen for fru line barfods spørgsmål jeg mener at det er fuldstændig afgørende

med det her lovforslag med svaret fra ministeren i høringsnotatet og i bemærkningerne får slået fast at det stadig er domstolenes rolle at tage hensyn til usikkerhed om rækkevidden af de internationale forpligtelser

tage hensyn til det så

i jeg mener det er institut for menneskerettigheders høringssvar

at der er flere der bliver udvist med den ændring

det meget alvorligt når flere af høringsparterne siger

indrettet at det kan være svært for anklagemyndigheden at vide hvad de skal gøre og det er jo anklagemyndigheden det her lander hos hen over sommeren når det som alt tyder på

praksis og derfor

så tydelige beskrivelser af hvad det her lovforslag egentlig skal medføre og at vi også får lavet noget materiale for eksempel til

om at skærpe i forhold til bandekriminalitet velkommen den har vi selv efterlyst tidligere så vil vi i udvalgsarbejdet både forfølge de tvivlsspørgsmål der er blevet rejst i høringssvarene

den klarhed som det efterlyses at der skal være i forhold til de retsanvendende myndigheder der skal kunne

her lovforslag ude i virkeligheden og ikke bare på talerstolen eller i medierne men hvis vi får tilfredsstillende svar vores spørgsmål og får en garanti for

får problemer i forhold til vores internationale forpligtelser

så er vi positive over for lovforslaget

set at den udlændingepolitiske samarbejdsaftale

at de stemmer for lovforslaget og socialistisk folkeparti ikke kan sige om de stemmer for lovforslaget

jo ikke parløb som man ellers plejer at gøre når vi har debatter her i folketingssalen

ordfører havde nogle ting hun gerne ville have belyst og gerne ville

set er et rigtig sundt princip at når vi laver udvalgsbehandling her har vi faktisk nogle ting vi gerne vil blive klogere på

at eksperterne ikke er enige om hvad det får af konsekvenser ude hos anklagemyndigheden og domstolene

et mål i sig selv skulle socialdemokraterne en dag mene noget der var vanvittig langt ude i hampen

jeg synes det er enormt vigtigt

debatterer disse spørgsmål at holde fast i at de fleste

knokler hver evig eneste dag med deres integration med deres sprogkundskaber

positivt til samfundet det glemmer vi ofte i den debat men de skal nævnes og deres indsats skal

vi må ikke sætte dem i bås med de kriminelle som vi desværre også har for mange af i danmark danmark skal være et trygt samfund at leve i og derfor skal der også slås hårdt ned på kriminaliteten det er helt uacceptabelt hvis kriminelle bander og rockere skaber utryghed det kan heller ikke accepteres at udenlandske kriminelle kommer til danmark og ernærer sig ved lomme og tricktyverier og anden kriminalitet og derved skaber

udvist det er især de forhærdede kriminelle der afviser at være en del af det danske fællesskab og som begår alvorlig kriminalitet måske i ly af familierelationer eller anden tilknytning til danmark derfor skal udvisningsreglerne også strammes især når det drejer sig om banderelateret kriminalitet narkotikahandel vold ulovlig våbenbesiddelse og skyderier

der har begået kriminalitet og som idømmes frihedsstraf og står til udvisning kun skal have mulighed for at blive i danmark hvis udvisning med sikkerhed vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser det andet der

foreslås i lovforslaget er at ordningen med betinget udvisning styrkes markant begår en udlænding kriminalitet i prøvetiden skal der udvises

udvises betinget

omrejsende kriminelle eu borgere

har danmark gennemført de lovændringer som er nødvendige for at opfylde nye eu regler om at eu lande som udgangspunkt er forpligtet til at overtage afsoning af egne borgere eller personer bosiddende

de er gennemført i alle medlemsstater så alt i alt et udmærket lovforslag som vi i det konservative folkeparti støtter

korte bemærkninger eller spørgsmål fru astrid krag

lovforslaget på

sager til udvisningsdomme hvordan de skal forstå det her lovforslag og om herre

nye formulering af § seks og tyve som institut

vi har ikke et problem med at få en høring om

svar der er kommet

at institut for menneskerettigheder mener at der simpelt hen er for mange uklarheder

institut for menneskerettigheders høringssvar og i øvrigt også andre høringssvar

institut for menneskerettigheder påskønner at lovforslaget tilsigter at respektere danmarks internationale forpligtelser og det synes jeg er meget tilfredsstillende

hvorfor herre naser khader finder dette rimeligt to unge mænd

i danmark hele deres liv den ene

statsborgerskab den anden har ikke fået dansk statsborgerskab endnu

hvorfor synes

det er ikke en regel der kun gælder i danmark at folk

det er noget der gør sig gældende i de fleste andre lande

ikke at være statsborger der er forskel på at være statsborger og ikkestatsborger jeg har ikke medlidenhed med folk der begår så hård kriminalitet at det medfører udvisning de kan bare tænke sig om

en kniv på sig på vej på spejdertur og gå ind og købe en kage der synes herre naser khader at

altså jeg stoler på domstolenes vurderinger og hvis de mener at

at der er skærpelser i den lovgivning vi behandler her og en af skærpelserne er at fra nu af skal man udvise

får frihedsstraf uanset på hvilket grundlag

det er ikke det samme som at udvise alle

i givet fald vil krænke internationale regler

og har tillid til at de gør tingene i overensstemmelse med de internationale forpligtelser

erindrer om alle de mennesker der faktisk arbejder målrettet og godt

vi er en del af det internationale retssamfund og vi ser

vi lever i en verden

nærmest er grænseløs fordi det er nemt at

vi gør det selv og alle vores unger gør det

have vores samfund som vi gerne vil have det inden for de rammer som det internationale retssamfund giver os derfor accepterer det radikale venstre bestemt også at der kan være mennesker i danmark som ud over den straf de får

til den gældende lovgivning også kan få en udvisningsdom

vil selvfølgelig også fastholde det som en mulighed at kunne bruge den ekstra dom

så skulle det være på plads

at socialdemokraternes formand fru helle thorning schmidt for nogen tid siden gjorde gældende at der var strammet nok

for flere stramninger af udlændingelovgivningen det synes vi i det radikale venstre var ret fornuftigt sagt af en statsministerkandidat som vi gerne vil pege

der egentlig ikke er så mange ændringer i det her lovforslag som vi behandler nu l to hundrede og ti fordi domstolene stadig væk skal følge den praksis som de har haft hidtil nemlig at dømme efter proportionalitet og under hensyn til de gældende internationale konventioner som danmark har ratificeret og dermed også

ligesom vi er forpligtet til at overholde al anden lovgivning som vedtages efter forskrifterne

det her lovforslag enten taler med to tunger

understreget rigtig mange gange selv i titlen på lovforslaget at der er tale om skærpede udvisningsregler altså en strammere politik der er stramninger i det her lovforslag

nu har jeg taget den skriftlige fremsættelsestale med

jo regeringens og ministerens fremlæggelse af hvad der er centralt i lovforslaget

kristendemokraterne er enige om yderligere stramninger i udlændingelovens udvisningsregler

første at udlændinge der har begået kriminalitet og står til udvisning kun skal

med sikkerhed vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser

en ændring i forhold til den gældende praksis ellers er

er en skærpelse af den gældende ordning hvorefter udvisning af kriminelle udlændinge kan undlades hvis udlændingens personlige forhold herunder

danmark taler imod udvisning det er altså den formulering som dækker over den gældende retstilstand

tvivlen skal komme den

eller en skærpelse og de to begreber står for det samme

gældende regelsæt

nogen mening at lave en gældende regelændring

endelig står der en anden skærpelse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

der fremgår af udlændingelovens § to og tyve nummer fire otte anvende den nye skærpede ordning hvorefter udvisning skal ske medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser

og så understreges det igen det klare udgangspunkt vil herefter være at udlændinge der idømmes frihedsstraf udvises udvisning kan kun undlades hvis udvisning med sikkerhed vil være i strid med

at der er tale om meget skrappe skærpelser og at der

det vi kalder retssikkerheden i danmark

har stillet som sin fordring at der bliver svaret hensigtsmæssigt på de spørgsmål som sf har stillet

radikale venstre følge ganske nøje men vi er af den opfattelse at der ligger en stærk kritik af domstolenes måde at behandle

i den del af høringsnotatet hvor der stilles spørgsmål

hvad med sikkerhed betyder

få rullet nogle af de her ting tilbage

på hendes ord om at var behov for at stramme yderligere

kommende regeringsdrøftelser

til en ny regeringsdannelse

foranlediget af herre martin henriksens spørgsmål som jeg udmærket forstår

og at det bliver vedtaget

ændres efter et valg vi ville jo gerne samle stemmer til at ændre et sådant lovforslag som det her hvis det blev vedtaget

forskellig art

at tænke at det radikale venstre skal indgå i drøftelser omkring udlændingepolitikken med en eventuelt kommende socialdemokratisk regering

håber at man kan rulle det her tilbage

muligt at der ikke vil være det på papiret men i en forhandling

bekymring vi tager de forhandlinger der skal til efter et valg og så ser vi hvad der kommer ud af det andet kan jeg ikke svare på nuværende tidspunkt

enhedslisten som ordfører

dansk folkeparti venstre og konservative har i ti år givet massive skattelettelser til de rigeste i det her land og derfor er der et kæmpe hul i statskassen og det hul har man ikke lyst til at lukke ved at kræve at de rige skal begynde at betale skat

mener man at det hul skal lukkes ved at de hårdtarbejdende mennesker der i forvejen har betalt

skal have frataget deres efterløn de mennesker som har knoklet

regnet med at de kunne trække sig tilbage når de nåede efterlønsalderen og være sikre på så at kunne have et par pensionistår hvor de faktisk stadig væk havde nogle kræfter tilbage til at nyde en pensionisttilværelse det afskaffer man stort set og dansk folkepartis betaling for at begå det store løftebrud og stemme for denne afskaffelse af efterlønnen er så at man skal genere nogle udlændinge det har vi jo desværre set mange gange før og derfor er det efterhånden også meget begrænset hvad der er tilbage af muligheder men den mulighed

udmøntes i det her lovforslag er at man går ind og gør op med et helt grundlæggende retsprincip om at tvivlen skal komme den anklagede til gode

i det danske demokrati og i andre vestlige demokratier

går ud og vil være med til at føre krig i andre lande for at de skal indføre den type demokrati

og retssikkerhed som vi har i danmark men nu gør man altså også på dette punkt

risikere at lade ti skyldige gå fri end at dømme en uskyldig men her går man altså ind og vender det om og siger hellere end at risikere at vi ikke udviser en

vi kun lade være med at udvise folk hvis vi er fuldstændig sikre på at det er i strid med de internationale konventioner man vender simpelt hen bevisbyrden om i forhold til hvornår man kan udvise domstolene får kraftigt indskrænket den mulighed de har haft

knivloven hvor man indførte minimumsstraf

samme man nu gør her hvor man går ind og siger

skal domstolene fremover følge den hovedregel at der skal ske udvisning det er meget uklart formuleret i lovforslaget og derfor har vi også stillet et hav af spørgsmål og der må vi jo så se på ministerens svar

skal være sådan at hvis man begår

en forbrydelse som man får en frihedsstraf

ja så skal man også udvises hvis ikke man kan udvises fordi domstolene er sikre på at det vil

skal man have en betinget udvisning

for nogle grupper af ikkedanske statsborgere

det her altså betyde at

hvor man skal opholde sig i sandholmlejren

nogen mulighed for arbejde uddannelse og så videre og den gruppe af borgere der lever i danmark og ikke nyder fulde rettigheder vil vokse hvor meget håber jeg vi får svar på

hvor de blandt andet peger på at højesteret i to domme i nitten ni og halvfems

så vi kan få uddybet hvad det højesteret tog stilling til dengang og om det lovforslag man dengang underkendte fra højesterets side adskiller sig fra det forslag der foreligger nu det mener jeg er meget væsentligt at jeg håber at partierne i folketinget trods alt ikke vil være med til at vedtage en lovgivning som man på forhånd må regne med at højesteret vil underkende

tilbagerulningen af deres retspolitiske principper

de vil vedtage en lovgivning som de en gang tidligere har oplevet blive underkendt af højesteret det synes jeg ville være et problem dertil kommer så

hvordan man kan synes at det er et fair samfund et retfærdigt samfund hvis to unge mænd der for eksempel begår et biltyveri og ellers har fuldstændig ens vilkår

at den ene får en ganske kort fængselsstraf og derefter kan komme videre i sit liv mens den anden bliver udvist til et land som vedkommende måske aldrig har opholdt sig i tidligere det er en meget meget stor forskelsbehandling når vi taler om kriminalitet der ikke er særlig grov jeg er selvfølgelig enig i at folk der kommer til danmark for at begå kriminalitet skal udvises ikke det vi snakker om vi snakker

det man lægger op til her er at i de sager hvor der ikke er tale om særlig grov kriminalitet skal man nu også til at udvise det er en voldsom ændring i forhold til tidligere

nogen tvivl om at man ikke kan udvise nogen

man ændrer formuleringer man betoner anderledes men

og andre internationale konventioner

hvis de er helt sikre på at det vil være i strid med internationale konventioner hidtil har det været sådan at hvis domstolene sagde

sådan som vi fortolker

så har domstolene haft en ret til at lave den fortolkning

man laver her kan domstolene kun lade være med at udvise hvis de kan henvise til en dom fra menneskerettighedsdomstolen der viser i det her tilfælde ville være i strid med menneskerettighederne at udvise det er to meget forskellige situationer og derfor er det en meget klar skærpelse man vender simpelt

at lægge røgslør ud tale med to tunger og alt muligt andet men det lovforslaget lægger op til er at vende bevisbyrden

i tvivl om hvorvidt en tiltalt er skyldig i tyveri

er skyldig i tyveri så skal de frikende ham

henne og det her lovforslag lægger op til at vende bevisbyrden fremover må domstolene kun lade være med at udvise

skal have nogle tidligere domme eller noget lige så klart at holde sig til for at være sikre på at det er i strid med konventionerne det er ikke nok at de selv fortolker at det er i strid med konventionerne sådan som lovforslaget er er udformet

politibetjenten og andre der er de allerrigeste i det her land hvis man for eksempel sagde at alle dem der tjener over en halv million altså har en

skulle betale det samme i skat i år som de betalte i to tusind og ni så ville vi have syv

mere i statskassen i år som vi for eksempel kunne bruge til at undgå nedskæringerne ude i kommunerne med det svarer nogenlunde til det der er gennemført af nedskæringer på velfærden i kommunerne jeg mener altså godt at man kan sige at dem der tjener over en halv million hører til de rigeste i det her land

nogen der arbejder på den virksomhed så er det jo ikke kun den hvis navn står på virksomhedens brevpapir

også alle de mange der arbejder i den fabrik hver dag alle de mange der gør rent alle de mange der passer fabriksarbejdernes børn alle dem der passer deres

der får vores land til at hænge sammen hver eneste dag de gør en kæmpe indsats jeg synes ikke det er rimeligt at det er dem der skal betale den pris der er for at de allerrigeste har fået skattelettelser og for at der er givet

støttepakker til bankerne fordi de har spekuleret pengene væk

herre simon emil ammitzbøll

i liberal alliance har vi det udgangspunkt at borgerne skal have de samme muligheder lige meget hvem de er det er sådan at lige meget hvilken hudfarve lige meget hvilken tro lige meget hvilken seksualitet og så videre

på lange stræk heldigvis

jeg synes det er vigtigt at vi herfra også

den diskussion som vi har haft her i løbet af eftermiddagen holder fast i det budskab der handler om at den danske drøm jo gerne skulle være at enhver der gør en indsats enhver som er interesseret i at være en del af dette samfund enhver

i liberal alliance har vi

helt grundlæggende princip når det gælder udlændingepolitik at vi ønsker et opgør med kan man sige den fastlåste udlændingepolitik der har

fra regeringen og dansk folkepartis side men hele den udlændingepolitiske diskussion hvor herboende udlændinge enten betragtes som ofre eller som skurke i liberal alliance vil vi gerne behandle folk

sørge for at vi har en ordentlig lovgivning dertil derfor er vi glade for at vi for nylig har indgået en asylaftale med regeringen der sikrer at flere asylfamilier med børn får lov til at kunne bo

vi også glade for det lovforslag som ligger her fordi kriminelle udlændinge i udgangspunktet selvfølgelig skal udvises for deres kriminalitet

hvor det ikke kan lade sig gøre blandt andet på grund af at der kan være

nu engang har statsborgerskab i

i de svar der er kommet i den

fra integrationsministeriets side at rigsadvokaten har anført at udlændingeservice fremover i sine udtalelser til anklagemyndigheden til brug for straffesager hvor der er grundlag for påstand om udvisning herunder betinget udvisning

relation til danmarks internationale forpligtelser der står integrationsministeriet har ingen bemærkninger hertil så således er det vel senere står der at integrationsministeriet

de internationale forpligtelser altid skal overholdes

være op til domstolene at foretage en konkret vurdering af om udvisning vil være mulig inden for rammerne af danmarks internationale forpligtelser

senere står der

den danske udlændingelov sondres mellem afgørelse om udvisning og afgørelse om

inddrager domstolene relevante internationale konventioner og endelig til rehabiliterings og

brugen af diplomatiske garantier og kategoriske afvisninger i

at lovforslaget ikke omhandler anvendelse af diplomatiske garantier vi synes således

meget godt og præcist på de indvendinger

der er kommet fra forskellige høringsparters side

parat til at se både på reglerne for statsborgerskab og straffeloven hvis der skulle være en interesse i folketinget for

selvfølgelig støtter enhedslistens ønske om at få

om de lovforslag de måtte ønske

tak for debatten om regeringens forslag til skærpede udvisningsregler

jeg er forundret over nogle af begrundelserne

overordnet set vil jeg sige at jeg egentlig synes på trods af det stik modsatte politiske udgangspunkt at fru line barfod på mange måder rammer situationen korrekt

derfor er jeg også forundret over den måde jeg hører

at den store forskel på højesterets afgørelse

og blander os i

hvilken vurdering domstolene skal anlægge det er jo den store forskel vi går ind og siger at for os er det vigtigt at man går helt tæt på de internationale konventioner og sådan set vender bevisbyrden om

det har fru line barfod sådan set ret i

også i fuld overensstemmelse med de regler som gælder det har lovgivere ret til det er lovgivere der pålægger domstolene at fortolke de internationale konventioner og det er det vi siger

argumentation det her får en virkning det her får den virkning at vi siger til danske domstole nu skal i gå lige så langt som i overhovedet kan og om nødvendigt er der en procesrisiko det er det vi siger men selvfølgelig er det op til domstolene at vurdere

det vi har domstolene til men det er den store forskel

det er at vi går ind som lovgivere og tilkendegiver hvor vi synes domstolene skal være

definitorisk ikke er rigtigt

en udvisning er en straf eller ej den terminologi har man taget i anvendelse over for udvisning før strafspørgsmålet er jo afgjort i og med det slås fast i den pågældende domstolsafgørelse om vedkommende skal i fængsel eller ej

ikke normalt som en straf

jeg ser frem til at

der vil være en række spørgsmål og det ser

det vi har ønsket omkring det her er at styrke indsatsen mod kriminelle udlændinge som et led

allerede gennemført stramninger i reglerne om udvisning af kriminelle udlændinge

har været eksempler hvor udlændinge som er dybt kriminelle og har fået hårde frihedsstraffe ikke er blevet udvist efter regeringens opfattelse må det ikke være sådan at kriminelle udlændinge der afviser at være en del af det danske fællesskab og begår kriminalitet igen og igen

at stramme udvisningsreglerne til det det kan bære

det er en glæde for fru helle thorning schmidt al den stund at hun jo som fru marianne jelved så rigtigt sagde det har sagt at hun ikke ville være med til yderligere stramninger i udlændingeloven

rum tid siden hun sagde det

vi så se hvor socialdemokraterne lander i den her sag men jeg tror ikke at vi kan gå længere nu det må jeg også sige jeg tror ikke længere at vi i forhold til kriminelle udlændinge og udvisningsspørgsmålet kan gå længere end den tekst der er nu

kommer til at præge den politiske diskussion fremover bliver selve konventionerne og ikke dansk

selvfølgelig er det op til domstolene at afgøre om en kriminel udlænding kan udvises men vi har så som lovgivere

vi mener den vurdering skal finde sted

skal være en skærpende omstændighed i udvisningssager

for eksempel om udlændinge som begår narkokriminalitet som led i deres tilhørsforhold til en bande her vil bandeelementet betyde at kriminaliteten skal veje tungere ved afgørelsen af om der skal ske udvisning det vi slår fast med det her er

at udlændinge som misbruger deres ophold i danmark til at

kriminalitet skal mødes af de fulde konsekvenser

er særlig ønskværdigt at vi skal have en så forhastet lovgivningsproces at høringssvarene tikker ind mens vi står her i salen

hidtil har været omfattet af udlændingelovens § fire og tyve til seks og tyve er de samme så er der bandekriminalitet som jo altså giver anledning til at det er et ekstra moment i forhold til

reelt spørgsmål jeg går ikke ud fra at at der lå en modsætning i det

det fik jeg så er

som vi hilser velkommen og har efterlyst fra sfs

i forbindelse med det her lovforslag og

vil vi fremover ubetinget udvise og det

at også fru astrid krags uklarhed kan blive

hvorvidt det at blive udvist er en straf jeg er med på at man rent juridisk kalder det en retsfølge og ikke en straf men er ministeren enig i

det menneske der bliver udvist

er en meget voldsom forskelsbehandling hvis der er to

den anden bliver sendt ud af danmark

få det liv som man ville have i danmark selv om det

ellers har gået i klasse sammen og har haft nøjagtig det samme liv i danmark og så videre

den juridisk korrekte det er jo ikke sådan at jeg siger at det ikke kan være et belastende vilkår at blive udvist

en lang række andre retsforhold der omgærder udvisningsspørgsmålet er jo præcis

man traditionelt set ikke har opfattet det som en straf

grundlæggende retsprincipper gældende i forhold til andre retsfølger som i forhold til straf altså ligesom man skal lægge på hvad der skal være gældende

kan få en frihedsstraf eller en anden straf har man også set på om der er en proportionalitet en rimelighed i forhold til

er begået en forbrydelse og det

som ministeren selv var inde på i sit indlæg lige

grundlæggende ændrer bevisbyrden for hvornår domstolene kan anvende den her meget voldsomme retsfølge

af de internationale konventioner

spørgsmål meget enkelt så ministeren også kan nå at svare på det kunne ministeren nævne de to stærkeste skærpelser der er i den her lovgivning lovforslag nummer to hundrede og ti som vi behandler i dag

medvirke til at man får en udvisningsdom

der står i fremsættelsestalen at frihedsstraffe kan føre til udvisning

vil det også være sådan at medmindre det med sikkerhed er i modstrid med vores internationale forpligtelser altså med sikkerhed ja så vil der også følge en udvisning med den pågældende dom

afgørelse om udvisning hvis der er manglende sikkerhed altså

helt sikre beviser for

lovteksten at vi skal leve

alligevel ikke i stand til at stille med en ordfører

de her tre lovforslag

vidt jeg husker har venstre altså seks og fyrre medlemmer af folketinget altså

venstres ordfører som det største regeringsparti

kan ordføreren ikke se at det er at vise en total mangel på respekt for alle os andre at man kræver og tromler en lovgivning igennem det vil sige

en lovgivningsproces som er rimelig

til at venstres ordfører ikke er til stede i salen i dag det er da fuldstændig rigtigt at der kan være situationer hvor man sender andre ordførere

vi så bare konstatere at man ikke er villig til at stille med en ordfører som vi kan stille spørgsmål til jeg synes

og det undrer mig da egentlig at venstres vikarordfører ikke også

behandle her det har

at specielt dansk folkeparti som jo på alle måder har svigtet

det der ligesom skal være diskussionsemnet

vi har den holdning at repatriering som er frivillig kan være til gavn for de mennesker som vælger

de kan komme hjem til deres oprindelige land og måske få en bedre tilværelse det

at her skal man så ind og belønne kommunerne for i realiteten

kommunerne nu skal belønnes fordi de ikke kan leve op til tingene

jo lidt mærkeligt hvis det er sådan at man har konkrete eksempler på at der er kommuner der ikke lever

må sige at den tilføjelse om at

skal ud og give kommunerne en belønning

synes jeg er urimelig og derfor vil vi stemme imod

er udelukkende fordi der er det her belønningselement i det vi er for repatrieringsordningen

de lovforslag som udmøntede udlændingeaftalen

lidt tilbageholdende

budgetforhandlinger og lignende

ind om at vejlede om mulighederne for

måde dansk folkeparti arbejder på nu står ordføreren her i salen og kommer med antydninger om at der er socialdemokratiske kommuner som ikke lever til den forpligtigelse de har

jeg martin henriksen

det er helt urimeligt på den måde generelt at sige at socialdemokratiske kommuner

har lyst til at indgå i den diskussion jeg synes bare det er relevant

har været med til at vedtage nogle af de lovforslag der omhandler repatriering og

ud til sine

kommunerne deres politikere deres embedsmænd lever

og ingen tvivl om at god forvaltningsskik siger at en kommune skal give oplysning til borgerne

og hvis repatriering er en ordning der kan bruges

en stor fordel for kommunerne jeg vil også gerne understrege at det jeg sagde her var at vi synes at repatrieringsordningen er en god ordning som der er mange der har glæde af

så må jeg bare endnu en gang konstatere at herre martin henriksen endnu en gang insinuerer kraftigt i forhold til nogle bestemte kommuner socialdemokratiske kommuner uden bare at komme i nærheden af at kunne nævne

kommer nok ikke som en stor overraskelse at vi i dansk

det er jo sådan at mange udlændinge der har været i danmark i mange år aldrig er kommet i arbejde eller på anden måde er faldet til i det danske samfund derfor sikrede regeringen

tusind og ti en forbedring af ordningen med støtte til frivillig repatriering ordningen er udvidet så den omfatter flere udlændinge og støttebeløbet er blevet øget væsentligt

man en bestemmelse i integrationsloven og i lov om aktiv beskæftigelsesindsats om at kommunerne som en del af integrations og beskæftigelsesindsatsen skal vejlede om mulighederne for repatriering der indføres også et resultattilskud til kommuner på femogtyvetusind kroner for repatrieringen og det vil sammen med de forhøjede refusionssatser øge kommunernes tilskyndelse til at styrke deres repatrieringsindsats der er i danmark desværre en lang række områder hvor man oprigtig kan blive tvivl om hvorvidt man befinder sig i danmark eller ej disse områder udgør sproglige og kulturelle huller i vores land

en del af danmark er desværre små der lever i disse områder personer og grupper som både mentalt og kulturelt befinder sig et helt andet sted de får et tilbud om at leve deres liv dér hvor de helst vil leve det og kommunerne får et incitament til at vejlede og oplyse disse personer og grupper om de muligheder der er for hjemsendelse i roser vi og anerkender de udlændinge som vil danmark og som på trods af social kontrol og modstand blandt andet i parallelsamfundene formår at tage det danske til sig skal vi give det en plads skal vi samtidig turde tale åbent om de hjemsendelsesmuligheder der er og som kommer med dette lovforslag egentlig kan man betragte lovforslaget som en venlig handling over for de velintegrerede udlændinge såvel som over for dem der føler sig dårligt tilpas her eller som måske blot vil føle sig bedre tilpas i deres hjemland med lovforslaget sikrer vi at udlændinge der egentlig hellere vil bo i deres hjemland og som ikke har fodfæste på arbejdsmarkedet kan komme tilbage i de tilfælde er det bedst for de omtalte udlændinge og det er bedst

lovforslag er et skridt i den rigtige retning

og vi håber og tror på at dette er endnu et bidrag til at sikre

som isoleret set handler om en ordning hvor udlændinge kan få støtte til at bosætte sig i deres hjemland en god ordning som

rådet for etniske minoriteter og dansk flygtningehjælp roser i deres høringssvar og som det også er mit indtryk at mange borgere har været glade for

meget lave pris for at forringe efterlønnen og folkepensionen jeg kan høre at partiets ordfører gør alt for at forslaget til at lyde af noget i den sammenhæng men som ved det forrige forslag er det meget svært at se den nøje sammenhæng

får ud af at kommunerne bliver pålagt bestemte rådgivningsforløb om repatriering

at rådgive om relevante ordninger og vi

jeg om man fra ministerens eller regeringens side har

kan bebude at der kommer en række konkrete spørgsmål i

hvordan ordningen fungerer i dag vi undrer os nemlig såre over behovet for at ændre en ordning som efter vores oplysninger fungerer rigtig godt rundtomkring i kommunerne

at løbe efter alle med en anden hudfarve med foldere om repatriering det er desværre

et krav bare endnu et bureaukratiserende tiltag

mig ikke til at tro på at vores kommunale fagfolk

jeg bemærker mig også at dansk socialrådgiverforening advarer mod bureaukratisering i deres høringssvar

meningsløs begrænsning af socialrådgivernes faglige skøn og en bonus til kommunerne for repatriering som de selv finansierer over bloktilskuddet vel at mærke giver heller ikke mening

regeringen i fællesskab med kommunerne tager hånd om det hvis oplevelsen er at man mangler ressourcer for at kunne give den kvalificerede rådgivning som borgerne har ret til men at vi skulle begynde

der tilfældigvis er en række beboere i kommunen som ønsker at flytte tilbage til deres oprindelsesland er helt ude i hampen

om en ellers flot ordning der giver vores ældre borgere med minoritetsbaggrund mulighed for at vælge den seniortilværelse der passer dem bedst jeg bemærker mig også at kommunernes egen organisation kl i høringssvaret

den særlige tilskudsordning der lægges op til da man mener at det kan skade tilliden til den kommunale vejledning så for at konkludere forslaget her forbedrer ikke ordningen det skaber mere administration og snævrere rammer for kommunerne og sender nogle trælse signaler om en ellers flot ordning det gavner ingen og sf kan ikke støtte lovforslaget

god økonomisk fornuft i en repatrieringsordning

for den ældre borger der får et tilskud til at etablere sig i sit tidligere hjemland

også for kommunerne der vil have færre udgifter

handler om at give en eller anden vilkårlig bonus til de kommuner der nu tilfældigvis har mange borgere boende som er interesseret i at benytte sig af en repatrieringsordning

for ordningen og for tilliden til den kommunale sagsbehandling at man laver sådan en bonus det siger

sig faktisk

særlig tilskudsordning og der skal immervæk noget til

fra folketingets side skal gå ind og blande sig i præcis hvornår rådgivningen skal finde sted ved at man kobler det sammen med opfølgning på integrationskontrakten er en detailindblanding som ikke hører nogen steder hjemme når herre martin

rigtig god økonomisk sund fornuft for begge parter hvis man kan få indgået den her aftale

har fået ophold som flygtninge skal begynde at

om repatriering det er bureaukratisering det er overadministration og

god økonomi i at flere repatrierer altså vender hjem til deres hjemlande så vil man ikke

tage yderligere initiativer for at sikre at det

at sf skulle være glade for

sagde i sin ordførertale at socialrådgiverne ikke er blevet pålagt at løbe efter andre med en anden hudfarve det synes jeg bare er en mærkværdig udtalelse jeg ved ikke

jeg synes det er noget mærkeligt noget at man forsøger at snige ind i debatten at der er nogle der skulle have en interesse i at nogle med en bestemt hudfarve skal sendes et eller andet bestemt sted hen

det som lovforslaget handler om så hvor har fru astrid krag

man accepterer og slutter med at beslutte sig for repatriering er

ødelægge en ordning der ellers er rigtig flot var en grund til at den her del af lovforslaget hurtigt fik tilnavnet skub af bonus

flot tilbud vi burde kunne være stolte af

selv kommunerne

at særlige tilskudsordning de mener

at vi må tage meget alvorligt hvis det

med til at underminere at borgerne føler at de kan have tillid til den rådgivningsindsats der bliver givet

lige nu når man i et lovforslag slår fast at der skal ske vejledning om repatriering i forbindelse med integrationskontrakten og opfølgning på den så

som skal vejledes om det her

med dette lovforslag gives de udlændinge der går rundt her i danmark og ikke har lyst til at være her men som har et ønske

de bedst mulige forudsætninger for at kunne tage stilling

til deres hverdag her i danmark lovforslaget indeholder et forslag til ændring

integrationsloven hvorved der indføres en pligt for kommunerne til i forbindelse med den løbende opfølgning på integrations og beskæftigelsesindsatsen at vejlede udlændinge om mulighederne for at repatriere til deres tidligere lande kommunerne skal med andre ord aktivt gøre de udlændinge som har integrationsvanskeligheder og lav tilknytning til arbejdsmarkedet opmærksom på mulighederne for repatrieringsstøtte

det er vigtigt at understrege at der ikke ændres på at det skal bygge på på frivillighed det vil sige at kommunerne ikke pålægges

de pågældende der ikke ønsker integration at tage imod tilbuddet de skal bare have et ordentligt

handler om resultattilskud til

de kommuner der gør en ekstra indsats i forhold til integration sprogundervisning beskæftigelse bliver da da belønnet så princippet er der altså i forvejen derfor forstår jeg ikke at nogle blandt andre sf og socialdemokratiet er imod

sidste element af forslaget går ud på at ordningen også skal omfatte udlændinge der kom til danmark før nitten tre og firs i dag skal de søge om det men fremover bliver de en del af den ordning så alt i alt

står der i fjerdesidste afsnit at regeringen ønsker at belønne de kommuner der gør en særlig indsats også på

ministeren skriver at det her resultattilskud indføres for at understrege betydningen af at kommunerne medvirker til at den enkelte udlændinges muligheder afklares herunder muligheden for repatriering men hvis målet

at man finder frem til at man gerne vil være her i

de kommuner der gør en ekstra indsats i forhold til integrationsindsatsen sprogundervisningen beskæftigelsen skal belønnes på samme måde synes jeg det er i orden at man belønner de kommuner der giver den pågældende der ikke har lyst til at være i danmark

det bliver kommunerne belønnet for det har jeg altså ikke ondt af

skriver i høringsnotatet

til afklaring

afklaring der fører til

ikke har lyst til at blive integreret som har svært ved at finde et arbejde og som bare vil være et andet sted

det ender med at

til det oprindelige hjemland og måske får bedre forhold end i danmark

det vi vil sikre

om man tilfældigvis har x antal borgere der ender med

sprogundervisning og beskæftigelse de kommuner der får flere igennem de forskellige sprogprøver bliver også belønnet for det de kommuner der får flere i arbejde

er en ordning som skal være frivillig

kommuner der har borgere der ender med at sige

udløst for hvert gennemgået kvalificeret

de kommuner der får flere igennem

bliver belønnet de der får flere ind på arbejdsmarkedet bliver også belønnet

giver rådgivning til folk der ikke har lyst til at være i danmark folk bliver ikke tvunget til at rejse ud af landet kommunerne får bare en pligt til

give den vejledning der skal til og hvis det ender med at de rejser så får kommunerne en bonus hvad er problemet

hvordan kommuner bliver belønnet for at få folk igennem

bygger på at de kommuner der gør en indsats for integrationen

sprog eller beskæftigelse der er en belønning i det

sprogtest får kommunerne i dag en konkret kontant belønning er det den måde

og jeg var sådan set ikke klar over at

ikke på samme måde som med tilskudsordningen

mig næsten om en cowboyfilm og herre naser khader kalder det en ekstra indsats der giver bonus for et resultat men i virkeligheden taler vi jo om at de medarbejdere der er ansat i kommunerne

det arbejde de laver i forvejen nu stiger de altså i løn eller rettere det er desværre ikke dem der stiger i løn det er

medarbejdere på en helt ny måde

brede lidt længere ud alle de lærere som sørger for at deres elever får over syv får en

bonus til kommunen det var måske et nyt initiativ til den nye undervisningsminister når nu den gamle undervisningsminister er så ked af

det går i folkeskolen ja ja man skal lære hele tiden

er noget etik i det her der er noget med tilliden til de mennesker som skal vejlede en og de interesser som de varetager samtidig og derfor er

altså i virkeligheden en meget stor forskel

den situation hvor man sidder og samtaler med en udlænding som har skrevet under på en integrationsaftale og som skal hjælpes igennem et forløb og samtidig

ikke den mest tillidsskabende situation at være i når man er sårbar og fremmed i landet og hvordan vil regeringen kontrollere at det sker

næste gang vi skal have den her sag på bordet kontrollere hvordan det sker fordi antallet af

der leveres til kommunerne ikke stiger sådan som

hvis ikke det var så alvorligt

målgruppen for repatriering udvides til nu også at gælde børn af indvandrere

danmark før nitten tre og firs mange af dem er født i

i skole her og har ikke skrevet under på nogen

rende rundt i kommunen for at finde dem som de ikke møder i øvrigt for at vejlede dem i

betragtning der er stort set ikke nogen mennesker i dette land med et fremmed navn

jeg har i hvert fald ikke fået øje på dem bortset fra dem der er blevet statsborgere

for det første at kommunerne skal belønnes med en check på de her

kassen i forvejen og for det andet at man med den her check på de femogtyvetusind

så gerne af med udlændinge at man giver økonomisk belønning til kommunerne hvis det lykkes at få nogle til at forlade danmark selv om beløbet ikke er særlig stort for det er jo ikke afgørende i en kommunekasse om man får en check på femogtyvetusind

sender det jo et klart signal til kommunerne om at man hellere vil have dem til at arbejde for at få udlændinge til at forlade danmark end arbejde for en

i fjerdesidste afsnit at regeringen ønsker at belønne de kommuner der gør en særlig indsats

repatrieringsområdet og man skriver at det her resultattilskud på de femogtyvetusind indføres for at understrege betydningen af at kommunerne medvirker

at den enkelte udlændings muligheder afklares

hvorfor er det så kun den beslutning der fører til at man forlader danmark der bliver belønnet med femogtyvetusind

at man finder ud af at man rigtig gerne vil leve i det danske samfund være en del af det danske samfund det andet store problem ved det her lovforslag er at man forpligter jobcentrene til at

for det første betyder det som blandt andet

at der skrues endnu mere op for bureaukratiet i høringssvaret

svært at forestille sig at det her ikke vil blive fulgt af en eller anden form for krav om dokumentation

medarbejderne på de danske jobcentre ved rigtig meget om det danske arbejdsmarked uddannelsesmuligheder men ikke nødvendigvis noget som helst om mulighederne for for eksempel en sikker tilbagevenden til afghanistan så der følger altså også en efteruddannelsesopgave hvis man virkelig mener at medarbejderne på de danske jobcentre skal kunne give en kvalificeret vejledning om repatriering

for det tredje risikerer vi jo at der opstår mistillid til medarbejderne

pludselig præsenteret for muligheden for

forlade danmark og få en check på ethundredetusind

til det hvis man altså bliver væk så længe at den

der medarbejder på jobcenteret da nok ikke vil hjælpe mig i arbejde det virker da som om

forslaget vil bestemt ikke styrke jobindsatsen men bare øge bureaukratiet og svække samarbejdet

det svarer nogenlunde til at et ungt menneske dukker op hos studievejlederen

men du kan også vælge at repatriere og forlade danmark i

en uddannelse

for den skarpe iagttager der har fulgt med i offentligheden vil det ikke være nogen overraskelse at liberal alliance egentlig ikke synes at l to hundrede og elleve er noget særlig godt lovforslag vi synes faktisk at det er et rigtig dårligt lovforslag som kun har en effekt og det er øgede offentlige udgifter derfor vil det måske komme som

at liberal alliance stemmer for det pågældende lovforslag

at have lavet en asylaftale med regeringen og dansk folkeparti

hermed har vi jo så også fået afkræftet fordommene om at liberal alliance kun går op i penge for her stemmer vi for et udgiftskrævende forslag for til gengæld

fra jobcentrene

skuldre når nu de skal støtte det her lovforslag

partiet som ordføreren

særlig optaget af i forbindelse med vores modstand

det pågældende lovforslag jeg skal bare sige at det er klart at fru astrid krag har ret i at liberal alliance vel nok er det parti i folketinget som er mest optaget af at afbureaukratisere den offentlige sektor jeg kvitterer selvfølgelig for

kan få et flertal i folketinget til at være med til et regelstop og et krav om løbende afregulering af

danske samfund som vel må være et af de mest overregulerede samfund

vores princip har været at vi stemmer for

fordi vi til gengæld har fået en asylaftale som vi er morderlig glade for

dele af integrationsloven

hvis udlændingen inden for introduktionsperioden kommer i ordinær beskæftigelse

fireogfyrretusind hvis udlændingen inden for

i bonus hvis udlændingen inden for introduktionsperioden indstiller sig til prøve i dansk og senest

introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på niveau

liberal alliance for eller imod den del

jeg vil i hvert fald sige at en af de store fornøjelser ved at være ordfører for

er at man som i dette tilfælde men det er ikke sjældent bliver brugt som medie mellem forskellige ordførere fra andre partier der ønsker

eller imod de bonusordninger der er

at herre simon emil ammitzbøll i sit indlæg sagde at liberal alliance vist nok var det parti der var mest for afbureaukratisering men alligevel ville stemme for det her sådan går det jo nogle gange

liberal alliance fået en asylaftale som partiet var meget glad for

henvise til hvis ikke der er svartid nok

hvis man ikke er hjemsendt efter atten måneder får man mulighed for hvis man har børn

bo uden for asylcentrene

folk fra så vidt jeg husker somalia og iran efter tre år fremover vil det være alle nationaliteter

været her atten måneder inden de fik deres sag færdigbehandlet og fik deres afgørelse er det korrekt forstået og hvori består så den jublende glæde

kan gå atten måneder der kan sikkert også gå

glæde sig over at i dag er det sådan at det for iranere og somaliere

atten måneder længere de skal være her før de har mulighed for at flytte ud af asylcentrene og for alle andre nationaliteter vil det være en mulighed som der ikke er i dag så det synes jeg da er noget at glæde sig over

ud fra at fru marianne jelved kan bekræfte

jeg tror på at frivillig repatriering kan være en rigtig god løsning for mange flere det gælder både for flygtninge hvor omstændigheder i deres hjemland nu gør at de kan vende tilbage fortsætte den tilværelse de som følge af krig og forfølgelse blev tvunget til at afbryde og det gælder for indvandrere som har været mange år i danmark og som nu kan have et ønske om at tilbringe alderdommen sammen med familien

ikke være blinde for at der i det danske samfund i dag er en restgruppe af udlændinge som står uden uddannelse uden job uden for samfundet i øvrigt og som enten ikke kan eller ikke har et ønske om at blive integreret og blive en aktiv del af det danske samfund også for dem kan en fremtid i hjemlandet udgøre et bedre alternativ frem for en fortsat tilværelse i yderkanten af det danske samfund det er derfor vigtigt at kommunerne har øjnene åbne for de muligheder som repatrieringsloven giver det er heldigvis i dag sådan at mange kommuner har blik for mulighederne her og vejleder udlændinge både når de selv henvender sig og af egen drift

at der er kommuner som ikke er sig deres vejledningsforpligtelser bevidst og hvor udlændinge er vendt tilbage til deres hjemland uden at få den støtte som de efter loven har ret til simpelt hen fordi hverken sagsbehandleren eller udlændingene selv kendte til muligheden for at få støtte hertil det skal vi gøre noget ved

der med lovforslaget foreslås indført tiltag der skal styrke kommunernes indsats

aktivt at vejlede om mulighederne for at vende tilbage til hjemlandet med økonomisk støtte efter repatrieringsloven vejledning er relevant for

den enkelte udlænding kan blive afklaret om hvorvidt hans eller hendes fremtid ligger i danmark eller i hjemlandet den afklaring

en vigtig forudsætning for at integrationen kan lykkes

om repatriering er den rette løsning kræver det at vedkommende har det rigtige grundlag at træffe afgørelsen på

om at belønne kommuner som gør en særlig indsats

en særlig indsats for at få ledige i arbejde

en særlig indsats for at lære udlændinge dansk og

blive godt integreret det er kun naturligt at kommuner der gør en særlig indsats på repatrieringsområdet også belønnes herfor vi ønsker med tilskuddet at signalere vigtigheden af at kommuner yder udlændinge en god vejledning der kan danne grundlag for den enkelte udlændings stillingtagen til repatriering og dermed hjælpe udlændingen med den afklaring der er så vigtig for den enkelte

at vi i danmark allerede har en rigtig god og veludbygget repatrieringsindsats det betyder ikke

lovforslag synes jeg vi er kommet endnu et langt stykke ad vejen for at optimere den brede indsats

for den livlige debat og så glæder jeg mig

det ligger jo lidt antydet i

ikke min oplevelse når jeg snakker med vores lokale folk

men min oplevelse er samtidig at den opgave har kommunerne taget på sig

den meget alvorligt derfor vil jeg bare høre om det ikke er en opfattelse som ministeren deler

er der også eksempler på det modsatte og

når nu så mange i øvrigt har tilkendegivet at man finder at repatrieringen

at den her særlige tilskudsordning den her bonus faktisk vil være en ulempe og en svækkelse af den her ordning

er utilfreds

at den måde man har skruet den her

underminere hele hensigten i det her lovforslag fordi det kommer til at underminere tilliden til at den kommunale

og ikke ud fra hvad der kan udløse en bonus til

får vi jo rig lejlighed til at se på præcis det under udvalgsbehandlingen så det

handler om at belønne kommunerne for at have gennemført eller sikret en afklaring for den enkelte udlænding så er det

hvis afklaringen fører til at vedkommende rejser ud af danmark og ikke hvis afklaringen fører til

gerne vil leve i danmark og være en del af det

så hvis målet er afklaring og hvis det man gerne vil belønne er afklaring hvorfor er det så kun den afklaring der fører til at folk forlader danmark der

udbetales penge i alle mulige sammenhænge det det her handler om er selvfølgelig at sikre at kommunerne finder det relevant at gøre det stykke arbejde det er at tilrettelægge et repatrieringsforløb så godt som muligt for udlændinge og det er det vi har ønsket

jo faktisk ikke til kommunerne at lade dem vurdere om de finder det relevant man pålægger jobcentrene at

så passende i denne sammenhæng men jeg synes egentlig ikke

målet ikke at få flere til at forlade danmark

og er det ikke fuldstændig korrekt at en afklaring lige så godt kan føre til

hvis målet er en afklaring hvorfor er det så kun den afklaring der fører til udrejse

tjene penge det her er en kombination af at skabe et fornuftigt repatrieringsforløb for en udvandrer om jeg så må sige samtidig med at kommunerne skal have et fornuftigt incitament til at foretage det den pengemaskine som fru johanne schmidt nielsen vil etablere i kommunerne

tror jeg vi vil afstå fra at understøtte

jo alle sammen afledt af

af den betaling som dansk folkeparti skulle have for nu at være med til at forringe efterlønnen og folkepensionen for rigtig rigtig mange mennesker i det her land

sådan set en udmøntning af den finanslovaftale som dansk

det ikke en del af betalingen men så alligevel

det skal hastefremsættes netop nu

fremsat det når som helst siden november sidste år da man lavede aftalen eller man kunne have ventet fordi man

det skal træde i kraft før januar næste år

statsministeren ikke integrationsministeren og ikke uddannelsesministeren men statsministeren i ellevte time nemlig mens vi stod og havde afslutningsdebat

kom ræsende og ville have hastebehandlet det her lovforslag med dertil hørende korte høringsfrister

synes jeg det er nærliggende at tænke at det må være udtryk for at der var noget gammel gæld som skulle betales inden man rigtig kunne få lov til at stifte ny gæld og særlig også når ministerens begrundelse for at fremsætte det som det

fremgår af den skriftlige fremsættelsestale er at det er efter politisk ønske at det nu skal hastes igennem man kommer egentlig ikke med nogen saglig begrundelse for det

udenlandske studerende som en styrke for danmark

forudsætter selvfølgelig også at de rent faktisk studerer når når de er her på et

ikke engang kunne besvare simple spørgsmål på engelsk og vi har også hørt historierne om at folk der var her på et studentervisum

arbejdede i halvtreds timer om ugen nede på grillen eller

med aviser og det er naturligvis ikke meningen derfor har vi også tidligere været med til at stramme op

et vist sprogligt niveau et vist niveau i engelsk hvis man skal tage en uddannelse på engelsk og derfor

vi også stille forslag om at man kunne opdele

dele lovforslagets anden del hvor man skærper dokumentationskravet til

er det især på grund af noget som man skal læse lovforslaget et par gange for helt at få klarhed over synes jeg men det er det element hvor man nu igen må

sige fra v k og dansk

gør sig skyldig i det værste

større krav og det skal være dyrere hvis man gerne vil læse på en

end hvis man vil læse på et universitet eller på en af professionsbacheloruddannelserne og det fremgår af både side fem og

til lovforslaget at hvor det for de studerende

på professionsbacheloruddannelserne og universiteterne vil være

det ikke være sådan for dem der søger om opholdstilladelse fordi de gerne vil deltage i en en erhvervsakademiuddannelse det synes vi at ministeren

og konservative skylder en rigtig rigtig god forklaring på i princippet sidestiller vi jo de tre videregående uddannelser

at det nu skal være sværere dårligere og dyrere

gå ind i drøftelserne om sprogkravet og derfor beder vi om at

er behov for at at stramme lidt i

områder

selv i løbet af det studieforløb som de er her

store krav til selvforsørgelse så hvorfor er det man ikke støtter den del når nu man i sin argumentation for at støtte den andel faktisk fremhæver at der er nogle der arbejder illegalt

ikke overbevist om at det at man kan fremvise nogle penge nødvendigvis

motivation men hvis herre martin henriksen

mellem universitetsstuderende

dansk folkeparti som påstår at

for det arbejdende folk

vil være med til den her form for uddannelsessnobberi hvordan man vil være med til at sige

i socialdemokraternes linje her

at det var vigtigt at de studerende var i stand til at forsørge sig

man har erfaret at der er problemer med studerende

arbejder illegalt det må de jo

derfor vil vi gerne være med til at skærpe sprogkravet så vi sikrer at

man rent faktisk har det sproglige niveau

for at man overhovedet kan tage uddannelsen og derfor har vi også tidligere det var

tusind og ni været med til at bemyndige ministeren til at stille aktivitetskrav til de studerende således at man

og netop ikke løber rundt og arbejder på grillen eller lignende

at gøre det på så glæder jeg mig meget til at høre

og jeg er også vældig spændt på … nu løber min tid

en dansk bankkonto hvordan gør man det når man

lovforslaget grunden til at vi bragte det på bane i forbindelse med de finanslovforhandlinger der var sidste år var at vi jo har den holdning at udlændingepolitikken er et område som der løbende er behov for

når man opdager at der er delområder inden for udlændingepolitikken hvor der

så er det folketingets opgave forsøge at lukke

sted meget logisk at når vi har lukket ned for nogle bestemte områder i udlændingepolitikken

nogle der meget gerne vil ind i danmark søger hen til vi kan se at der desværre har været en tendens

at i takt med at der kommer flere udenlandske studerende ind på de danske uddannelser

nogle som ikke studerer og som ikke følger deres studium

vi ad flere omgange rent faktisk har foretaget

på området blandt andet er

at udlændingemyndighederne bliver bedre til at have fokus på at der til de betingelser som gælder for

støder på udenlandske studerende som for eksempel ikke er i stand til at svare på helt almindelige spørgsmål

for eksempel bliver studerende fra tredjeverdenslande lokket hertil

set synd for dem under falske forudsætninger af studieagenter i deres hjemlande at de kommer til danmark og arbejder illegalt kan hverken være i vores interesse eller i

at det her lovforslag er blevet fremsat vi synes det er helt rimeligt at man stiller de her sprogkrav

stiller nogle krav om at hvis man ønsker at få opholdstilladelse i danmark

forsørge sig selv det er betingelserne for opholdstilladelsen og derfor skal vi

sikre at dem der kommer også lever

hvorfor

kommer til danmark og som ikke lever op til betingelserne for at studere faktisk går på nogle af de nævnte erhvervsuddannelser og det synes jeg er et meget godt argument for at man går ind og differentierer i de krav som

helt oplagt at man løbende følger udviklingen når lovforslaget forhåbentlig bliver vedtaget men det synes jeg er en god grund til at man har den

så fordi der er nogle der har snydt skal det altså gå ud over alle fremtidige

måden selvfølgelig skal man studere

der som minimum udgør betalingen

tidligere talte om at repatrieringsloven handlede om

der går på universitetet er bedre mennesker jeg ved slet ikke hvor

venstrefløjen får alle de der ting fra det er meget mystisk

en gang imellem ved festlige lejligheder og til debatter i folketingssalen

forholdt sig lidt til substansen i lovforslaget lovforslaget går ud på at udenlandske studerende der kommer til danmark for at studere rent faktisk reelt er studerende

handler om vi har behov for at skærpe de betingelser der er fordi vi har kunnet konstatere at

studerende som laver alt mulig andet end at studere

at at der skulle være nogle uddannelser der er bedre end andre eller at nogle der er i bestemte fag er bedre end andre det

handler jo ikke om at nogle danskere bliver pålagt noget bestemt det handler om at udenlandske studerende bliver pålagt noget bestemt rent faktisk er det jo i de danske studerendes interesse og i øvrigt også i de udenlandske studerendes interesse som passer deres studier at vi holder dem ude som ikke studerer men som laver alt mulig andet for

uddannelserne og det forringer også danmarks omdømme som et rigtig godt uddannelsesland også

bliver stillet ringere med det her lovforslag ud over de fupstuderende som kommer til danmark under dække af at være studerende og så reelt ikke er det

dem det handler om og jeg forstår ikke at det kan være så vanskeligt

er jo forholdsvis enkelt når man kommer til danmark og søger om at

sådan at man forinden har bestået en sprogprøve det skal være sådan at man kan dokumentere at

der er kortere tid tilbage af ens uddannelse

der svarer til fem tusind kroner om måneden det er da et meget rimeligt krav at stille taget i betragtning at det trods alt koster noget

det her er udtryk for en negativ særbehandling af dem altså at de stilles ringere

hvor vi har haft nogle store problemer i forhold til udenlandske

under forudsætninger som de så ikke

det giver meget god mening derudover

det sikrer jo at de udenlandske studerende der så kommer er ressourcestærke

være med til det som vel er hele pointen med at man får udenlandske studerende

at man får et bedre uddannelsesmiljø at man får løftet uddannelserne rent fagligt fordi man er sikker på at de udenlandske studerende

uanset om det er på et erhvervsakademi en erhvervsuddannelse eller på et universitet rent faktisk også

udvikle uddannelserne det er almindelig sund fornuft

på flere gange at når vi kan se er et hul i udlændingelovgivningen som nogle forsøger at misbruge at misbruge

opgave at sørge for at man går ind og lukker det hul om ikke andet i hvert fald forsøger at

jeg må indledningsvis sige at jeg er meget enig med socialdemokraternes ordfører i det tankevækkende i at

tilbage i november sidste år nu pludselig skal hastes igennem men sådan skal det åbenbart

vi har desværre set eksempler på skruppelløse agenter

der skulle have været studerende men som ender med at arbejde illegalt og på den måde deltager i social dumping og

det er alvorlige problemer og dem medvirker vi meget gerne til at løse i

centralisere sprogkravene til udenlandske studerende så ministeren fastsætter dem som betingelse for at få en opholdstilladelse dels stramme op på kravet

hvis de ikke har noget stipendium se hvis det var med de to greb vi løste de problemer jeg skitserede før så ville vi være for det uden at blinke men vi er usikre på om det

ikke mindre af at vi i høringssvarene kan se at den usikkerhed deles af dansk arbejdsgiverforening ftf

de aktører der peger på at de skærpede krav kan udgøre en barriere for rekrutteringen af udenlandske studerende og

et godt internationalt studiemiljø

uddannelsesinstitutioner og desuden gøre en ubetalelig god reklame for danmark

og menneskeligt på et studieophold i danmark skal man lede længe efter

effekter vi kan risikere at sætte over styr hvis ikke lovforslaget rammer rigtigt

de centraliserede krav til engelskkundskaber tilpasset niveauerne på de forskellige uddannelsestyper kan da være meget fornuftigt det er helt afgørende hvordan indholdet og niveauet i prøven bliver fastlagt hvordan det bliver administreret og om man sørger for at få inddraget de enkelte uddannelser i tilstrækkelig grad ellers risikerer man at blande sig uhensigtsmæssigt i de fagligt funderede optagelsesprocedurer der er på de forskellige uddannelsesinstitutioner

undersøge om det kunne være relevant med andre ligesom vi også

belyst hvor meget testen

forskelsbehandling af uddannelserne når deponering af midlerne kun gælder erhvervsakademiuddannelserne

at skabe så markant forskellige konkurrencevilkår for universitets og professionsbacheloruddannelserne på den ene side og erhvervsakademiuddannelserne på den anden side

vi vil ligesom socialdemokraterne bede om at vi kan få forslaget splittet op så vi får mulighed for at forholde os til de to dele af lovforslaget hver

hvis man virkelig mener at det er rigtig

helt ekstremt urimeligt i at antage at et

cirka fem tusind kroner om måneden nok

passer meget godt med hvad der skal til for at man er i stand til at forsørge

der så kommer har bedre forudsætninger for at være med til at løfte de uddannelser vi har i danmark og

meget forsimplet tilgang at sige at de bedste og mest ressourcestærke

skal det altså være en bankkonto med en spærring dermed forstået at det altså en bankkonto man kan bruge til at dække sine løbende leveomkostninger

for løbende at hæve ydelserne og så

su medmindre der er

tid end en år tilbage af ens uddannelse derfor forstår jeg bare ikke hvad det urimelige er i at man siger at en studerende som kommer til danmark som udgangspunkt skal have cirka

socialdemokratiske ordfører var inde på

en række eksempler på de bliver jo snydt til at komme herop

at gode argumenter for at

der i min ordførertale snakkede om de unge mennesker der bliver fuppet til danmark af skruppelløse uddannelsesagenter

dermed deltager i social dumping og pres på danske lønninger

vi ser hvad der er af mulige negative konsekvenser som rigtig mange af høringsparterne peger på

der konkurrerer om de samme studerende og det er uddannelsesinstitutioner der skal

de samme gunstige uddannelsesmiljøer herunder internationale uddannelsesmiljøer derfor synes jeg

når for eksempel københavns erhvervsakademi spørger hvordan det kan være

danmark skal forblive et åbent og attraktivt land for

som gerne vil bidrage til samfundet og danmark er

ordninger vi har mange fremragende ordninger til at få opholdstilladelse i danmark en af de gode ordninger vi har og som der er blevet givet

studieopholdstilladelser jeg synes det er en god ordning som vi skal bevare men også værne om for det er jo sådan at de der kommer og studerer i danmark

faktisk rigtig mange eksempler på men det er som sagt en god ordning der ikke skal misbruges ordningen skal

med de rette kompetencer til at gennemføre en uddannelse blandt andet derfor har regeringen allerede gennemført en række initiativer der

til at sikre at kun reelle udenlandske studerende kommer til landet

desværre er der yderligere brug for initiativer til at hindre misbrug og derfor foreslås det i lovforslaget at de udenlandske studerende fremover skal have de fornødne sproglige kompetencer til at klare en uddannelse desuden skal det også sikres at de udenlandske studerende har tilstrækkelige midler til at forsørge sig selv

beklage at folketinget skal udmønte en aftale indgået for otte måneder siden imellem tre partier i folketinget det burde regeringen selv have sørget for var sket i den såkaldte

dernæst vil jeg godt understrege at statsministeren havde et indlæg

for godt et års tid siden hvor statsministeren gjorde meget ud af at love at nu ville regeringen sætte stærkt ind

at tiltrække kvalificerede udenlandske studerende og gøre rigtig meget for at fastholde dem i danmark

ikke sket noget på det område før dette lovforslag jeg ved ikke om det er det rette lovforslag som svar

tonen og den måde man har valgt at udmønte bestemmelsen om at integrationsministeriet skal have hånd i hanke med

uhensigtsmæssig først har vi en tradition for og den ser det radikale venstre i hvert fald meget

fastholder at det er universiteterne der har ansvar for adgangskravene

det er også universiteternes opgave at kontrollere at adgangskravene opfyldes nu indføres der altså noget mere bureaukrati på det her område man fratager faktisk

som burde fastholdes på de institutioner

dernæst synes jeg at det er

at deponering af en års su skal ske på en konto i en dansk bank det er temmelig vanskeligt at skulle

det gælder så ikke eu borgere

dernæst synes jeg det er

meget meget skrapt at man i bemærkningerne understreger at når den frivillige spærring af kontoen er ophævet underforstået på lovlig vis efter lovforslaget og bemærkningerne her og så fortsætter jeg citatet og den udenlandske studerende indrejser i medfør af en studieopholdstilladelse vil den pågældende være forpligtet til at have et beløb svarende til tilstrækkelige midler på en konto

at myndighederne i danmark løbende skal kunne kontrollere at der er det tilbage på kontoen som svarer

det er grænseoverskridende

er kommet til et dansk uddannelsessted

dette uddannelsessted har

adgangskrav der er alt for meget mistillid rettet mod mange institutioner i danmark i det her lovforslag

dybt beklageligt vi tager stærkt forbehold over for hvordan vi forholder

jeg bryder mig ikke om den måde

det kommer altså til at gøre vores studiemiljøer fattigere fordi internationalisering

at danske studerende rejser ud i verden internationalisering er også at der kommer udenlandske studerende her til danmark og vi er som sagt meget bekymret for om det her

at der er færre der vælger at komme til danmark og uddanne sig

man bliver stillet over for skrappere krav hvis man søger optagelse på for eksempel et erhvervsakademi end hvis man søger optagelse på et

andet socialdemokraterne også har påpeget vi kan sige at man jo helt følger linjen fra pointsystemet nemlig uddannelsessnobberiet det

med sig

følger med lovforslaget er

til de gebyrer som man jo regner med

skal betales af de studerende det vil igen kunne betyde at færre har mulighed for at komme

bare sige at vi er fuldstændig enige med de radikale om at det er en rigtig god idé at det er uddannelsesinstitutionerne selv der får lov til at fastsætte

lille land som er fuldstændig afhængigt af at vi kan

og have samspil med udlandet

den bedste baggrund for det samspil er personlige forhold hvor man kender hinanden og en af de bedste måder at lære hinanden at kende på

det være sig mens man er meget ung det være sig når man er lidt længere fremme men på den måde opnår man et godt forhold til landet og lærer landets måde at være på og

fremtidigt samspil mellem danmark og udlandet danske studerende der tager til udlandet kommer tilbage og har fået forbindelser som ofte holder resten af livet udenlandske

på nøjagtig samme måde jeg har selv fra mit civile erhverv

haft meget at gøre med udenlandske studerende blandt andet fra kina og også fra japan hvor der jo er en ganske anden slags kultur og hvor man ærer sin læremester meget hvilket gør at man ofte er meget høflige og ofte giver læreren og omgivelserne ret og det vil sige at man

derfor skal man være tæt på hinanden og det skal man være igennem længere tid

at liberal alliance er meget enig med herre naser

de bemærkninger

herre naser khader kender jo også til hvordan forholdene er i udlandet ligesom jeg altså gør fra mit civile erhverv hvad angår

man somme tider får studerende fra udlandet som ikke kan det engelske sprog

de vil ofte når man vejleder dem taler med dem underviser dem nikke forstående og man tror at

derfor er det helt afgørende at de har gennemgået en sprogtest

testet de studerende

kan det være vanskeligt så vi støtter kraftigt at denne sprogtest bliver gennemført ellers vil det være spild

vil opstå mange misforståelser hvad angår det økonomiske er det også min erfaring at nogle af de studerende

kan i danmark som er et dyrt land derfor mener vi også det er nødvendigt at der bliver stillet krav til at den nødvendige

kan forekomme lidt vanskelige at løse idet det

få en konto i et dansk pengeinstitut men det må være en teknikalitet som jeg formoder

belyses nærmere i udvalgsarbejdet men generelt vil jeg sige at liberal alliance

jeg medgiver oppositionen

nærstudere bemærkningerne for at forstå sagens rette sammenhæng for det ene sted i bemærkningerne er der en gengivelse af aftalen som den forelå på det tidspunkt i mellemtiden apropos disse berømmelige eu regler og grænsesætninger

det blevet klargjort at man også i den sammenhæng skal overholde eu reglerne og derfor ikke kan forbeholde dette

i relation til at trække på den pågældende konto alene skal de dog selvfølgelig leve

udvalgsarbejdet jo hvor vi kan tage fat på den side af sagen

godt sige tak for den gode og grundige debat

en gang må jeg konstatere at vi jo ikke alle

jeg synes jeg har svaret på det der sådan umiddelbart har optaget diskussionen

er vigtigt for danmark at tiltrække dygtige udenlandske

vi har siden to tusind og et gennemført en række justeringer af udlændingepolitikken og det har virket og derfor er det jo faktisk sådan

mange også mange flere

det er til gavn for danmark højt kvalificerede udenlandske studerende bidrager positivt til studentermiljøet det indgår i rekrutteringsgrundlaget for forskeruddannelser og kan bidrage til at sikre danske virksomheder højt kvalificeret arbejdskraft og så videre men det er også vigtigt at sikre at de udenlandske studerende bliver reelle studerende vores uddannelsessystem skal jo ikke

for mennesker som egentlig ønsker at arbejde ulovligt frem for at studere og derfor skal det sikres at udlændinge der

opholdstilladelse for at studere i danmark rent

er i høringssvarene for at de her skærpede krav

aarhus universitet altså nogle parter som man må gå ud fra

evaluere det her men vores vurdering er at det vil ramme folk som misbruger systemet

den her principielle diskussion omkring forskelsbehandling af

universiteterne professionsbacheloruddannelserne

det her stiller de tre uddannelsesretninger ulige i konkurrencen

internationalt orienterede studiemiljø som jo

nemmest at komme ind på hvorfor

der forventningen om misbrug må være størst

vil jeg sige om revisionsbestemmelsen

om teknik jeg har forstået at en ministertilkendegivelse er rigelig

de forskellige videregående uddannelsesinstitutioner kan ministeren ikke bekræfte at de tre former for videregående

motivation at man kan rejse flere penge

hvad der nu måtte ligge jeg vil sige

men vi tager da også gerne en nærmere drøftelse af de forhold under

sagen er altså den at den sondring er indført fordi det er nemmere at komme ind på de pågældende uddannelser